hjemmeboende ældre spise med mod betaling

i artiklen feltstudier fik smilet frem i thisted dagbladnordjyske stiftstidende

og holde sig sunde og friske

have nogle at dele spiseoplevelsen med at spise sammen er en hyggelig aktivitet for mange mennesker og måske særlig for ældre kan det være dagens højdepunkt og den ting der skaber ekstra liv og afveksling i hverdagen

jeg synes det er en positiv ting at man på nogle plejecentre har forskellige måder at invitere andre ældre ind på

hver enkelt kommune kan for eksempel godt tilrettelægge deres madservice sådan at hjemmeboende ældre kan spise

et eller flere af kommunens plejecentre hvis man i forbindelse med friplejeboliger ønsker at lave mad til ældre der kommer udefra

der også vide rammer for det en friplejeleverandør må nemlig godt lave og sælge mad til flere andre ældre ældre der kommer på besøg end dem der bor

rigtig godt hvis man kunne ændre det sådan at man kunne kunne tilbyde ældre der boede hjemme

i i besvarelsen fra ministeren altså om det er ministerens og regeringens ambition at man skal give mulighed for at lade de hjemmeboende ældre betale for

kunne spise med for sådan som jeg læser artiklen og som

regeringens ambition at man skal åbne for for den mulighed og kunne ministeren eventuelt sætte lidt flere ord på de muligheder der allerede er der

lederen jo mens ministeren og og de ældre sammen med

der var nogle lovgivningsmæssige problemer og nu siger ministeren i dag at det er der slet ikke så skal man forstå det sådan at der ikke

står i vejen for at lade de ældre komme ind

siger ministeren at det kan man allerede så jeg er lidt tvivl om

forbrydelser som de har begået det er ikke nogen hemmelighed at det selvfølgelig kan være vanskeligt for myndighederne

for forbrydelser der er begået flere tusinde kilometer væk i en krigszone

og det gør de også i juli to tusind og femten nedsatte den daværende justitsminister en særlig indsatsgruppe

indsatsen for at retsforfølge fremmede krigere

sager mod fremmedkrigere og koordinerer myndighedernes tiltag

der skal ikke være nogen tvivl om at såvel anklagemyndighed som domstole ser alvorligt på denne type sager og så sent som for fjorten dage siden blev der rejst tiltale mod seks personer

af is den enogtredivete marts to tusind og sytten idømte østre landsret endvidere en fremmedkriger seks års fængsel for at have lade sig hverve af is i syrien den pågældende blev også frataget sit danske statsborgerskab og udvist af danmark for bestandigt

en række sigtede personer hvor der endnu ikke taget stilling til om der skal rejses tiltale så om om jeg er tilfreds jeg er jo tilfreds i det omfang at alle dem

gerne spørge ministeren som sidder inde med flere oplysninger end jeg gør

hvor mange syrienskrigere man mener der har været og hvor mange det er

hvoraf lidt under

halvdelen kunne være tilbage i danmark det er

at det jo er anklagemyndigheden der afgør om beviserne i den konkrete sag er stærke nok jeg kan love at man er meget

vi påviseligt ved befinder sig i danmark

i syrien kan være svære at få fat fat på men hvor mange af dem som har været i syrien er rent faktisk blevet stillet til ansvar

jeg ikke kommer til at stå at sige noget forkert her for rigtig gerne kunne give

en anelse provokerende på folks retsfølelse at der går ret mange syrienskrigere frit rundt i danmark som aldrig nogen sinde er blevet stillet til ansvar

handler om hvor man rejser hen og ikke hvad man har begået det gør selvfølgelig

kunne blive uenig med spørgeren om det her

bevisførelsen og vi rejser jo ikke sager uden

tage sig af de man mener der er størst sandsynlighed for at der sker fejl skatteunddragelse eller svig

undgå at betale den skat som lovgivningen tilskriver den næste medarbejder skal så tage det

udsat og så videre og så videre det betyder at man

det gennemsnitlige provenu per medarbejder man har i dag er og så sige

også få fremadrettet en anden tilgang kunne så være at

får ud af et konkret projekt hvor en medarbejder er ansat men ideen i skat har jo været at man har skullet ændre på lovgivningen på automatiske indberetninger således at man undgår at der er problemer vi kan sagtens have

at i stedet for at kontrollere sig ud af fejl skulle man lave systemer der gjorde at der ikke skete fejl altså med stadig mere automatisk indberetning

ændre deres skatteoplysninger inden skat

mulighed for at låse felter sådan at man godt kan lave en indberetning selv men hvis den indberetning man laver er ekstraordinært stor eller andet ja så skal skat kontrollere den inden den bliver godkendt

har man fået systemer der gør

kan indberettes forkert enten fordi det er automatisk eller fordi

eller systematisk igennem skat derfor er der problemer med at lave en sådan businesscasetilgang

vi foreslår at vi ansætter tusind ekstra til skattekontrollen så vi kommer op på ni tusind i

ansætter tusind i inddrivelse sådan

der i to tusind og fem var cirka ellevetusinde ansatte i skat mens der i to tusind og femten var cirka seks

og vi har set at det måske er den dyreste besparelse i danmarkshistorien pengene fosser ganske enkelt ud af statskassen derfor synes jeg det er relevant når man ser på fortidens fejl at man ser på hvad man kan gøre bedre fremadrettet der kan vi jo se at en lang række kontrolprojekter viser at skattemedarbejdere tjener deres løn ind mange gange så finansminister som sidder på pengekassen i det her land skulle vi dog ikke lave en fornuftig investering i skat

titusind for det har jo vist sig igennem historien også da finansministeren selv var skatteminister

det har kostet de danske borgere milliarder af kroner pengene er fosset ud af statskassen fordi der er blevet nedlagt tusindvis

og sytten rent faktisk ansætter flere folk i skat der skal ansættes tusind mennesker mere det er ganske korrekt og det skal der på en lang række prioriterede områder hvor man går ind og kigger på hvordan vi

og forbedre den indsats der er så når spørgeren har det udgangspunkt at vi bør gøre noget for at rette op på det arbejde der gøres i skat så er

får tilført flere penge og dermed har mulighed for

og se at der er en fornuft i at man ansætter endnu flere folk i skat fordi det simpelt

være hvis vi nu tager udgangspunkt i et kontrolprojekt som vedrører

hedder negativ moms altså hvor skat betaler moms tilbage kan vi jo se på baggrund af et spørgsmål som jeg har stillet at hver medarbejder i månederne januar september to tusind og seksten hver hev to og fyrre million kroner hjem efter at deres

næste år og planlægger

sidder og arbejder og knokler hårdt med det her for at sikre at man lukker problemer

udbetalingerne er steget koloenormt bare fra to tusind og ni til to tusind og femten de er steget med otte og tres procent fra en hundrede og ni og tredive milliard kroner i to tusind og ni til to hundrede og fem og tredive milliard tusind og femten og kun to procent af udbetalingerne

at vi bør gøre op med historiens fejltagelser

systemindretningen man bør

skal kontrolleres så er der jo den tilgang

ændre reglerne således at der bliver færre problemer og

som blandt andet skyldes at it systemer har været udviklet for dårligt eller for sent og at der har været en indhøstning af gevinster for tidligt i forløbet men det ændrer ikke ved

er for mange der har rigtig travlt med at rakke den enkelte medarbejder

det kommer jeg ikke til at deltage i jeg anser skat for at være en nødvendig investering i finansieringen af fremtidens velfærdssamfund det er en aktiv handling at vi i danmark finansierer en lang række fælles velfærdsgoder gennem skat afgifter told og andet

sikre at det bliver opkrævet så effektivt dygtigt og

har vi nogle udgifter til skat

er for en indtægt vi ønsker

vores velfærdssamfund op på hvis vi ønskede en anden

af vores indtægter kom fra en udvidet momsordning hvis man havde det ønske

at vores indtægter skulle komme

er for en finansieringsform vi ønsker

er for et finansieringsniveau folketinget er blevet enige om derfor er der grund til at sige

restancerne ligger i øjeblikket på

penge som borgere og virksomheder skylder statskassen skylder velfærdskassen vi har set hvordan svindlere har haft kronede dage og i forbindelse med refusion af udbytteskat har kunnet suge over tolv milliard kroner op af statskassen det synes jeg er et meget stort problem og det skyldes jo de nedskæringer der har været i skat og man må sige at måske specielt en politiker har

meget ansvarlig for det her nemlig den politiker som var skatteminister i perioden to tusind og fire til

den politiker som i dag er finansminister den politiker som stod bag indførelsen af efi

når man ser på historien er det så ikke sådan at man må erkende at det var en fejl ikke at sammentænke udgifter og indtægter altså se på hvor mange penge hver enkelt skattemedarbejder tjener hjem og når man ser på de fejl

er det så ikke et relevant spørgsmål at stille er finansministeren danmarks dyreste

min tid som skatteminister sluttede i februar to tusind og ti fra skat blev

var der et fald i bevillingerne på fem hundrede og to og tres million kroner fra to tusind og ti til to tusind og fjorten

et fald i bevillingerne på knap otte hundrede million kroner

ansvaret var det det økonomiudvalg der

som blev bakket op af herre rune lund som var med til at gennemføre besparelserne på otte hundrede

skal ikke afskediges folk i skat der skal ikke nedlægges stillinger der skal ansættes flere

spørgsmål nemlig at finansministeren ikke er interesseret i at ansætte flere men finansministeren er jo heller ikke interesseret i at vedkende at det var et problem at man nedlagde tusindvis af stillinger og derfor er spørgsmålet igen er finansministeren derfor ikke danmarks dyreste

da jeg var skatteminister udsatte jeg efi og tilførte flere medarbejdere på inddrivelsesområdet fordi jeg kunne se at

at det var fejlbehæftet så giv nu skylden til dem der har skylden giv mig skylden for hvad der skete frem til to tusind og ti

finansloven for to tusind og fjorten som s r sf regeringen indgik med de borgerlige men

den store katastrofe skete jo da finansministeren var skatteminister

svar på spørgsmålet er det ikke rigtigt at finansministeren er danmarks dyreste

to tusind og femten til og med den femte august to tusind og femten var udbetalingen på ni milliard

fem år efter jeg var stoppet som skatteminister

et system som man i mellemtiden havde fået flere advarsler

overhørig jeg tager skylden for det der skete på min vagt jeg savner at de andre tager skylden for det

petersens parti eller må jeg sige partier

støtteparti ja der var det sådan at der blev færre og færre medarbejdere i skat for i to tusind og femten kom planen

tilført flere penge og ansat flere mennesker det blev gjort på nogle prioriterede områder

var det største behov det betød at det var målrettet ejendomsområdet inddrivelsesområdet og toldområdet et toldområde som den tidligere regering vidste der var udfordringer omkring

udskyde til senere valgte at skubbe problemet foran sig sådan at det blev nu her med den finanslov der gælder for i år

blev der med finansloven for i år tilført skat flere ressourcer

ansat tusind mennesker mere til at hjælpe med at rette op på den store opgave der er med at finansiere det velfærdssamfund vi ønsker i

det er rigtig rigtig godt at der bliver ansat flere mennesker jeg synes det er rigtig godt at man får lavet

plan som ikke bare er for indeværende år men som rækker frem over to tusind og atten og to tusind og nitten for at tilføre skat nogle flere ressourcer og for at sikre at vi har muligheden for at rette op på de udfordringer

som er nødlidende i skattevæsenet og som betyder at der hvert år er et tab på konservativt skønnet fem og tyve milliard kroner i

op på de problemer som stammede fra finansministerens tid som skatteminister det er jeg helt enig i man ikke gjorde

var en plan om at gøre mere for inddrivelsen

var fuldstændig nødvendigt at gøre derfor var det rigtigt at gøre det og vi indgik i den aftale men i de forhandlinger blev vi blankt afvist

gøre noget ved den serie af områder i skat hvor pengene ikke kommer ind som de burde hvor lovlydige virksomheder er udsat for konkurrence fra nogle der konkurrerer på ikke

den rigtige skat i stedet for at være dygtige til at drive forretning og hvor almindelige mennesker der betaler hvad de skal kan opleve at

kommer til at betale det de skal det nægtede regeringen dengang at gøre noget ved

spurgte om hvorfor ville man ikke i de forhandlinger være med til at styrke skats indsatsområder men afviste os blankt i det

tusind mand ekstra vi tilførte flere midler til skat

på de områder som var mest nødlidende

i forhold til ejendomsvurderingen vi gjorde det

til inddrivelsen vi gjorde det i forhold til toldområdet det er der vi har set

får man også mulighed for at tilføre midler til den basale drift af skat

overlader det til skats ledelse at træffe beslutning om hvorledes man vælger at prioritere

skatteministeren om hvis man har et spørgsmål om hvilken regering der har tilført flest midler i nyere tid flere nye ekstra midler til skat så

i en årrække hvor skat får tilført ekstra

på en række længere tilbage og tre pladser derovre jeg stod her og finansministeren stod derovre og var skatteminister dengang

sagde igen og igen når vi stod her og diskuterede at der var rigeligt med ressourcer i skattevæsenet

det skete jo bare ikke tværtimod står vi nu med en kæmpe misere den har vi et fælles ansvar for at rette op på men finansministeren har ikke villet afsætte midler til at styrke skats indsatsområder vil det ske på den kommende

i stand til at klare de opgaver der skal klares med de ressourcer vi kører med nu det var altså den daværende regerings klare opfattelse

der nu tegnet et billede af at alle problemer der er i øjeblikket i skattevæsenet stammer fra før februar måned to tusind og ti det holder altså ikke helt men lad os nu endelig kigge på

kassen var lukket ovre hos finansministeren de penge skulle bruges på at lette skatten på en række punkter vi ville gerne have

for at få de skatteindtægter ind som bør komme ind til fællesskabet

behandler folk rimeligt når de betaler deres skat altså at andre så kommer til at gøre det samme det ville finansministeren ikke være med til det ville regeringen ikke være med til vi synes det er glimrende at man tilfører midler til de allermest nødlidende områder

fortjener tak for der var ikke andet at gøre men når vi nu er kommet med et omfattende udspil til hvordan vi styrker indsatsområderne kan vi så regne med at de områder bliver tilført midler næste år i modsætning til den afvisning vi mødte

det gør vi i år vi tilfører også skat flere ressourcer næste år de ressourcer skal bruges der hvor skat vurderer

i hvordan skat og skatteministeriet vælger at prioritere ressourcerne hvis man i skat vælger at sige at

mest nødlidende område er kontrol

mest nødlidende område er inddrivelse så synes jeg

lytte til hvad medarbejderne i skat siger det vil jeg gøre det håber jeg også

igennem mange år der er nogle få nye der er kommet til undervejs

og sige det er godt at vi har jer for

særligt ansvar ja har ethvert medlem af for eksempel regeringens økonomiudvalg ikke et særligt ansvar for hvordan man vælger at prioritere de midler der bliver afsat undervejs har man ikke hvis man sidder i koordinationsudvalget et særligt ansvar for

et ansvar for hvordan man valgte at prioritere og hvordan man valgte at bruge pengene

stoppede som skatteminister det ansvar vedstår

og jeg vil også sige at der er noget

gjort anderledes i dag hvis jeg kunne

så meget på et fælles inddrivelsessystem som viste sig at være meget besværligt men jeg valgte trods alt da jeg fik beskeden om at det ikke fungerede at udsætte det og til gengæld tilføre inddrivelsen nogle flere ressourcer i dag har jeg

med at skat får tilført flere ressourcer at der bliver flere medarbejdere

ansat i skat i to tusind og sytten to tusind og atten og to tusind og nitten således at vi kan få hjulpet

vi kan sikre den finansiering af velfærdssamfundet som jeg mener er rimelig

daværende venstreregering

give det største skulderklap til de medarbejdere der er i skat nemlig at sørge for

er nødvendige for at løse de opgaver den danske befolkning forventer

erkender han sit medansvar det hører jeg ham

ikke sådan at der er afsat ressourcer på finansloven

til skats indsatsområder finansministeren nævnte i besvarelsen af det tidligere spørgsmål at det kun

til indsatsområderne som handler om skattely social dumping kontrol

ligning er det ikke den klogeste måde vi kan

fra to tusind og atten og fremefter bliver der faktisk

gør i indeværende finansår

kan vælge hvor de ønsker at bruge henne for jeg tror på at

at sikre flere ressourcer til skat men vi vil

også gerne gå skridtet videre og sikre at der er endnu flere ressourcer til lige præcis indsatsområderne i skat

er det jo ikke jeg kan ikke sidde og sige til skatteministeren

ikke sidde og sige til ældreministeren hvordan hun skal prioritere sine ressourcer vi sætter en ramme

for de massive nedskæringer som finansministeren

venstres ordfører tilbage i to tusind og syv efter at

nogle af de nedskæringer og jeg citerer man lever i en fortidig verden hvis man tror at det drejer sig om antal hoveder

er den tankegang hvor man skal have nok mandskab i skat til også at kunne kontrollere

til indsatsområderne noget der hører fortiden til er det gammeldags eller vil ministeren i dag give håndslag på at der faktisk er brug for flere hoveder i skat

bare sige det helt klart jeg mener at

flere ansatte i skat og vi har afsat midlerne i modsætning til den linje der var dengang fru lea wermelins parti sad i regering hvor man fortsatte med at reducere bevillingen til skat så tilfører vi flere midler til skat vi tilfører midler til at der kan ansættes tusind mennesker mere her i to tusind og sytten og to tusind og atten således at vi kan få løftet antallet af medarbejdere i skat

drive skat uden medarbejdere så antallet af personer betyder også noget det er klart at hvis man laver som det er gjort med succes et motorregistreringssystem der er effektivt og dygtigt er det muligt at reducere antallet af medarbejdere på det område hvis man ikke får iten på plads som vi kender med det

det være en hæmsko for medarbejderne så det er sådan at antallet af medarbejdere jo skal afhænge af

ressourcerne til at kontrollere selv om det faktisk ville være en god forretning

både for skat og for os alle sammen hvis man havde flere ansatte

indstillet på fra regeringens side at afsætte flere ressourcer til indsatsområderne skal der flere hoveder til at kunne lave den kontrol som det ene som

styrke om det er inddrivelse om det er told

behov for at få de ekstra ressourcer tilført det er sådan at vi fra regeringens side har brudt en meget lang tendens til at skat blev mindre og mindre og fik færre og færre ressourcer tilført vi har for første gang i årevis tilført

at dirigere noget politisk retning hen i de investeringer som man foretager vi er enige i

tusind flere ansatte der skal være i skattevæsenet en aftale vi har været enige om og det handler

om ejendomsvurderinger og inddrivelse det vi har foreslået er jo at man ansætter tusind flere medarbejdere

på indsatsområderne social dumping skattelykontrol ligning osv for at undgå fremtidige skandaler vil finansministeren ikke hjælpe os med at finde penge til det på finansloven

to tusind og sytten hvorledes den ramme så udvikles og bruges benyttes overlader jeg trygt til skatteministeren jeg skal ikke sige hvordan finansministre har opført sig i

min indstilling at det skal være sådan at en ressortminister

er at der er en ansvarlig politik der gør at vi

altså vi har en ramme for hvor meget der er

og den ramme skal overholdes medmindre man vil føre en uansvarlig økonomisk politik så er der i spørgsmålet refereret til

jeg har så været inde at læse den bagvedliggende artikel på

jeg er ikke bekendt med at der i de støttemuligheder fra eu skulle være mulighed for at lave en national

en strækning som jeg forstår reglerne

er det således at det er kun hvis vejstrækninger er grænseoverskridende at der kan være en støttemulighed

såkaldte eu kattelem der i givet fald ville kunne hjælpe os til at

og dermed have mulighed for at finansiere noget mere set fra min stol

offentlig finansiering af vores

sidder i kø ikke bare på den vestfynske motorvej men også på e45

prioritere jernbanenettet højere med

er der en grænse for hvor meget der er finansieret af anlægskroner og dermed også en grænse for hvor meget vi kan prioritere

spørgsmål til finansministeren og få et mundtligt svar her kun

fem dage efter at jeg stillede spørgsmålet

er der ikke mulighed for at de kan

komme i anvendelse

der ikke er tale om et vejnet som er grænseoverskridende

grunden til at jeg har stillet spørgsmålet i dag og baggrunden herfor

at regionsrådsformanden for region syddanmark har påpeget at der kunne være en mulighed der kunne være en eu kattelem som kunne hjælpe det tredje motorvejsspor på vej jeg vil gerne lige høre

ministeren vil uddybe det her med

kunne det være at det kunne undersøges nærmere

investere i motorvejsudvidelsen så derfor

sådan forbindelse mellem to lande den vestfynske motorvej er ikke grænseoverskridende medmindre

skal have frit fyn eller frit jylland det er jo lidt svært at se den som

derfor er der ikke støttemuligheder i forhold til anlægslofter

er der som sagt ikke noget anlægsloft men der er en grænse for hvor meget vi kan finansiere hvis vores økonomi skal være holdbar

vi investere mere i vejnettet hvis ikke vi finder yderligere finansiering

jeg er meget interesseret i at udvide den vestfynske motorvej jeg kører strækningen ofte jeg synes den er problematisk og

meget gerne være med til at gøre noget for at forbedre fremkommeligheden og nedbringe skadesstatistikken men det kræver at der er en finansiering det kræver at

råderum et eller andet sted ved at

statens indtægter udvide arbejdsudbuddet eller prioritere

at lave en udvidelse af vejstrækningen

kan prioritere vores midler regeringen kommer med sit oplæg til næste års finanslov inden udgangen af august måned der er et intensivt arbejde i øjeblikket

med at gennemgå en lang række områder jeg kan hverken give nogen løfter eller afvise nogen ting i forbindelse med

den langsigtede planlægning på den anden side af to tusind og tyve som spørgeren selv nævnte mener jeg det er afgørende at vi får prioriteret en større del af vores opgraderinger på vejnettet fordi vi kan se

på lige under hundrede milliard kr og turismeerhvervet skabte ethundrede og femtentusind fuldtidsarbejdspladser på tværs af hele danmark

har fokus på at danmark er et attraktivt rejsemål for udenlandske turister og der er mange faktorer der har indflydelse på om de udenlandske turister vælger at rejse til danmark kendskab til danmark rejselyst kvalitetsoplevelser god service og attraktive overnatningsmuligheder

også et element den midlertidige danske grænsekontrol med fokus på grænsen mod tyskland har været gennemført siden starten af januar to tusind og seksten

og seksten altså i perioden siden den midlertidige grænsekontrol blev indført viser endnu et godt år for dansk turisme i alt var der over en og halvtreds millioner registrerede

og en vækst på knap fem procent i de udenlandske

en væsentlig grund til at to tusind og seksten blev et rigtig godt år og antallet af tyske overnatninger steg med cirka

fem procent i to tusind og seksten hvorvidt den midlertidige danske

på turismen er dog ikke noget som vi har undersøgt nærmere men umiddelbart tyder tallene vedrørende tyske turister jo ikke

og vi har haft en grænsekontrol samtidig så det lader ikke til at der er en sammenhæng men vi har ikke noget

fast en gang for alle at det ikke ser ud som om alle de udsagn som har været

indførelse af grænsekontrol i to tusind og elleve

negative konsekvenser grænsekontrollen ville få

fem procent i den periode altså fra starten af

og seksten hvor der har været grænsekontrol det kan også være fordi vi lavede en midlertidig ekstraordinær indsats i tyskland hvor vi bevilgede nogle penge til en ekstraordinær turismeindsats i tyskland for ti million kroner det kan også

det kan have en effekt at der har været terrorhandlinger i frankrig

derfor prioriterer vi også turismeindsatsen meget højt visitdenmark er i god dialog med de regionale

det er i god gænge som sagt steg antallet i

i sidste uge det er rigtigt at regeringen gradvist har besluttet at konkurrenceudsætte landdistriktspuljens midler til forskning og det er helt i overensstemmelse med regeringens generelle ønske om mere konkurrence om udførelsen af offentlige opgaver derfor vil der fra to tusind og atten og frem ikke længere være tale om en fast bevilling fra landdistriktspuljen til center for landdistriktsforskning formålet med konkurrenceudsættelsen er at få mest mulig kvalitetsforskning for pengene fordi forskning formidling og ny viden om landdistrikterne jo er vigtige elementer i arbejdet med at skabe et danmark i bedre balance og det har meget høj prioritet for regeringen syddansk universitet har en lang tradition for at forske i landdistrikter og vil også fremover kunne opnå støtte fra landdistriktspuljen på lige fod med andre aktører

at gå fra en fast årlig bevilling til at indtræde i konkurrence med andre aktører om midlerne og derfor falder støtten til centeret heller ikke brat men udfases gradvist

generel udfordring at skaffe ekstern finansiering for alle aktører som virker inden for landdistriktsforskningen men en sund konkurrence kan jo også være en drivkraft for bedre forskning og derfor ønsker regeringen at give flere aktører mulighed for at byde ind på de offentlige forskningsmidler på landdistriktsområdet clf er jo ikke den eneste institution der forsker på området det gør andre også og derfor mener jeg heller ikke at den gradvise udfasning af den faste bevilling til clf fjerner fokus fra landdistrikternes vilkår og udvikling i den nationale forskning tværtimod forventer jeg faktisk at omlægningen af puljens forskningsmidler vil øge konkurrencen om at skabe ny viden og bidrage til den samlede forskning på området centerets faste bevilling er tidligere blevet tildelt via en resultatkontrakt med erhvervsstyrelsen og midlerne har været øremærket til konkrete projekter i denne kontrakt

fået en basisbevilling men man har givet støtte til konkrete forskningsprojekter som centeret har budt ind med fra år til år og det vil også være fremtiden for centeret at man skal byde ind

jo tidligere har fået fået penge med udgangspunkt i en resultatkontrakt det vil sige

rimelig sikker på at der var et vist niveau af

så det jeg kalder basismidler vi kan også kalde det noget andet vi kan bare kalde det en bevilling som man kan være relativt sikker på det har betydet at centeret med det udgangspunkt

kan i forskningsverdenen søge

man kan spørge sit hjemmehørende universitet og man kan gøre andet for at få flere midler end end hvad man starter med

centerlederen siger er at hvis ikke man har en grundbevilling som man er relativt sikker på man får hjem hvert år

tiltrække de eksterne midler det synes jeg som lægmand og politiker er et relativt ædrueligt argument det et argument der er meget nemt at forstå er

til forskningen og det kan sagtens være at man i clf

den opgave det er et rigtig godt

og de gør det rigtig godt så det kan jo være at de vinder det og så kan det være at de får endnu flere penge end de får i dag og så bliver drevet bedre forskning men

bedst mulige forskning hos de bedst mulige forskere og det

det handler om det man forsker om man kan sige at forskningen

er center for regional og turismeforskning på bornholm vi har jo om nogen som regering flyttet arbejdspladser ud af københavn

initiativer som vi har valgt at ville fortsætte med i den nye regering med et stort ambitionsniveau så selvfølgelig fortsætter vi den indsats og hvor forskningsindsatsen ender henne må afhænge af hvor den bedste forskning er til gavn for

åbenlyst at man bliver formet af hvad man læser i avisen og at man bliver formet af de mennesker man

om at vi får den bedste forskning i landdistrikternes forhold hvis hvis forskningen foregår fra fra en by

som som ligger relativt tæt på de landdistrikter som jeg tror vi har en fælles holdning til skal skal løftes så det undrer mig at ministeren ikke

at at det selvfølgelig hvis vi ønsker et danmark i balance også skal være

de ambitioner som den tidligere venstreregering havde og som den nuværende regering har overtaget og vil spæde endnu mere til i form af at vi flytter endnu flere statslige arbejdspladser ud næste år vi har så sagt at vi vil bruge flere penge til forskning i landdistriktsvilkår det er meget sandsynligt at de penge vil ryge til forskning som bliver foretaget i landdistrikterne

bedst mulige forskning så vi kan hjælpe landdistrikterne og jeg vil da håbe på at det er esbjerg der vinder det eller at det er bornholm der vinder det

mere udvikling og aktivitet arbejdspladser i landdistrikterne det er det vigtigste for

at understrege at ressourceforløb skal give mening og så må borgerne aldrig blive dårligere af at være

hen forpligtede til at tilpasse eller helt stoppe indsatsen hvis en borger for

bliver dårligere af at deltage i et konkret forløb jeg forventer og det har jeg også meldt klart ud i sagen om middelfart kommune at kommunerne foretager en ordentlig og grundig sagsbehandling der tager hensyn til borgernes situation og helbred

målgruppen det synes jeg er positivt så sikrer vi at kommunen og de praktiserende læger ikke går skævt af hinanden vi har også i forligskredsen bag reformen

og fleksjob iværksat en række initiativer til bedre ressourceforløb som skal styrke borgernes tryghed og retsstilling det er ikke ret længe siden og det skal

lov til at virke jeg følger området særdeles tæt og er jo også har sagt her i folketingssalen villig til at handle yderligere for eksempel ved den evaluering som vi gennemfører her i

og sytten hvis der måtte være behov for det men jeg noterer mig også

en del af forligskredsen i den her sag også

er for borgernes skyld det er for at spare penge og når samme repræsentant for lægeforeningen siger at de oplever mange eksempler på at borgerne faktisk får det værre af de ressourceforløb og det er vi jo enige med

der spørger jeg bare ministeren om ikke han oplever det som en meget alvorlig kritik jeg vil gerne henlede opmærksomheden på at det jo ikke er første gang

læger er på banen med en lignende kritik så jeg savner altså at høre hvad vil ministeren konkret gøre for

at kommunerne ikke har en sådan

alle oplysninger i de konkrete sager jeg noterer mig også at der er forskellige opfattelser af ressourceforløb det er jo ikke

af fem overlæger under overskriften resurseforløb er en hjælp ikke en belastning

at fralægge mig et ansvar i forhold til ressourceforløb

det kan jeg selvfølgelig hverken acceptere eller stå på mål for og derfor

jeg er allerede i dialog med middelfarts borgmester som så i den forbindelse

og at han ikke skal komme til beskæftigelsesministeriet men

det her er en meget vigtig sag for mig og derfor skal borgmesteren også møde på mit

om en kritik der er kommet fra lægeforeningen som jeg opfatter som en meget alvorlig kritik og det bør ministeren jo også gøre

mit spørgsmål til ministeren er

var det ikke også en god idé at få et møde med lægeforeningen

med formanden for lægeforeningens attestudvalg som har udtalt sig om

og så bede lægeforeningen om

dokumentere deres udsagn

så er en meget alvorlig

at lytte til hvad herre finn sørensen siger vel at mærke når det kan være fornuftigt så jo

det ville da være oplagt at bede om at få uddybet de kommentarer der måtte være kommet nu ved vi jo alle sammen at der

en til en rigtig gengivelse af det der står i avisen men lad det nu være det her er selvfølgelig en alvorlig sag og jeg ser med stor alvor på de ting der bliver sagt

ressourceforløb må ikke bringe

det skal kommunen gøre i henhold til loven

formanden for beskæftigelsesudvalget henviser til at ankestyrelsen i de fleste tilfælde giver kommunen ret i afgørelserne er ministeren enig i at det er et problem at loven åbenbart skal fortolkes på den måde

og som jeg lige har slået fast skal ressourceforløb give mening borgerne må aldrig blive dårligere af at

det er ikke ensbetydende med at man ikke kan finde sager hvor rehabiliteringsteamet mener at der er grundlag for et ressourceforløb selv om for eksempel borgerens egen praktiserende læge mener noget andet det er jo hele formålet med rehabiliteringsteamet at vi får en tværfaglig vurdering som indeholder en sundhedsfaglig vurdering hvor man vurderer borgerens mulighed for at deltage i konkrete aktiviteter med relevante skånehensyn efter min opfattelse er det fuldstændig forfejlet at tage kommunens statistik hos ankestyrelsen til indtægt for at ankestyrelsen dermed har godkendt at syge borgere skal igennem ressourceforløb selv om det forværrer deres helbred statistikken siger absolut intet om indholdet af sagerne eller borgernes situation som jeg også lovede

vi netop nu i fuld gang med at udarbejde det notat til beskæftigelsesudvalget om ankestyrelsens praksis som

men for den sags skyld også under under samrådet jeg synes der er brug for at

og det er jo så også med til at skabe klarhed over hvordan

fortolkes og jeg forventer

vi inden sommerferien kan være i stand til at oversende det

så fik vi udtalelserne fra lægeforeningen

sender mennesker i ressourceforløb imod lærernes advarsler om at borgerne

også rigtig mange eksempler på at kommunerne gør det her de har været fremme i medierne og ankestyrelsen har jo også beskæftiget sig med de her sager i den store praksisundersøgelse som ankestyrelsen gennemførte hvor ankestyrelsens konklusion var

gør kommunerne som de bliver bedt om bortset fra

ankestyrelsen er for lempelige med at tilkende

har middelfart kommune så ikke en lille smule ret når de siger

med at jeg kan oversende borgmesterens svar på hvordan middelfart kommune lever op til lovgivningen

med middelfart kommune men jeg vil gerne understrege

loven som er lavet jo ikke tager afsæt i at folk skal få det dårligere

lægers og speciallægers advarsler

eksempler på at ankestyrelsen godkender kommunernes

skulle det måske være den lovgivning vi har lavet der er noget i vejen med

i nogle principielle sager har godkendt ankestyrelsens afgørelser på det her felt altså hvor ankestyrelsen

af ganske få minutters eller få timers varighed

er en vigtig diskussion 2 jeg er helt åben over for at hvis der er behov for

i lovgivningen ser vi på det under den evaluering der finder sted her i to tusind og sytten så i bund og grund er det jo sådan set en ret åben dør som herre finn sørensen løber ind

det skal man også kvittere for jeg er et hundrede procent opmærksom på hvad loven siger og jeg er også et hundrede procent opmærksom på at kommunerne skal følge den lov

det problem at hvis ankestyrelsen og de civile domstole godkender den praksis i kommunerne som vi har set så mange eksempler på så er det nødvendigt at kigge på lovgivningen men jeg kvitterer for at der er kommet den melding fra ministeren og det vil jeg selvfølgelig

jeg bare sige at jeg mener jeg udtaler mig på et oplyst grundlag i den her sag og jeg håber også at ministeren vil gøre sig den ulejlighed

at rejse sig på ministerens hoved

syge mennesker der burde kommunen ikke have givet

pris på at at vi så kan få en oplyst diskussion det kan jo også

komme dertil at selv herre finn sørensen måske måtte blive klogere i forhold til hvad ankestyrelsen

truffet afgørelse om det kan man ikke udelukke

borgmester steen dahlstrøm han skriver at middelfart kommune er helt enig i at kommunen selvfølgelig skal efterleve loven og forholde sig grundigt til det materiale vi udsender fra ministeriet

set rigtig glad for er tilfældet det er

set også min forventning at landets borgmestre gør det borgmesteren skriver i forbindelse med tv to

dækning kan man få det indtryk at middelfart kommune ikke har taget notits af den skrivelse der er sendt ud fra ministeriet den fjortende marts vores medarbejdere i jobcenteret og socialforvaltningen har læst skrivelsen meget grundigt igennem og konstateret at middelfart kommunes praksis ligger inden for rammerne der præciseres i skrivelsen jeg er glad for at middelfart kommune har rettet op på den misforståelse som man får indtryk af bliver videregivet af udvalgsformanden og til sidst kan jeg ikke understrege nok at jeg naturligvis forventer at alle kommuner efterlever de skærpede retningslinjer og følger lovgivningen på området ikke mindst

også gerne kvittere for at sf som er en del af forliget har været meget proaktiv i den her sag og har været med til at sætte fokus på hele det her spørgsmål

deres borgere med respekt og rækker dem en hjælpende

ikke for meget forlangt men der er andre

kommune vælger at gå en lidt anden vej jeg kommer gange til at tænke på forligskredsen og

i et individuelt tilpasset jobafklaringsforløb uden tidsbegrænsning

hele tiden kommuner der skubber stenen tilbage til udgangspunktet hvordan får vi en gang for alle kommunerne til at fatte intentionerne

er kendt for at gå ret langt i forhold til at påpege problemstillingerne nemlig spørgeren selv jeg er ikke bekymret for

forligskredsen kan sørge for at den lovgivning vi har lavet

et hundrede procents opmærksomhed både efter utallige samråd

helt afgørende at vi nidkært følger de sager der måtte komme frem uden at

de sager der bliver nævnt men det er klart at hvis der kommer

er ventetider og uforklarlige forhalinger og papirer der rejser rundt mellem kontorer her kan man fald ikke bebrejde postnord problemerne

er der aflysninger og ændringer i aftaler der skaber utryghed og frustration hos borgerne jeg tror virkelig vi har brug for at ministeren

over for den her helt urimelige ventetid der skaber

kan tages af yderligere initiativer for at sikre at borgerne har en

ved den her meget omfattende reform der er gennemført men vi skylder jo så også at sikre at de forskellige vanskeligheder der måtte opstå undervejs

hurtigst muligt bliver rettet og det er vel sådan set det vigtigste signal at give til

at vi står på deres side i forhold til at sikre en retssikkerhed men også har respekt for det kommunale selvstyre for heldigvis er der rigtig mange af landets kommuner der jo godt kan finde ud af at lave gode

der skal række de syge og de sårbare borgere en hjælpende hånd

ministeren til konsekvent at styrke borgernes retsstilling hvad jeg også oplever

i fællesskab mellem os på christiansborg og

beskæftigelsesudvalg og så kan

set bare sige at der skal afholdes et møde

på de udtalelser som udvalgsformanden kom med fordi de simpelt hen ikke var rigtige i forhold til hvad det er der står i lovgivningen og dermed også hvad det er for et mandat som den her lovgivning om man så må sige skal føre med sig

i

hjem til danmark med deres udenlandske familie fordi seks og tyve årsreglen der jo er en undtagelse fra tilknytningskravet ikke længere finder anvendelse det gør den ikke som følge af menneskerettighedsdomstolens dom i den såkaldte

jeg er rigtig ærgerlig over at vi bliver nødt til at ophæve seks og tyve årsreglen

den varetager et vigtigt hensyn til blandt andet udenlandsdanskeres mulighed for netop

vende hjem til danmark men når menneskerettighedsdomstolen er kommet med en

i danmark og det ved jeg også at socialdemokratiet mener regeringen

har dog forsøgt hurtigst muligt at finde en løsning når nu seks og tyve årsreglen ikke længere kunne finde anvendelse

ønsker en løsning som jo ikke slår et stort hul i reglerne og dermed åbner en sluse for massiv indvandring via familiesammenføring men på den anden side

vil vi jo gerne give udenlandsdanskerne mulighed for at vende hjem med deres familier den løsning som vi er landet på her på den korte bane

er en opholdsordning for medfølgende familier til

med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer hvis regeringens lovforslag vedtages

vil udenlandsdanskere der i danmark er tilbudt en stilling der er omfattet af positivlisten eller beløbsordningen kunne få deres udenlandske familie til danmark på samme vilkår som udenlandske arbejdstagere nogle udenlandsdanskere vil altså ikke kunne opfylde de almindelige familiesammenføringsbetingelser herunder for

tilknytningskravet for at få deres familier til danmark i stedet for

de betingelser som der stilles til familierne til

det vil så derfor sige at der blandt andet vil blive stillet krav om at familien skal være selvforsørgende og have fælles

vil altså betyde at en række udenlandsdanskere vil kunne komme hjem

løsning på den længere bane derfor vil jeg også takke socialdemokratiet for at være gået med til at vi indfører en solnedgangsklausul

nu får lidt tid til at arbejde med en ny løsning der forhåbentlig kan komme til

i konkrete sager men det her er jo som ministeren

danskere der rejser ud og gør karriere i udlandet

tidspunkt vil hjem igen

vi er enige om at det skal der være mulighed for uden at vi åbner en ladeport for andre

drejer sig om hvad frygter

hjælper den pågældende familie fordi de er selvstændige så de kan ikke komme ind under

vide om man også vil lave lovgivning

ingeniør der skal arbejde i et dansk firma til en bestemt løn eller sådan

om noget som helst andet end om ret til at opholde sig i det land

laver de fremtidige regler det har ministeren så siger hun

det er selvfølgelig noget jeg gerne vil høre ministeren

man ikke kan gå ind i den konkrete sag og bakke op om

familien trygt kan være her indtil

det var det spørgsmål jeg stillede ministeren det er jo sådan at man normalt

kan stille spørgsmål til ministeren jeg svarer også gerne det har jeg også gjort

en del af hele den her aftale så kan man ikke bare

kunne være sket hvis vi ikke havde nogen regler på det her område

familiesammenføringsindvandring til danmark fra folk uden tilknytning til landet og det er i hvert fald ikke noget socialdemokratiet

betyde at man med ganske ganske ringe tilknytning

pakistan og andre lande som vi har set stor indvandring fra

vi har forsøgt at dæmme op for og det har så den her konsekvens og det er en konsekvens socialdemokratiet bakker

er spørgsmålet her er om der skal være nogle regler her i landet der gør at det er muligt at de kan vende tilbage til landet så er der en hel masse trakasserier om beløbsordning og alt muligt andet

er jo et holdningsmæssigt spørgsmål

der er rejst ud kan vende tilbage

at udlandsdanskere kan vende tilbage med deres ægtefæller men indtil

have stemt for en lovgivning samtidig stå

også redegjort for regeringens tiltag for at finde en løsning og det skulle således

fremgå at det regeringen gør

vi overhovedet kan for både på den korte og den lange bane at finde en løsning for udenlandsdanskere

det samme sigte her er man rejst ud som udenlandsdansker det ønsker vi alle sammen

menneskerettighedsdomstolen som vi begge to kender det betyder så at vi står i den situation som vi gør nu det betyder også at socialdemokratiet har

nu har nogle midlertidige ordninger som ikke hjælper alle udenlandsdanskere hjem det skal jeg beklage men det er altså som følge af den

håber så at vi på sigt kan løse det

ændret på grund af udefrakommende forhold kan man sige og derfor drejer det sig om hvordan vi får lavet noget på længere sigt

eksempel den her familie som er stået frem og hvor konen har fået

myndighederne og så er det jo et spørgsmål om den anke der er inde

det er jo ikke den eneste dansker der er rejst ud og har et ønske om at vende hjem på et givent tidspunkt jeg kender flere

ministeren har ikke kunnet nå at finde en løsning men

det håber jeg ministeren vil lægge sig i selen for

efter sag efter sag som man godt ved der vil gå i

ville være hyklerisk altså hvis man så stiller sig herned i folketingssalen eller rejser den ene ene sag efter den anden

selv har stemt for noget andet andet men

hjulpet så mange udenlandsdanskere som muligt

at få deres familier med hjem men selvfølgelig under visse betingelser og det er jo så det vi skal til at forhandle om nu her

et spørgsmål om en udfordring som jeg forstår vi

kan godt være at ministeren synes det er træls

det synes jeg så ikke det er jeg synes det er ordentligt at de mennesker der påtænker at komme til danmark eller som endda er kommet hertil

må man jo også efterleve det og herre bjarne laustsen kommer altså sammen med sit parti til at stemme for det her lige om kort tid og så nytter det jo ikke noget

hvert fald prøve at se om vi kan få enderne til at nå sammen det

og det synes jeg faktisk egentlig er

har altså et problem og ministeren nævner selv den lange bane og når jeg allerede nu tager det her spørgsmål op

det fordi både det her spørgsmål og andre spørgsmål

være i pipelinen på den lange bane

at ministerens ministerium kan finde ud af ministeren deler jo kage ud og fortæller hvor mange stramninger der er kommet til så man bruger jo systemet når man vil drive politik i en bestemt retning og det tror jeg da også ministeren vil gøre her og hvis vi er enige om

er at udenlandsdanskere skal have mulighed for at vende tilbage

det er forhandlinger som socialdemokratiet bliver inviteret til

når det her forslag kommer ned i folketingssalen

vi dermed har et sæt midlertidige regler som socialdemokratiet og dermed også bjarne laustsen står bag og det vil så

måde vedvarende energi støttes på det kræver at vi er grundige i vores arbejde med det jeg arbejder for at jeg kan præsentere et udspil inden sommerferien

februar to tusind og atten

jeg kunne høre at ministeren på den konference der blev holdt luftede at der

etableret hurtigst muligt og inden

de vindmølleprojekter som nu er i proces og som

skulle ud at konkurrere mod store solcelleanlæg og så kunne man afklare hvad der var billigst

hvad der på et tidligere tidspunkt er blevet godkendt i tyskland

en ordning som stadig væk muliggør at folkelige projekter

et folkeligt projekt som ønsker at gennemføre et vindmølleprojekt

set få lov til det uden at skulle deltage i det store udbud i konkurrence med de allerstørste selskaber

for udbudsmodel jeg er selv tiltalt af en teknologineutral udbudsmodel om vi ender der

det afgørende er at vi får skruet en model sammen som sikrer et grundlag for at der fortsat sker en udbygning af

forbrugerne skal betale for den grønne omstilling bliver så lav

undervejs og som har oplevet modstand

har mulighed for at blive opført

organiseret samtidig er det også vigtigt for regeringen at sikre en

markedsbaseret udbygning af vedvarende energi således at vi sikrer at vi når de mål regeringen har frem

samlede energibehov baseret på vedvarende energi visionen på den lange bane om at vi skal være helt uafhængige af fossile brændsler i to tusind og halvtreds det vil jo kræve en vedvarende udbygning af den vedvarende energi og derfor må der ikke blive en pause

eje vindmøller og som indimellem

men hvor vi jo har et kæmpe potentiale

hvis vi kan få alle kommuner med til at være aktive medspillere

de rapporter som jeg er helt sikker på er færdige jeg vil godt spørge ind til

får en løsning meget hurtigt fordi der er et grundtilskud

set midt i at en række værker vælger den billigste løsning som de skal og

på længere sigt ikke burde være den rigtige løsning

halvtredstusind fjernvarmekunder i de her naturgasfyrede kraft varme værker og de kan så se frem til

kan ministeren ikke se at at der er noget her der virkelig haster hvis det er sådan

miljømæssigt korrekt og ikke bare investere ud fra hvad der tilfældigvis er af tilskudsregime nu og så kan vi få en

afgiftsanalyse om nogle få måneder som som der så indikerer at man skal lave om på tilskud og afgifter og så bliver der en politisk proces og så kommer der noget med i det næste energiforlig

som virkelig kan afdække at en række værker har lavet fejlinvesteringer fordi der ikke er blevet taget politiske initiativer kan ministeren ikke se at der er en hastende sag over

også for at sikre at der skal være en vis tidsmæssig horisont man bygger jo ikke bare en varmepumpe fra den ene dag til den næsten

kigger regeringen i øjeblikket også på det er en del af regeringsgrundlaget at vi gerne vil fremme varmepumper

aftalen og dermed udfasning fra at være en afgift og over på finansloven for psoens vedkommende

stykke ad vejen og jeg ved godt at der er en yderligere udfordring ikke mindst omkring elvarmeafgiften i forhold til at gøre

meget hurtigt kommer frem til en konklusion sådan at de her fejlinvesteringer

kan forhindres jeg synes der er alt for lidt fokus på at bruge den vedvarende energi i danmark der er for meget fokus på at man bygger nye nye ledninger så man kan eksportere billig strøm til

vi i stedet for skulle finde løsninger

en redskabskasse at kigge ned i i forhold til at kunne afsøge nogle muligheder for at reducere varmeprisen udover

også der er brug for at få rådgivning i forhold til det her og i forhold til hvilke muligheder varmeværkerne

det kræver logisk nok også at der er er læger nok i alle dele af landet internationalt set har vi i danmark mange læger

opgørelse ligger vi faktisk cirka ti procent over gennemsnittet når vi ser på antallet af læger per tusind indbyggere antallet af læger og speciallæger

forventes faktisk at stige markant i årene fremover så man kan sige til at starte med at det selvfølgelig i sig selv er positivt men jeg er også realistisk nok til at sige

helt aktuelt i dag står i en situation hvor der visse steder i landet er store udfordringer med at sikre lægedækningen for eksempel har vi jo set at det kan være mere end svært at skaffe nok almenpraktiserende læger til nogle af yderområderne eller også til socialt belastede områder i danmark

som spørgeren henviser til så det korte svar på spørgsmålet er sådan set ja regeringen mener at der skal gøres mere for at komme lægemangelen i yderområderne til livs det var også derfor

nedsatte et lægedækningsudvalg som netop fik til opgave

pege på initiativer som alle sammen har til formål at medvirke til at styrke lægedækningen i danmark og det er kun få måneder siden at udvalget

kom med deres afrapportering og atten konkrete forslag til at sikre bedre lægedækning i danmark og så kan man sige

nuværende regering har været med til at øge antallet af studiepladser blandt andet på medicinstudiet i aalborg hvilket jo gør at vi i hvert fald på længere sigt kommer til at få flere læger der er så lang tid

allerede nu rundt omkring i yderområderne der kan vi læse blandt andet i den artikel

tv to jeg refererer til men også flere andre steder at på lolland og i nordjylland og andre steder

stiller sig frem en thomas kirk kjærsgaard som

over fire tusind patienter

ikke nænner at afvise nogen

nok se at der er grænser for hvor længe man kan klare en så hård arbejdsbelastning som som den her læge

at nytilflyttere til området oplever at der er lægeklinikker der er lukket

transportere sig måske femten eller tyve eller fem og tyve km tilbage til sin tidligere læge altså sådan nogle historier gør jo at det ikke ligefrem bliver mere attraktivt

for borgere at flytte til de områder der har de her problemer

sådan set hjælper yngre læger i gang med

noget økonomisk tilskud og nogle bedre rammer

i højere grad har mod på at kaste sig ud i at starte en praksis op

får lidt flere muskler til at hjælpe lægerne i gang så den kedelige udvikling vi har her på området

slå fast at vi netop har lavet en en bred politisk aftale om hvilke løsninger der er

og overvejelser til hvordan vi styrker

geografisk fordeling af læger og så netop også tiltag i forhold til almen praksis og tiltag i forhold til sygehuse og og speciallægepraksis

meget bevidst om de initiativer man har taget i region nordjylland og det er jo fornuftige initiativer som er inden for rammerne og som viser at man faktisk lokalt tager det ansvar man skal på sig som region i forhold til at have blik for hvordan lægedækningen fungerer og hvordan man kan

lave tiltag der tiltrækker også yngre læger det synes jeg der er mange positive

langsomme til at anerkende at der var en stor udfordring på det her område altså har vi været for langsomme også til

lave lave mere support det var den ene ting den den anden ting er kan ministeren se for sig at

regeringen i forbindelse med de kommende forhandlinger om regionernes økonomi vil være med til

region nordjylland kan udbygge den fremragende indsats de gør i forhold til at hjælpe

vi så har været for sene til egentlig at se at der var en problemstilling

i den daværende venstreregering at vi netop sagde vi kan se her at der potentielt set kan komme et problem med lægedækningen nu beder vi de fremmeste som har forstand på det her om at

nej jeg forestiller mig ikke at man i den forstand er nødt til at sende yderligere midler ud i den retning fordi netop region nordjylland viser hvordan man

at gøre sig attraktiv og egentlig lave den form for praksisfællesskaber som har afstedkommet at man i høj grad har taget livtag med den problemstilling

udtryk for at hun gerne

at man er opmærksom på den her problemstilling og at man arbejder i retning af at regionerne får nogle muskler på det her område for

en meget ulykkelig situation for folk hvis de står derude og der ikke er mulighed for at få en læge

altså der er jo sygdomme der kan få lov til at udvikle sig katastrofalt

noget andet der jo også er en vigtig

brik i hele det her er naturligvis

overenskomstforhandlinger som på nuværende tidspunkt er sat på pause mellem parterne jeg har da

et et ønske om at man når til enighed for det er også et meget meget vigtigt element i at sikre den almene praksis som for mig at se er en

og fjorten og jeg ser ikke umiddelbart noget behov for at oprette et register som specifikt skal give informationer om blandt andet udenlandske investorers ejerskab

i dansk landbrug med den ændring af

vi måske også som folketing må stoppe lidt op og se på formålet med den lovændring og spørge os selv om det virkelig er nødvendigt at lave et register og der kunne jeg godt tænke mig at bede ministeren om at forholde sig til at der jo blandt en bred skare af partier i folketinget har været udtrykt ønske om at lave et register

har bakket op om det det kunne måske få ministeren til at sige lidt om hvorfor man så alligevel ikke mener at et register er er den rigtige løsning samtidig hæfter jeg mig ved at ministeren tager fat i bopælskravet som jo er en afgørende faktor i det her spil i

ser på det her med socialdemokratiske briller

betyder jo at ændringen i landbrugsloven har gjort det muligt at tiltrække kapital men under nogle forudsætninger som er defineret i bopælskravet så man altså ikke kan sidde i langbortistan og og eje dansk landbrug men har en forpligtelse til også

være på på gården så

situation og hvorfor man så ikke vil oprette selskabet

om man kan se en tendens til at der er flere udenlandske investorer

to tusind og tolv alene har været ført kontrol med bopælspligten såfremt styrelsen via henvendelser eller på anden vis er blevet opmærksom på problemer hermed

det er selvfølgelig en vigtig forudsætning

jeg også øjeblikkelig bedt landbrugs og fiskeristyrelsen om at undersøge

måden man kan registrere på

det der er sket og derfor har jeg ikke brug for yderligere registreringer

i det omfang der er partier i folketinget der gerne

at indkalde de partier som stod bag ændringen af landbrugsloven

en fælles indsigt i hvordan kontrollen af bopælspligten

har man noget overblik over hvad det ville koste hvis man skulle gennemføre den registrering som

at vi mens vi drøfter behovet for et register ser på hvilke redskaber

vi har i værktøjskassen til at undgå det der ville være en uhensigtsmæssig situation nemlig at

en stor del af dansk landbrug er på danske hænder

udenlandsk ejerskab ind og skabe produktion for det skaber jo også arbejdspladser i hele forarbejdningsindustrien og så videre men jeg vil bestemt skrive

og pengene først kan udbetales efter

lokalt på den enkelte skole overvejer hvad man kan gøre for at hæve det faglige niveau

handler om at skabe et lokalt engagement og fokus fra skoleledernes de er meget vigtige og derudover er det vigtigt at skabe et lokalt engagement fra

jeg er også opmærksom på at et fagligt løft af svage elever kan kræve at skolerne får en hjælpende hånd udefra jeg mener imidlertid ikke det nødvendigvis behøver være ekstra penge det kan også være en faglig håndsrækning som netop er det vi lægger op til med det faglige program skolerne inviteres til at deltage i erfaringer fra sundhedsområdet som har været inspiration for puljen er at økonomiske incitamenter virker og er med til at skabe et klart ledelsesmæssigt fokus jeg har ikke umiddelbart grund til at tro at det skulle forholde sig anderledes på skoleområdet når vi har valgt at udmønte puljen på baggrund af karaktererne ved niende klasseprøverne i dansk og matematik er det fordi

er derfor en solid retningsgiver for hvor udfordringerne er størst dertil kommer at det har været et overordnet hensyn at midlerne uddeles ud fra en simpel og let gennemskuelig metode

i et ritzautelegram som lyder skoleleder regeringens skolepulje har en stor begrænsning et andet telegram lyder lærerformand regeringens gulerod styrker ikke svage elever

nemlig skoleledere

som jo er kommunerne er ikke begejstret for bevillingsmodellen i

at det er et lille antal skoler som er kommet på ministerens liste og som kan få belønningen på mellem en

det kræver at skolerne over tre år reducerer andelen af elever der får under karakteren fire i dansk og matematik med fem procent årligt

matematiklærer formentlig også vil kunne komme frem til nemlig hvilke klasser det er og hvilke elever det

kritik der har været fremme er fra formanden for danmarks lærerforening anders bondo christensen som mener at regeringen begår en fejl ved kun at

til ritzau den femogtyvende april

at han ikke ved hvorfra man har fået den tanke

en periode været et noget kølig forhold mellem

danmarks lærerforening og det politiske lag

at få genoptaget dialogen det betyder ikke at vi skal

enige om alting men det betyder at vi skal tale ordentligt til hinanden

respekt for den profession som lærerne udgør de har nemlig

det kan vi godt leve med der er rigtig mange andre punkter hvor vi er enige og nu har jeg desværre ikke mere tid

med på at skolerne skal dokumentere resultater men tanken om at man skal hive sig op i hårrødderne for at vise resultater og få penge bagefter ved jeg ikke hvor man har fra

fuldstændig overbevist om at nogle af de elever som vi rigtig gerne vil nå kommer vi også til at nå med det her projekt

rigtig positive forventninger til

og det vil vise sig at det bliver til langt større nytte end

ministeren forstå de bekymringer der er ude på de enkelte skoler

at de mener at det vil være langt mere hensigtsmæssigt at have en tidlig indsats og at man altså

at beslutte hvordan man vil indrette skoledagen herunder også om man vil give

men hvis skolen giver fri til blå mandag i skoletiden

tæller det jo ikke med i opfyldelsen af timetallet hvilket betyder at timerne skal lægges på skoleårets øvrige dage jeg kan forstå at at den konkrete beslutning som spørgeren henviser til er sket med skolebestyrelsens opbakning

det synes vi i hvert fald i dansk folkeparti og det mener jeg også er utrolig væsentligt

noget af det der binder os sammen som som et folk

er blevet truffet i espergærde skoledistrikt

er en privatsag det har noget med konfirmation at gøre og så er det jeg tænker jamen hvad er så det næste der er i fare

vi har jo også jul vi har påske

så det er jo en lavine som i sidste ende kan rulle jeg tænker

i hvert fald både som medlem af dansk folkeparti og selvfølgelig også som som lokalt valgt at det det er rigtig rigtig ærgerligt at man træffer en sådan beslutning og jeg vil gerne høre om ministeren ikke kan give sin opbakning til

tilbage fordi man mener at der er

også konstateret at vi har indført en folkeskolereform som har gjort at vi har indført væsentlig flere timer i folkeskolen eleverne går langt længere tid i skole så jeg synes det

til blå mandag det kan man på andre skoler så det burde man jo også kunne

en fornuftig beslutning når det handler om

den vestlige dannelsestradition som vores skoler

ikke herske nogen tvivl om at

regeringen en optagethed af at vi viderefører

det er en længere debat som jeg synes rækker langt ud over blå mandag og som måske i virkeligheden ikke angår lige præcis blå mandag i så høj

som jeg fornemmer at ordføreren måske

være indblandet i en meget personlig sag nemlig den enkelte unges konfirmation det er en privat sag og festlighederne omkring det hører til i privatlivet men vi har jo også jul og pinse og påske osv

også noget der hører kristendommen til og som så også er en privat sag men det skal vi jo fortsat bibeholde er ministeren ikke

jo arbejdede med da han var kulturminister

i skolen kan man sige og det er måske der at

men det er ikke min opfattelse at blå mandag har

give fri til blå mandag så jeg vil sige er en stor folkelig opbakning til det her og det er jo fordi det er en væsentlig

hvor mange skoler skal hen og ændre ændre på på de her væsentlige forhold før ministeren tænker

forbyde blå mandag

at det er sådan men hvis der er så mange mennesker som mener at det

agter ministeren

være forbundet med merudgifter også berører hillerød og hørsholm kommune derfor fremgår det også af den politiske aftale af trettende december to tusind og seksten mellem de syv partier der står bag aftalen om en grøn transportpolitik at parterne er enige om at imødekomme fredensborg kommunes ønske om en ændret rute via isterødvejen og helsingørmortorvejen under forudsætning af at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af

mener jeg ikke at det vil være i overensstemmelse med den politiske aftale da det jo netop ikke indebærer at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering for nuværende har jeg ikke modtaget en henvendelse fra fredensborg kommune om eventuel overtagelse af isterødvej skulle kommunen fremsende et sådant forslag

fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af isterødvejen nu er der

nu om den her accept fra de andre kommuner så skal følges eller ej selv om der jo er

fælles fodslag kommunerne imellem som man har presset på

en vej isterødvejen der skifter forløb midt i det hele

lade dem køre ad en anden vej hvis fredensborg kommune er villig til at indhente accept hos de berørte kommuner og hvis fredensborg

de omkostninger som er forbundet med at gøre den vej

og det er jo det der er udfordringen det er

af det man også taler om er at det når der er

ministeren er enig i at når helsingørmotorvejen og a seks

hillerødmotorvejen og isterødvejen

planlagt for at gøre fredensborg kommune den tjeneste som fredensborg kommune efterspurgte

at modulvogntogene kørte en anden vej stillede partierne en anden mulighed til rådighed for fredensborg kommune hvis fredensborg kommune ikke ønsker den anden mulighed men i stedet nu vil have nogle penge til at den anden vej skal gøres egnet til modulvogntog

foreslået i nordsjælland i fredensborg kommune hvor kommunen tager den her statsvej

den resterende del af isterødvejen

blandt andet er andres uventede adfærd men også at de selv var uopmærksomme kørte for tæt på andre trafikanter var trætte stressede og så videre det er vigtigt at vi har fokus på trafiksikkerhed hele vejen rundt

privat eller i medfør af vores arbejde det er selvfølgelig et delt ansvar at skabe forbedringer i trafiksikkerheden hvor flere myndigheder og organisationer skal arbejde sammen derfor glæder det mig meget at rigtig mange virksomheder arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden det så jeg også på sikker trafiks erhvervskonference i torsdags hvor jeg deltog det var meget inspirerende at se hvordan forskellige virksomheder arbejder med trafiksikkerhed

jeg synes er vigtigt og som jeg vil arbejde meget aktivt for er som transport bygnings og boligminister at presse på i eu for at præge forhandlingerne om nye regler om køretøjssikkerhed generel sikkerhed i trafikken og fodgængerbeskyttelse

forhold til at højne lastbilernes sikkerhed i den forbindelse skal vi også arbejde for at der bliver rum til at imødegå de særlige danske udfordringer

meget ud af at sikre at deres medarbejdere skal agere

i trafikken og der var også nogle

i forbindelse med konferencen er de her tal jo så også kommet frem og det er jo ganske foruroligende altså det vi hører

at det er hver tiende erhvervschauffør som inden for det seneste år har været involveret i en ulykke

så være en mindre ulykke men det kan også være en større ulykke men

den anerkendte trafikforsker fra aalborg universitet harry lahrmann giver udtryk for jeg synes søreme det er mange det lyder desværre ikke urealistisk

det er altså ret voldsomt og når man læser videre i artiklerne kan man så også se at arbejdstilsynet har tal for at syv og tredive procent af de arbejdsulykker der er i danmark med døden til følge foregår i trafikken

påhviler der jo os som transportpolitikere et

for at sikre at der bliver gjort

forsikring pension og virksomheder og

af uheld derude men hvad kan vi mere gøre fra politisk side kan vi være bedre til at at køre hvile tids bestemmelserne bliver overholdt kan vi være bedre til

rammebetingelser osv så det i hvert fald ikke er stress og jag der gør

distraktion ikke er opmærksomme på andre bilister ja

selvfølgelig er der andre bilister der også er involveret i det men er man mere stresset er man mere uopmærksom

de andres uheldige adfærd jo have mere

så kan ministeren ikke ridse op hvad vi politisk kan gøre

det er dog alligevel mange altså hver tiende som har været udsat for et uheld i løbet af en år og syv og tredive procent af dødsulykkerne relateret

muligheden foreligger i hvert fald at vi private

per kørt kilometer end dem der kører erhvervsmæssigt gør det

kommer når ny teknik og nyt sikkerhedsudstyr er installeret i flere biler og det vil sige både den teknik som er indvendigt i bilen hvor der er airbags

er nogen foran der har bremset op så bilen automatisk bremser ned

i trafikken det vil være helt urimeligt altså undersøgelsen her handler jo også om at kører man mange kilometer så er der jo også alt andet lige en større sandsynlighed for at man kommer til at være involveret i en ulykke så det er overhovedet ikke på nogen som helst måder

intention at pege fingre ad nogen men tværtimod

ministeren har ret i at ny teknologi er vejen frem og at det vil hjælpe rigtig meget og det var også konklusionen på konferencen men er der politiske tiltag i form af mere omfattende

nogle rammer der kan gøre at man ikke er så træt og stresset bag rattet

på bøderne for større bøder for de hårde overtrædelser og mindre bøder for de

små overtrædelser men ellers

overholder det her med at man skal have hvilet uden for lastbilen og få hvilet ordentligt ud og så videre

er nogle tiltag på vej fra eu

signaleret med vores lovgivning at vi rækker ud efter de der nye tiltag

er med til at presse på i resten af europa for at vi får en bedre overholdelse af køre hvile tids bestemmelserne

er at det er uendelig svært at dokumentere at en chauffør har holdt sit ugentlige hvil i

førerkabinen i sin lastvogn i stedet for at holde

derhjemme hos sin familie og

bliver ikke nemmere af at vi forhøjer straffen eller lignende det kan vi godt snakke om men det fører ikke til at der bliver holdt retssager om det vi har selv om det i forvejen er forbudt i danmark på intet tidspunkt pågrebet en chauffør i at holde sit ugentlige hvil i

indvirkning på trafiksikkerheden hvis en chauffør for eksempel er træt og derfor uopmærksom i trafikken jeg mener derfor også at det er et problem hvis chauffører ikke overholder deres køre og hviletider med hensyn til den første af de mulige løsningsmodeller spørgeren spørgeren peger på vil jeg gerne understrege at køre og hviletidsforordningen herhjemme fortolkes således at det er

reglen er imidlertid meget vanskelig at håndhæve da det i sagens natur kræver længere tids observation af køretøjet i forlængelse af dette kan der peges på at der heller ikke hidtil er ført sager ved domstolene om disse overtrædelser hvis man ønsker at skærpe sanktionen bør det sikres at den er proportional i forhold til overtrædelsens karakter det vil ikke være proportionalt

vælge et sanktionsniveau som ligger væsentligt over hvad der er almindeligt på køre og hviletidsområdet jeg har i sidste uge på et spørgsmål fra herre magnus heunicke tilkendegivet at en skærpelse af sanktionen til tysk niveau omtrent vil svare til straffen for de mest alvorlige overtrædelser af

i det køre og hviletidslovforslag vi for øjeblikket behandler her i folketinget indførsel af en højere bøde vil dog ikke i sig selv ændre på de vanskeligheder der er forbundet med håndhævelsen af forbuddet spørgsmålet er derfor hvor stor effekten vil være med hensyn til opførelse af hvilebygninger på industrigrunde som spørgeren også henviser til som en mulig løsningsmodel

om der kan gives tilladelse til opførsel af sådanne bygninger i erhvervsområder det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med lokalplanen bygningsreglementet og øvrige relevante regler men hvis hensynet er at stille passende sovefaciliteter til rådighed for chauffører det være sig i form af hoteller moteller eller hvilebygninger så synes jeg sådan set

skærpet sanktion i givet fald vil give mening det det tror jeg også er en logik de fleste vil kunne følge det vi diskuterer her

at der er et fem og fyrre timershvil som vi er enige om ikke skal foregå i

kolding hvor jeg er valgt hvor virksomheder har forsøgt sig med et hvilehus som så alligevel ikke skulle være et hvilehus for det var ikke meningen at

holde fem og fyrre timershvilet der

er vel ikke nogen af os der kan være tilfredse med de scener som man

går på toilettet under under meget usle vilkår

camperer på de her rastepladser det er jo helt uacceptabelt

men hvis enige om at det er en uhensigtsmæssig situation vi har i øjeblikket har ministeren så nogle bud på hvordan vi kommer hen i den anden situation altså

kontrollere om den adfærd alligevel bliver foretaget derude så vi kan uddele en straf hvis det sker jeg synes det påhviler enhver lovgiver der laver forbud at overveje om

ligesom en del af

det må vi så gøre nu på anden hånd

være reglerne når eu vender tilbage med deres vejpakke i slutningen af maj det er min opfattelse at det også i fremtiden bør være sådan at det ugentlige lange hvil skal foregå uden for lastbilen derhjemme eller under hotellignende forhold

dansk parkeringsplads herunder en rasteplads og optager plads for alle andre

som om det var en gratis campingplads

det er håndhævelsen af at man ikke må parkere så lang tid og campere på en rasteplads som er tilgangen til det her her mere end det er reglen i sig

lever under nogle forhold som man ikke ville ønske for sine børn

toiletforhold dårlige hygiejniske forhold dårlige muligheder for at indtage føde

og og indtager tilsyneladende også betydelige mængder

de efterlader sig der det er meget meget dårlige forhold og det er ikke forhold

nogen arbejdstagere i eu

ikke enig i at vi skal have løst det her problem med mennesker som

bliver påtvunget boligorganisationerne at lave fælles opskrivningssystemer det må være op til boligorganisationerne selv at bestemme hvordan de vil indrette deres opskrivningssystem

har udviklet et opskrivningssystem der tilgodeser behovet i de organisationer de administrerer så det er billigere og

overskueligt at være boligsøgende samtidig med at lokale ventelister bibeholdes er for mig at se rigtig positivt det viser at boligorganisationerne og administrationsselskaberne selvstændigt kan udvikle smarte løsninger der imødekommer boligsøgendes behov også helt uden indblanding fra statens side hvis andre boligorganisationer har lignende behov for en mere forenklet opskrivningsproces er jeg sikker på at boligorganisationerne internt deler erfaringer og viden med hinanden der kan fremme nye og mere enkle processer som sagt kan jeg kun opfordre boligorganisationerne til at arbejde på at finde nye løsninger der imødekommer de boligsøgendes behov

er at det kun er de mest ressourcestærke som får mulighed for at få de gode boliger det

lave ventelister på hvor almindelige mennesker der kommer ind med toget fra jylland eller som på andre måder ønsker at få del i

i forhold til mit spørgsmål hvor jeg spørger om det mulighed at fremme en

synes da egentlig at når nu ministeren har nævnt det som en central udfordring

ikkeindsigtsfulde del af befolkningen til at få del i de almene

og bør have mulighed for at vælge deres opskrivningssystem selv så ja jeg vil gerne opfordre til at man lader sig inspirere og finder ud af noget sammen som

de boligsøgendes mulighed for at søge bolig men

jeg vil ikke tvinge et bestemt

jo hverken er værre eller bedre end at vi i andre sammenhænge også har nogle ønsker til hvordan den almene boligsektor indretter sig

skal privatisere dem helt nogle mener at man skal styre dem fuldstændig detailreguleret

ligger et sted derimellem men når nu vi i forvejen har fat i de greb som er at de skal være mere klimavenlige at de skal have en mere effektiv drift og der en masse ting som vi på en

nogle boligorganisationer af forskellige årsager som vi ikke nødvendigvis kender her måske ikke giver mening at gøre det

fordi de driver deres eget udmærkede opskrivningssystem og ikke synes de får en fordel ud af det ved at tilmelde sig et andet

fra sf handler om en række tiltag til at fremme salget af elbiler og brugen af elbiler i danmark forslaget vedrører et vigtigt område som regeringen ikke får så meget kredit for at have fokus på men som vi faktisk har fokus

på nemlig at sikre at er en grøn omstilling

vi vel at mærke har råd til og kan betale for socialistisk folkeparti foreslår bla at indfasningen af registreringsafgiften for elbiler og pluginhybridbiler udskydes med en år

bemærkningerne til beslutningsforslaget

de er så gode at det ikke kun er sf der mener

og det har regeringen også i samarbejde med de partier der stod bag elbilsaftalen det er altså

og vi gennemfører det jo så

socialistisk folkeparti foreslår desuden en ordning hvor private borgere for en plovmand kan

firmabilbeskatningen til fordel for elbiler tilskud til ladestandere på arbejdspladser og indgåelse af en særlig

de tiltag der fremgår af elbilsaftalen og l to hundrede og ti som vi

her beslutningsforslag er efter min og regeringens opfattelse mere hensigtsmæssige i forhold til de administrative byrder og samfundsøkonomien end de her initiativer

administrativt og forslaget om ændring af firmabilbeskatningen vil bryde med det ligebehandlingsprincip der grundlæggende gælder for beskatning af forskellige former for

i øjeblikket regeringen gennemfører sammen med socialdemokratiet og det radikale venstre

opfyldt et langt stykke hen ad vejen med de tiltag der ligger i i l to hundrede og ti

derfor kan regeringen heller ikke støtte

et tillæg til den elbilaftale der blev indgået

presser på med den grønne omstilling

fordi vi har en fornemmelse af at vi skal presse ret hårdt på det gør vi så gerne og vi er faktisk glade for den aftale vi har fået lavet om end og det skal jeg vende tilbage til

tager lidt for lang tid før man læser skriften på væggen og jeg synes også regeringen var lidt for langmodig i forhold til

senest første januar to tusind og nitten så det er en god idé det er også en god idé at vi indfører et nyt batterifradrag som jo særlig hjælper

og mellemklassebilerne fordi der er et loft på på den måde kan man sige at vi

så at sige er almindelige familiebiler som

aftale om en billig opladning altså det at

man fortsat har en lav afgift når man skal tanke sin elbil med

det har været et stort ønske i københavn er man langt fremme og i aarhus hvor jeg selv

har vi også tanker om om de her ting og der har man jo i forhold til busserne både et hensyn til at få brugt den grønne strøm et hensyn til at få nedbragt larmen et hensyn til at få nedbragt luftforureningen og derfor kan jeg godt forstå at de større byer fokuserer på det her det har vi også haft med til forhandlingerne og vi er meget glade for at der er kommet en aftale

endnu videre og derfor er vi

set også positive overfor at sf med sit beslutningsforslag signalerer at man gerne vil

er jo som skatteministeren nævnte inkluderet i vores aftale så det er vi sådan set enige

man kan gøre yderligere for at

fremme salget af elbiler men vi synes også at der er nogle problemer i sfs

vil vi ikke støtte beslutningsforslaget på nuværende tidspunkt men det skal være sagt her at

og radikale har prøvet at rette op

år siden

de her konsekvenser det tror jeg heller ikke og jeg er uenige om

ikke synes er ambitiøs nok i den aftale der lige er indgået og som

sambehandling i dag er måltallet på de fem tusind biler

fem tusind biler er jo hvad der bliver solgt på en uge af benzinbiler hvis man tager første kvartal af to tusind

et særlig højt måltal at have

noget i forhold til eksempelvis kommunernes tilskyndelse

gå videre ned ad den vej

vi synes faktisk godt man kan presse mere på det skal heller ikke være nogen hemmelighed at vi i forhandlingerne

men vi synes det er en rigtig god start og vi er glade for at vi har holdt fast i at vi faktisk ikke levede op til den aftale der var blevet lavet i

så også sige at hele området ligger så meget i dvale at vi vel alle sammen bliver glade når der bliver solgt fem tusind elbiler et af de finansieringsforslag som ordføreren siger at

ikke kunne støtte var jo at hæve det såkaldte knæk

jeg hentyder til i dag får man jo en slags skatterabat

det synes vi egentlig er uretfærdigt og det var et oplagt sted at hente noget finansiering

at det er rimeligt at knækket har ligget stille så det nu er langt under hvad en gennemsnitsbil

i en isoleret kontekst omkring at skaffe finansiering til et hjørne af det her

man nødt til at tage den lidt bredere også for at sikre at det ikke får nogle uheldige fordelingsmæssige konsekvenser i forhold til hvad det er for nogle biler

danskerne kan købe og især

jeg forstår fem tusind biler er det virkelig nok til at sige at nu har man sparket markedet i gang man har lige sat det i stå jeg tænker på

registrerede elbiler på nuværende tidspunkt fordi man har

fritagelse for bompenge så jeg kunne godt tænke

et svar på fru lisbeth bech poulsens

den lave sats på registreringsafgiften men at man i tillæg til det går ind og laver en ekstrarabat

det giver også en målrettet nedsættelse for de små og mellemstore biler som vi egentlig synes er meget rimelig man kan jo altid diskutere hvor mange elbiler vi skal have i danmark den her aftale handlede om at få genstartet salget og der synes jeg faktisk det er fornuftigt at vi har fået regeringen med

at stoppe udviklingen altså optrapningen af afgifterne men også at få lavet et ekstra batterifradrag

generel betragtning på det for man kan vel ikke betragte den oprindelige aftale og ej heller tillægsaftalen om end den forbedrer den oprindelige aftale en smule som noget der bare ligner grøn omstilling

omstilles fra den ene dag til den anden men

været hundrede procent afgift på elbilerne fordi

afgiften blev langsommere indfaset og den trappemodel har vist sig at være for stejl og det er det vi retter op på nu så man kunne sagtens ønske sig at verden havde været

for at videreføre en total fritagelse

ser ud til at gå imod hensigten om at det skal være lettere

aftale for et stykke tid siden

ikke er en del af valgt at udskyde indfasningen med to år

biler det synes vi i

udmærket model

skulle aftaleparterne mødes igen og finde en ny løsning på

fornuftigt der er også en række andre småting i lovforslaget blandt andet at elbiler kan lade til den lave sats i yderligere to år hvilket også er udmærket

få uddybende svar på eventuelt

beregningsgrundlaget for grøn

gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler

som en del af den grønne ejerafgift og

hvor det jo tidligere har været ud fra co

er jo at det gør at det bliver markant dyrere at have en gasbil selv om det faktisk er noget der er ganske positivt for vores

det der er lidt specielt er at man siger at grunden til

at der skal være en ligestilling mellem teknologierne

hele lovforslaget

teknologierne altså at man har en lavere afgift

på almindelige benzin og dieselbiler

en gasbil der faktisk er god for klimaet skal

man bruger som undskyldning at det er på grund af eu regler men danmark har jo sådan set aldrig

lidt forundret over hvorfor eu skal bestemme hvordan vi vælger at indrette vores afgifter på det her

af ministeren når han kommer på talerstolen senere

finansieringen i det hvor

overskydende provenu fordi man ikke har solgt så mange elbiler der vil

skatteministeren kan sige noget om om det så går op med det beløb man

bruger her

en mere teknisk baseret afgift hvor det ikke

og kører på en meget god brændselsform og så videre

fordi de kan være dyrere i starten så i dansk

at det nu er tolvte gang at man laver særregler for

handler jo i høj grad om at man skal lave nogle særregler for en teknologi

synes at man skal lave en mere generel omlægning

ordning så private borgere kan låne og prøve en elbil i en måned for fem hundrede kroner

det kan jo lyde som en ganske god ordning hvis

branchen selv lavede den men jeg synes virkelig ikke

er lidt spøjst

fald give nogle konkurrencemæssige forskelle

derfor synes jeg det ville være et meget mere rent snit at

lave en generel omlægning af bilafgifterne baseret på nogle tekniske ting i stedet for have den værdibaserede ordning som

frem til to tusind og nitten eller indtil fem tusind nye elbiler er registreret fastholdes registreringsafgiften for elbiler pluginhybridbiler og brændselscellebiler på tyve procent af den almindelige afgift frem til

og en og tyve giver vi et fradrag i registreringsafgiften på

i elbilens batteri frem til to tusind og nitten fastholder vi den lave processats for erhvervsmæssig opladning af elbiler

for en længere indfasningsperiode for gasbiler baggrunden for lovforslaget kender vi salget af elbiler steg med raketfart da forbrugerne fik udsigt til en normalisering af afgiften eller en gradvis

vi to ting elbilerne var og er åbenbart ikke modne til at konkurrere på almindelige

at prioritere el frem for benzin diesel eller gas med

priser der er men lad os holde vores mål for øje og holde hånden under elbilmarkedet så vi stadig får solgt flere elbiler frem mod at elbilerne får et gennembrud og kan konkurrere på almindelige markedsvilkår danskerne skal købe elbiler fordi de ønsker

en bedre bil ikke fordi skatter og afgifter har gjort alle andre biler dyrere det må være målet regeringen har forpligtet sig på den grønne omstilling og vi

men den grønne omstilling skal ikke gøre det dyrere at være dansker den skal ikke forvride markedskræfterne

heldigvis meget der tyder på elbiler er allerede i dag meget energieffektive i dag koster en

i en elbil over en tredjedel mindre i afgifter

en benzinbil i høringssvarene kan man læse at vi snart får en ny generation af ladestandere som inden længe kan lade en elbil

længere tid at tanke el end at tanke benzin og hvis den prognose

der vil snart ikke være

heller ikke fremadrettet være behov for de kunstige tiltag eller fritagelse for afgifter så skal man også

sikret at danmark med den fulde afskaffelse af pso afgiften bliver eus tredjebilligste elland og det vil også fremme salget af elbiler i fremtiden og lovforslaget opfylder derfor også allerede flere af hensigterne i sfs beslutningsforslag b en hundrede og seks som vi også behandler i dag lovforslaget tilgodeser allerede firmabiler og elbusser mange offentlige

elbiler til deres medarbejdere sf vil med beslutningsforslaget gerne have det offentlige til at konkurrere med allerede eksisterende private tilbud som for eksempel delebilsordninger

greenmobility

er enig i at forbrugernes tilbageholdenhed med køb af elbiler sandsynligvis skyldes en usikkerhed om produktets formåen især i forhold til rækkevidde på længere stræk men jeg vil afvise at det er folketinget der skal sørge for en ordning hvor private borgere kan prøve en elbil

den udvikling allerede og jeg tror at der er private tilbud der kan tilbyde det her

det dyrere for danskere at købe en traditionel bil de vil dermed gøre det dyrere at være dansker

vil i øvrigt også være med til at skævvride danmark da elbiler ikke er lige så udbredte i landdistrikterne som de er i storbyerne og det kan vi selvfølgelig ikke støtte for at samle op

lovforslaget fra regeringen l to og ti men

fra venstres side helt afskriver den der mulighed for

løbe en udvikling i gang vi har jo set det på andre områder vindmøllerne bliver altid fremhævet men jeg synes jo egentlig også at hele elbilområdet

skulle til og så går markedet i hvert fald helt helt i stå altså afviser

hvis man ønsker en grøn omstilling inden for transportsektoren som er smertensbarnet

den ordning vi har lagt op til med lovforslaget

et batterifradrag og til en række andre ting er den rigtige løsning det kan gøres inden for den ramme vi har

har stillet tidligere til ordføreren er er det ikke korrekt at fem tusind elbiler som er det måltal man har

bruge penge på mange

sige at vi gerne vil understøtte elbilerne også af hensyn til danskernes

rigtig mange mennesker der lider under luftforureningen men venstre har

bruge penge på at sænke registreringsafgiften for

benzinbiler og det er netop dem der får mest ud af det

det er jo bare ikke muligt på samme måde at have elbiler ude i landdistrikterne eller hvis du køre over store afstande som det er herinde i centrum hvis du kigger på udbredelsen af elbiler

en meget skæv balance i danmark i forhold til hvor

huske de choktal der kom frem efter første kvartal af

der var solgt tredstusind benzinbiler og tre elbiler til private nogle og tredive i alt tre

et tal det var rimelig nemt at huske men jeg skal gerne minde ordføreren om

bare alt alt for lavt vi når aldrig

det giver en bedre mobilitet i danmark og det er med til at skabe beskæftigelse og udvikling i hele danmark og det synes jeg

nødvendigt at have en bil for at få et arbejde

fuldstændig fjerne afgiften på elbiler så

område det mener vi også til brintbiler

være fossilfri i tusind og fyrre

der ikke kører på vedvarende energi altså

hvordan det at være et førerland på det grønne område betragtes jeg har fuld respekt for venstres position og

bruger de samme ord til at

førernation eller frontløber og det er jeg sikker på at alternativet har måske endnu voldsommere ambitioner om end end vi har

hindrer os ikke i også at have ambitionerne

går vi ikke ind for en fuldstændig afgiftsfritagelse

altså dengang vi havde fuld afgiftsfritagelse

det tab det offentlige fik i manglende registreringsafgift det synes vi er mange penge

men i lige så høj grad er de forskellige

det er jo det tal vi har set og det har været i debatten flere gange

det ambitiøst nok når vi har en transportsektor som i løbet af en kort årrække frem til

omstilling i transportsektoren så vi kan nå parisaftalens mål og

det sidste år fordi der er et fradrag

have nogle klimaambitioner og det er jo derfor at en aftale som den her er på bordet det er for at

afgiftsmæssigt ikke var god nok så lemper man lidt her men man sætter et måltal op på fem tusind biler og det var faktisk

vil kunne fremme et salg også af de mindre

teslaen i dag er der jo en bred vifte af elbiler på markedet og man kunne

grænser for tingene fem tusind biler er jo faktisk ret meget

blev solgt sidste år men jeg tror egentlig

at det er en gradvis stigning har gjort

hvis ellers socialdemokraterne

radikale havde holdt sig ude af den aftale som bekendt var

dengang at heller ikke det konservative folkeparti og liberal alliance var indstillet på

var blevet udfaset men det blev jo aldrig prøvet om de partier som i virkeligheden udgjorde et flertal

radikale og socialdemokraterne indgik aftalen med den daværende

det fremgår jo af bemærkningerne og også af fremsættelsestalen at

jeg citerer indfasningen af elbiler

registreringsafgiften har bremset salget af elbiler mere end forudsat ved indgåelse af elbilaftalen i oktober to tusind og femten og det tør godt nok siges salget er

elbilalliancen vurderer det til at være otte og halvtreds solgte biler i januar

første januar to tusind og sytten var der otte tusind ni hundrede og to og tredive registrerede elbiler i danmark alt i

elbilaftalen fra oktober to tusind og femten simpelt hen

og måske skulle politikere en gang imellem indrømme at

en total omlægning af afgiftssystemet som jo sikrer en en grøn omstilling i bilsektoren baseret på teknologi og ikke mindst på udledning jeg tror ikke helt man slipper for også at kombinere det med en

kunne man måske godt dengang have skabt flertal for

med til at begynde med men hoppede senere fra havde valgt at indgå den her aftale det virkede

stigende salg af elbiler i danmark også der i to tusind og fjorten og to tusind og femten ellers

antallet af elbiler er øget med

at bilerne er fritaget for moms og afgifter herunder også for bompenge i for eksempel oslo fordi det her

for eksempel en fortsat afgiftsfritagelse kunne nemt være at man kiggede på de fradrag der i dag

for god benzinøkonomi eller god brændstoføkonomi jeg mener faktisk det ligner

en vittighed når man får fradrag

nye biler i dag kører jo rask væk to og tyve tre og tyve fem og tyve

på literen og der er rigtig mange milliarder kroner vi har selv stillet spørgsmål til skatteministeriet ikke fået svar

på baggrund af et bilsalg på over tohundredetusind

ville det bare på et år

vi tror på problemet vender tilbage og at man der på det tidspunkt står i samme situation

vi synes jo navnlig at det ambitionsniveau der er udtrykt i antallet af biler man synes der skal til for at komme i gang gang nemlig

som efter vores mening vil gøre l to hundrede og ti til et lidt bedre

beslutningsforslag er mere eller mindre imødekommet

har med i beslutningsforslaget stilles som ændringsforslag til l to hundrede og ti

som ligesom udtrykte sympati for nogle af forslagene fra sf og så kunne det være interessant at få det afprøvet i virkeligheden

en eventuel afstemning om ændringsforslag

jeg har rakket meget ned på l to hundrede og ti

det og det er ud fra vores princip i enhedslisten om at vi stemmer for den mindste forbedring og det er

lader deres egen bil hvis de har sådan

og det er jo netop for

er for nogle mennesker fordi de tror det er meget besværligt at have elbiler når vi ved at over halvfems procent af

danskernes kørselsforbrug kan dækkes ind af elbiler i forhold til ladestandere og så videre så lige præcis det forslag

det betyder jo meget for alle partier

jo kunne betyde at man også kom over den psykologiske barriere og ikke kun den økonomiske

udbud som nogle virksomheder så skal

men jeg må bare erkende

alle de incitamenter man kan få på banen for at overvinde også de psykologiske barrierer synes jeg

skiftende tidspunkter hvor man simpelt

løse det som man synes er et samfundsproblem det vil jeg ikke komme ind på

at løse et problem for at skabe en samfundsøkonomisk

gevinst eller en miljøgevinst og derfor subsidierer eller understøtter

ordning der skal være permanent det er netop for at være med til at løbe udviklingen i gang og det har jeg stor sympati for og jeg

elbilaftale som er indgået mellem regeringen socialdemokratiet og det radikale

det her forslag rummer

flere ordførere har redegjort for indholdet i l to hundrede og ti så det vil jeg undlade at gøre her og i stedet

reflektere lidt over hvorfor det er vi overhovedet står og behandler det her

det gør vi jo fordi vi har en meget høj registreringsafgift

mest skadelige afgifter vi har selvfinansieringsgraden ved at sænke registreringsafgiften er ekstremt høj langt over halvtreds procent af det umiddelbare provenutab ved helt at fjerne registreringsafgiften vil komme tilbage i statskassen igen det er en afgift som vender den tunge ende nedad det er klart

folk med lave indkomster som får dårligere råd til at købe bil den mindsker beskæftigelsen

at arbejde og mindsker mobiliteten

at vi kører i mindre sikre biler

på alle måder en afgift som vi burde kunne blive enige om helt

er der jo en lang række meget tunge administrative omkostninger forbundet med registreringsafgiften vi har på det seneste haft en diskussion om hele leasingområdet det er jo også en konsekvens af at vi har

ville leasing slet ikke være så udbredt et fænomen

den aftale som vi nu behandler i dag

dramatisk vi var ikke en del af den

som blev indgået i to tusind og femten

anden måde med den her aftale

det bakker vi selvfølgelig op om men det interessante her og det vi egentlig burde diskutere er

en registreringsafgift når det er så tydeligt for alle at det medfører en lang

og at det samfundsøkonomisk er en rigtig rigtig dårlig idé

hundrede og seks både på grund af finansieringen som ville medføre højere registreringsafgift men også fordi det ville udløse et

endnu større administrativt

hævet altså hvornår man enten bliver belønnet eller skal betale noget mere i forhold til hvor langt man kører på literen så det vil være totalt uændret men så kan man jo være uenig i at det skal hæves det tror jeg også at ordføreren

liberal alliances holdning til registreringsafgiften den er velkendt men

inden for transportsektoren

at forbedre vores luftkvalitet men 2 også for at nå de klimamål der er afgørende for en grøn omstilling i forhold

og vi kan jo konstatere

den type teknologi

det er altså muligt at den her teknologi kan blomstre

set det er et ret vigtigt princip at det sker på den måde så jo det er godt når der kommer nye teknologier det tror vi

er nogen tvivl om det tror jeg heller ikke fru lisbeth bech poulsen er i

men det skal ske

for at det

man kan jo godt argumentere for

med for eksempel lavere afgifter så er der et enormt provenu for de virksomheder der sælger bilerne men det skaber også et incitament til at de bare sælger de samme biler og ikke udvikler på teknologien fordi de tjener mange penge på den teknologi de

har opfundet så teknologineutralitet er ret vigtigt for at udviklingen

er kosmetiske ændringer det er noget energieffektivitet men selve den grundlæggende teknologi har jo ikke rigtig udviklet sig

et marked for elbiler

for milliarder af kroner erhvervsstøtte vi også skulle fjerne

vi understøtter med eksportstøtte og landbrugsstøtte og alt mulig andet

der er faktisk sket en rivende udvikling på alle parametre

mere miljøvenlige

der er jo lavet undersøgelser der viser at hvis

fra grøn energi jamen så er elbiler ikke mere miljøvenlige end end andre biler så

liberal alliance støtter fordi det trods alt udskyder en udfasning af afgiftsfritagelsen

oprindelige aftale som liberal alliance jo var imod

et lapperi som egentlig udskyder problemet og at vi

år eller om fem tusind biler tager fat på udfasning af afgiftsfritagelsen en gang til hvad vil så være liberal alliances holdning til det

er jo en konsekvens af at vi har den her registreringsafgift som man altså ikke har i mange andre lande herunder for eksempel sverige

voldsom stigning i antallet af biler på de

danske veje med hvad det måtte føre med sig af trængsel som er en kæmpe omkostning for personer og for virksomheder og at det også

en meget negativ indflydelse på miljø og klima så længe det i hvert

registreringsafgiften og dens konsekvenser i et overordnet billede og der står jeg i hvert fald på ret solidt grundlag når jeg siger

at der er et samfundsøkonomisk tab forbundet med

hvorfor det er så vigtigt at holde fast i den

ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt

ud fra et rimelighedssynspunkt

de fleste mennesker har den oplevelse første gang de

at det er en af de største velfærdsforbedringer de

oplever i kraft af øget mobilitet

er det en nødvendighed for at have et

for rigtig rigtig mange familier også i byerne at man har

om ikke ordføreren kan bekræfte at vi jo netop i danmark er nået langt og har et

og da det er elnettet man lader en elbil fra så er der

en lavere belastning og den bliver lavere og lavere som årene går fordi vores elnet er ved at blive et vedvarende

end en benzin eller dieselbil der går det meste jo tabt som varme

der går til fremdrift kan ordføreren bekræfte

bare den samlede konklusion var at det ser godt ud

mest af alt fordi vi faktisk også ser det som et rigtig godt supplement til det lovforslag vi står og kigger på og som vi synes i den grad

mildest talt synes er uambitiøs

de her fem tusind biler er nok og hvorfor der ikke

har lyst til at købe en elbil jeg er ellers rimelig meget i markedet for det og bliver

det giver simpelt hen ingen mening for mig at købe en elbil det er nok fordi jeg for meget vil være i min comfort zone jeg synes det er for upraktisk og jeg gider ikke lige

fordi der simpelt hen ikke er en stor nok kritisk masse

fremtidsudsigt for mig der viser at det bliver en god investering altså generelt tænker

en bil den falder i værdi men jeg har brug for den hvis jeg så samtidig kan se

et foregangsland på det område i hvert fald

egentlig vi vil med den grønne omstilling

vi gerne sætte barren højt jeg nævnte i et tidligere spørgsmål til en anden ordfører

og regeringen ikke mindst taler om at vi vil være en førende nation vi vil fastholde vores position

vil være en bæredygtig nation det tror jeg blev sagt men det er

der bare forskel på hvad det er vi lægger i de ord det er altid en prioritering men når vi

fuldstændig vil fjerne registreringsafgiften på el og brintbiler i en periode eksempelvis fra

om året er

løsning

det så sige vil det så sige at alle danskere skulle sælge deres bil og stå i et eller andet morads hvor

gøre det som vi mener er mest rigtigt ikke bare for miljøet og klimaet men også for

vi i dag vel bedst kan se

digitaliseringen jeg er også it ordfører og hvis man i dag tror man har fattet omfanget af hvad den grønne omstilling

og ikke mindst hvem der bliver førernationer også erhvervsmæssigt så tror jeg at der er meget få af os der har forstået hvor stort det kommer til at blive og hvor omfattende det bliver der er fem tusind

i højere grad fra regeringens side og siger at man prioriterer anderledes end den grønne omstilling lige nu

danske regering er meget mere ambitiøs end alle mulige andre

heldige med at have en regering der også tænker grøn omstilling så det kommer ikke til at ske

bare utrolig stor forskel på om vi bliver et førende land om vi bliver det land der bliver kendt for at

enklaver af teknologistærke virksomheder på det

vil hen som forsker eller om vi bliver det land der

det er vi kan nøjes med ligesom vi ofte gør det på eu området kan vi nu slippe af sted med ikke at levere mere end det her hvad var det nu målene var jamen så leverer

vi lige præcis det det er virkelig virkelig ærgerligt ikke bare for klimaet og den grønne omstilling men også for dansk erhvervsliv og når jeg står her som kyniker

kigger på hvad der ville være bedst for vores økonomi på trods af alle mulige andre

af klimaet så kan jeg ikke se andre veje end at det også er ved at investere i elbiler på en langt langt mere ambitiøs måde end vi lægger op til med det lovforslag her i dag

mange mange flere områder uden at være hellige eller fuldstændig blinde for at det skal gøres med med fornuft

der er resultaterne rent brændstofmæssigt og miljømæssigt og klimamæssigt men jeg har også brug for at blive skarpere

har brug for så så lad os kalde det hvad det er når vi siger at fem tusind elbiler er er vores mål i danmark inden for en årrække

bevæge sig på arbejde i sommerhus

købe ind og vi tror at folk vælger det transportmiddel som i den enkelte situation giver mest mening som skaber den bedste hverdag som er mest praktisk eller hvad det nu er derfor har vi ikke en transportpolitik der bygger på at man skal fremme kun én transportform vi tror at

og man bilen fordi der ikke er nogen kollektiv trafik der hvor der er mange mennesker kan man lave kollektiv trafik så der giver dét mening hvorimod bilen ikke giver mening fordi der

skal man lave en transportpolitik der passer til

så synes vi at alle transportmidler uanset om det er færger eller biler eller tog skal gøres mere klimavenlige og mere miljøvenlige

er en af de oplagte måder at gøre biler mere

der været folketingsvalg og der var desværre ikke flertal for at videreføre en meget ambitiøs politik om udrulning af elbiler og brintbiler derfor er det også forkert når der i sfs

står at der er blevet indført afgifter nej der er sket det at en ordning udløb

af fuld registreringsafgift som alt andet lige havde været værre end den aftale der blev lavet radikale venstre gik med i aftalen fordi vi på pragmatisk vis ville forsøge at trække det i vores retning i stedet for bare at stille

det viste sig jo at de tal skatteministeriet havde bygget den aftale på

hen ikke holdt de penge der

afsat til at fremme elbiler

fordi der blev solgt langt færre end man troede i skatteministeriet

på det her igen og se om ikke det kan blive mere ambitiøst

det er lykkedes og det er så det der ligger i

at man på et senere tidspunkt hvis der kunne blive flertal igen kunne lave noget der er meget mere ambitiøst om grøn omstilling af biler

ikke er blevet gennemført jeg spurgte lige fru lisbeth bech poulsen om

at man på et tidspunkt samlet i et bredt forlig i

jo brug for at komme meget mere dybt i

de tre bullets men der er nogle fornuftige punkter i det som

vil være oplagt at kigge på når man skulle lave en en større omlægning for jeg tror at alle også dem der gerne vil fremme elbiler er enige om at staten skal blive ved med at få nogle indtægter for biler så vi kan finansiere sygehuse så man kan jo en situation hvor der ikke er skat på biler

derfor skal vi have fundet en mere permanent løsning end de her årlige løsninger

at der på et tidspunkt kunne være et flertal for

vi os til at man får diskuteret bilafgifter videre det er der

hen satte en stopper for elbilsalget

af bilafgifter det er jo en diskussion vi har haft i en del år efterhånden det er noget af

skal til altså en del af vores finansiering er jo at hæve det her knæk

mindre end gennemsnittet

så står vi måske med det samme problem igen

en forskel på hvor meget de forurener så man kunne få lavet en

nogle motorer som jeg tror vi kommer væk fra

omlægning af bilafgifterne i grøn retning den kom jo bare aldrig så

til at man man kom i den situation at afgiftsfritagelsen udløb men det er jo ikke rigtigt

en udfasning af afgiftsfritagelsen flertallet kom jo fordi radikale og

det det jeg i dag ikke forstår er hvorfor i havde så travlt med at indgå en aftale

enhedslisten af sf af alternativet vi

går i stå det fik vi jo ret i desværre

så jeg er ikke enig med herre henning hyllested i at alternativet havde havde været bedre så

den ikke var ambitiøs nok og det er den stadig væk heller ikke i forhold til hvad jeg tror

bruge det at vi er med i aftalen til at trække

har været drøftet adskillige gange for tre år siden seks år siden ti år siden og teknologisk har det måske ikke været muligt tidligere

personligt at vi har alle teknologier på plads

som trængselskommissionen anbefaler og lave et stort forsøg med det for som jeg har forstået det på nogle af dem jeg har talt med så er

men det der kan udfordring er at omsætte det til en regning som man kan bruge i skatteøjemed

det system har man ikke udviklet nogen steder endnu og det

registreringsafgifter og andre afgifter for brugen af elbiler det konservative folkeparti er jo en del af aftalepartierne og derfor bakker vi naturligvis op om lovforslaget

fremme vilkårene for elbilmarkedet og lad mig starte med at sige

at fra konservativ side har vi stor sympati for beslutningsforslaget og formålet med beslutningsforslaget nemlig at fremme brugen af elbiler i danmark

nogle af de konkrete initiativer som umiddelbart ligger et stykke fra vores tankegang for eksempel har vi

staten skal til at udleje biler det synes vi er noget der hører det private marked til

som er mere ambitiøs end den forrige

jo mere eller mindre gået i stå siden nytår

vores forventning og forhåbning at vi med lovforslaget her kan sparke nyt liv i elbilsalget

overbevist om at elbiler er fremtiden de er fremtiden og fremtiden ligger lige om hjørnet der hvor jeg bor har vi landets bedste placering

bedst på land her i landet men når det så blæser optimalt står vindmøllerne stille de bliver standset fordi en overproduktion og priserne er negative og det betyder så at vindmølleejerne får penge for at lade vindmøllerne stå stille i stedet for at producere og det er jo selvsagt helt tåbeligt

i tvivl om at netop udnyttelsen af den overskudsstrøm

noget der er store perspektiver i i forhold til den grønne omstilling

teknologiske udvikling vi er vidne til i disse år tror jeg det ligger lige om hjørnet derfor er vi også tilhængere af at begunstige elbiler her og nu

bedre ved elbiler og forhåbentlig bliver de snart konkurrencedygtige i

i den trappemodel for udfasningen som man først havde

var man for optimistisk nu har vi så

udfasningen af rabatten en smule og det giver

kan vi forhåbentlig se at rentabiliteten

indhentet det på optimeringer

gøres på en effektiv måde så effektivt og rentabelt som det nu er muligt

den balance vi skal finde hele tiden og den balance synes

den aftale vi har indgået så med de ord

vi

have givet endnu flere penge endnu mere tilskud men så

man regnede på det men kort tid efter sænkede man jo registreringsafgiften

specielt kom de dyreste benzinbiler til gode fra

er konservatives erklærede mål at vi skal opfylde både vores egne klimamål og de målsætninger vi har sagt ja til internationalt og det

har været meget fokuseret på også i forbindelse med at vi

indtrådt i regering og har sikret os at der er fastlagt nogle ambitiøse klimamål i regeringsgrundlaget

at vi skal være fuldstændig uafhængige af fossile brændstoffer i tusind og halvtreds og

og tredive skal være halvtreds procent forsynet med vedvarende energi det er de ting som

jo finde den mest effektive måde at komme derhen på

få gang i elbilsalget her og nu og så forventer vi at den teknologisk udvikling vil gøre at det bliver konkurrencedygtigt med

aftalen om elbiler af

glad for aftalen den forbedrer nemlig rammevilkårene for de grønne bilteknologier med særligt fokus på de små og mellemstore elbiler og regeringen mener fortsat at udbredelsen af elbiler og brændselscellebiler er et vigtigt element i i den grønne omstilling

at fremme den grønne omstilling

det sker på en balanceret måde hvor der ikke utilsigtet skabes nogle meget store huller i statskassen som går

vil bruge skatteindtægter til at finansiere

skal heller ikke være dyrere at være dansker end højst nødvendigt på grund af den grønne omstilling og det er den balance der efter min og regeringens opfattelse er fundet i det her forslag hvor

vi gennemfører nogle vigtige lempelser for elbilerne og udskyder indfasningen af de almindelige afgifter for elbiler pluginhybridbiler og brændselscellebiler

vi forlænger også ordningen om erhvervsmæssig opladning af elbiler til den lave processats og vi indfører en sats for metanol blandet med vand til brændselsceller så der ikke betales afgift af vandindholdet

noget lignende på andre områder af skattelovgivningen

til sidst sikrer vi at afgifterne for de nye gasbiler beregnes efter

det gør vi på baggrund af et eu krav om ens regler for alle biler

som kommissionen har gjort os opmærksom på i forbindelse med den klage der er indgivet til kommissionen om

forskelsbehandlingen i beskatningen af elbiler

og netop fordi der er en stor stigning i afgiften på på gasbiler

til en gradvis indfasning af afgiften efter det nye beregningsgrundlag for gasbiler parallelt

den ordning der i øvrigt er for pluginhybridbiler lovforslaget vil forbedre rammebetingelserne for små og mellemstore elbiler ved at der indføres et fradrag for energikapacitet og det bidrager til at sikre at særlig de små og mellemstore elbiler fremover vil være et attraktivt alternativ til benzin og dieselbiler

så attraktivt som da der ikke var nogen afgift men som flere ordførere også har været inde på

flertal i folketinget havde besluttet skulle løbe ud

til den elbilaftale der blev lavet for en en halv år siden og den elbilaftale

altså fuld afgift på linje med andre biler det ville slå elbilmarkedet ihjel og

derfor har vi altså lempet på på den oprindelige aftale der blev indgået og lavet en løsning

for kort en frist det er generelt en uskik at det sker og som skatteminister at begrænse det i størst muligt omfang

vil jeg takke for den konstruktive diskussion der har været

svarer til en uges salg af benzinbiler og hvis vi

mister vi måske også omverdenens tillid

til at danmark er et sted hvor

godt kan betale sig at investere i infrastruktur og holde det ved lige og så videre

førerposition i i verden

ville prioritere at bruge penge på at fortsætte afgiftsfritagelsen

jeg mener at det er seks hundrede og halvtreds million

at de lavere afgifter ikke kun skal komme elbiler til gavn man skal komme

der kører rundt i biler der ikke er drevet af el der er også en del danskere der bor i den del af landet jeg selv kommer fra og hvor fru lisbeth

hvor det at have en elbil hvis man bor på landet i det mørke jylland ikke altid er et reelt alternativ det er det hvis man bor i københavn og i aarhus og i aalborg

valgte vi en indfasningsmodel så skal jeg sige

var det for at få nogle skattefordele så han kunne sælge nogle flere biler det var ikke for

rundt regnet det samme beløb på at sænke

er vi jo stadig væk milevidt fra det der skal til er ministeren ikke

den teknologiske udvikling er jeg ganske overbevist om vil føre til at elbilerne bliver et reelt konkurrencedygtigt alternativ

til benzin og og dieselbiler vi kan så holde hånden under et marked eller skubbe lidt på men det der er afgørende

laver en en fuldstændig fritagelse eller

alene af den grund at en række af de mindre elbiler

løb ud så løb den ud og så var det sådan altså

det er jo en politisk aftale

politisk prioritering der konstaterer jeg så bare at venstre

som fremmede elbilsalget og som altså i det hele taget fremmer den grønne omstilling inden for bilsektoren på trods af at transportsektoren er smertensbarnet når vi snakker om klima og miljøpåvirkninger

minder jeg om at hvis man fuldstændig afgiftsfritager tesla vil en tesla typisk koste et sted mellem sekshundredetusind

er altså ret mange helt almindelige danskere som ikke har råd til at købe en bil i den

om om det er klogt at bruge pengene på den måde der har regeringen sagt at vi

er klogere at lave en delvis fritagelse af elbilerne også en delvis fritagelse af de store elbiler som er tesla og de penge der så

de penge man ikke bruger på en fuldstændig fritagelse

på nogle andre ting det kunne være på at sænke registreringsafgiften det kunne også være

sundhed det er svært at sige i en finanslov hvor tingene ligesom bliver vasket rundt men det er fuldstændig rigtigt at i forhold til at bruge de seks hundrede million kr som en fuldstændig fritagelse ville kræve har vi valgt at sige at det syntes vi

går der tre hundrede år før vi når vores måltal på det her område tre hundrede år der

er i den samlede bestand af elbiler i danmark

til den sidste opgørelse her i marts

faktisk ikke der er faktisk sket et fald

i salget vi har kunnet se i norge

det kommer

virkninger også i forhold til at

man nåede sit måltal på halvtredstusind og det var så populært at man sagde at

regeringens forringelser på klima

en grøn energi og

er grønne frontkæmpere og er kendt i hele

det er fordi man har besluttet sig

en målsætning om

vores vejtransport skal være grøn at vi skal have mindsket luftforureningen som der er hundredvis af danskere der dør af

nogle for hvem en elbil ikke vil være det oplagte valg

i hjørring må jeg sige

og har elbiler i nordjylland

er ikke så mørkt

den til

at udvikle hvis markedet ligger fuldstændig

da den i to finanslove i træk sænkede prisen på benzinbiler

små biler så

vi forstå

nogle år endnu indtil vi havde fået skabt et marked

kom til bordet med finansieringsforslag

et af de finansieringsforslag som vi

er det såkaldte knæk

af afgiften

skal du have en lille gevinst ud af det et lille

fast tal i stedet for at det var dynamisk og måske ændrede sig hvert andet år eller hvad man nu besluttede sig for

en lille smule dyrere for

hvorfor skal folk have penge i hånden for at have en bil

altså en gevinst på jeg mener det er titusind kroner for hver kilometer den kører længere

en skatterabat som vi ikke rigtig synes

mindste udskyde tredje og fjerde trin

fem tusind biler svarer til en uges salg af benzinbiler

fik vi jo netop de choktal at der var solgt tredstusind benzinbiler

hvoraf tre elbiler var til private

mens der var solgt tredstusind

dyrere altså det er bare

det lovforslag der er kommet fra skatteministeren og som jeg vil sige

kunne være et supplement men det kræver selvfølgelig at

finansieres vores finansieringsforslag er

at pengene passer men der er faktisk også noget rimelighed i det og så er det jo næsten et

skal stå for ligesom med så mange andre ting

og så er der en virksomhed der siger at det vil de gerne stå for og så prøver man

en af de problemstillinger vi står med er også den psykologiske barriere

kan få sit liv til at hænge sammen i hjørring hvis man har en elbil så kan

hente børn i daginstitutionerne eller komme til og fra

ladestandere uden for valby bakke

et københavnerfænomen men heldigvis

været nogle

private midler har sørget for at prøve at udbygge infrastrukturen og vi skal endnu videre end det men det her

inden de kaster sig ud i den investering det er at købe en elbil

når det kommer til firmabiler og også giver tilskud til ladestandere på arbejdspladser der vælger elbiler som firmabiler så ønsker vi jo også at man

indkøbsaftaler med det offentlige det gør man på mange andre områder økologi er noget der har været talt om i mange

i den tidligere regeringsperiode

som kommune ikke en indkøbsaftale

at det ville vi faktisk gerne gå videre med heldigvis er der jo progressive kommuner og

nogle af ordførerne har brugt meget tid på

det forslag der er kommet fra regeringen s

at vi kan få en mere langsigtet løsning så vi ikke får den her stop and go politik og det er

der skal facilitere at man kan låne lige bestemt én type teknologi

ikke en gasbil eller en anden form

teknologi som kan være god og fornuftig

da vel selv promovere sådan en ordning jeg synes det virker fuldstændig tåbeligt at det

på at understøtte privat

børnepasning jeg kunne fortsætte i al evighed

vil vi gerne støtte der er tit en eller anden uenighed

folk kan få familielivet til at hænge sammen

vi vil gerne sætte prisen ned til fem hundrede kroner du skal lade din egen benzinbil stå ellers er det jo bare en ekstra

kunne man forestille sig at staten lavede en låneordning

af mærket dell men ikke af andre mærker det ville man da ikke

lige ét bilmærke eller ét produkt som hedder en elbil de skal have støtte brintbilen skal ikke have

er hele landbruget vi har energiordninger specifikt

nogle mindre gode grunde

vi har energiafgifter der ellers ville gøre at fynske gartnerier ville have det meget meget svært eller at aalborg portland

forhandlingen er åbnet og først

indlede med at understrege at det ikke er

ikke og det bliver det heller ikke

et skattestop det anerkender vi jo at enhedslisten ikke har

har vi blandt andet fordi vi ikke ønsker at det skal være dyrere at være dansker hverken ved at skatter og afgifter stiger eller ved at man vælger nogle politiske løsninger der er dyrere end de

de såkaldte grønne interesser

er der risiko for at den grønne omstilling muligvis bliver grøn

på den samfundsøkonomisk rigtige måde og det er

et bredt flertal i folketinget har på den ene side været enige om at bruge rigtig mange penge på at tilskynde kraft varme sektoren til at omstille til biomasse ud fra nogle politiske argumenter når omstillingen så faktisk er sket og de økonomiske konsekvenser for statskassen bliver tydelige for den undrende offentlighed

om opstramning og det er jo en politisk zigzagkurs som ingen overhovedet ikke dem der investerer om det så er kommuner eller private eller staten for

kan være tjent med derfor er vi i regeringen også glade for at et bredt flertal af folketingets partier i energiaftalen i tolv aftalte en dybdegående analyse af hvordan afgifter og tilskud mest omkostningseffektivt

fra fossil energi til vedvarende energi og det er jo for

vi politisk vælger at give tilskud og understøtte

kommer i en situation hvor man bruger statskassens skatteborgernes fællesskabets penge på at understøtte noget som måske kunne klare sig

i hvert fald hurtigere kunne få mere grøn energi ved at markedet drev udviklingen i stedet for

nogle særlige skattebegunstigende regler

særligt tilskud driver markedet hen et

det man politisk ønsker den sidste delanalyse som netop ser på de overordnede strukturer i energisystemet

i den her sommer og de partier som er med i pso aftalen

tog ansvar for at afskaffe pso afgiften

godt kvittere for endnu en gang aftalte også at se på hvordan den samfundsøkonomisk uhensigtsmæssige omstilling til biomasse undgås og hvordan brugen af varmepumper fremmes det sidste står også i regeringsgrundlaget enhedslisten valgte at stå udenfor pso aftalen og var dermed ikke med til at aftale

så det er altså min klare forventning at vi med de allerede aftalte analyser får et solidt fagligt fundament for fremtidig tilpasning af

afgifter og tilskud på på energiområdet det er målet og det mål er regeringen helt enig i at vi skal have

rigt og velstående land

bedst hvis vi bruger afgifter og tilskud på energiområdet på en omkostningseffektiv måde baseret på solide faglige analyser som vi i folketinget

man kan politisk diskutere hvad

blive enige om at vi gør det på den samfundsøkonomisk

jeg håber derfor at alle partier i folketinget vil være med til fremtidige drøftelser på det her område

de nødvendige analyser er efter regeringens opfattelse allerede aftalt i de tidligere politiske aftaler på området og med den begrundelse afviser

set derfor vi egentlig synes der er belæg for at bestille en analyse mere som så kan være klar allerede i september to og sytten

energiaftale jeg kan godt se at der

udspil i foråret to tusind og sytten så jeg

vi savner den tilskuds og afgiftsanalyse så vi kan se at det vi har nu

det blev aftalt som led i pso aftalen at man skal lave noget mere

udvalgsspørgsmål til beslutningsforslaget så kan jeg jo på mit eget område eller med bidrag fra energi forsynings

har været og dem der vil komme på det her område vil vise

været sådan at den energipolitik vi har ført har gjort at vi er nået i mål på den mest omkostningseffektive

i forhold til at understøtte den grønne omstilling af en række årsager blandt andet fordi vi politisk

og pege på særlige teknologier vi har måske også haft en en planøkonomisk tilgang til en del af spørgsmålene der har gjort at det ikke har været den mest omkostningseffektive måde at nå i mål på men det vil analyserne vise og så har vi et godt og solidt

i øjeblikket er det en hindring for at vi kan få varmepumper og geotermi på naturlig vis ind i systemet

flere der har rådgivet om at afgifter på biomasse

skal se på er ministeren ikke enig

klimarådets anbefalinger

for elafgift til opladning af elbiler

tror at dem der stillede spørgsmål havde det udgangspunkt at man ikke skulle ændre reglerne der har klimarådet anbefalet at man skal ændre reglerne

så det er legitimt og det er noget politiske partier gør

jeg vil advare imod at følge anbefalingen på det her område i forhold til at regeringen har et skattestop men men at

manglende eksternaliteter eller det man også kunne kalde samfundsomkostninger altså at at økonomien i sig selv markedet i sig selv ikke kan indregne

når når markedet vælger teknologi eller vælger løsning og at man derfor fra politisk hold og det er

vi vælger at indføre nogle afgifter fordi de tilgodeser nogle forskellige hensyn det kan være miljøhensyn feks og man kan også rette op på markedsfejl og andet men så sker der ofte det at den teknologiske udvikling eller markedet overhaler den lovgivning vi har besluttet fordi vi ikke får den lavet

det ser vi jo på en række områder hvor vi har afgifter som ikke længere kan forsvares med den argumentation som

noget vi ikke kan få råd til det kunne være sundhed ældre og at lette skatten

det er der hvor man efter min opfattelse

hvordan man bruger skattesystemet på det område fordi udviklingen

overhale de gode regler vi vedtager

i virkeligheden tilskynder til en for stor omstilling til biomasse der er mange

har peget på at der er en skævhed det var en af

at vi med pso aftalen som skatteministeren også nævnte satte os for at kigge på hvordan vi undgår det som vi har kaldt en samfundsmæssig uhensigtsmæssig stor omstilling til biomasse jeg tror nok

en smule mere positivt indstillet over for biomasse end herre søren egge rasmussen og enhedslisten i hvert fald som en løsning på kort sigt for at presse kul ud af systemet der kan det faktisk være hensigtsmæssigt

vil være klogt at vi får lavet et system hvor hvor vi får omstillet til alt for meget biomasse i forhold til hvad der langt sigt er hensigtsmæssigt

bare indførte en afgift på biomasse

risikere at dong som har sagt at de

i sammenligning med en biomasse med afgift derfor mener jeg sådan set at det her system er

mere komplekst end som så og hvis man skal undgå en for stor omstilling til biomasse handler det nok i virkeligheden om at få sikret at varmepumperne er det attraktive alternativ i eksempelvis fjernvarmesektoren det tror jeg at vi skal adressere i forlængelse af pso aftalen men

selvfølgelig også når vi skal diskutere afgifterne der vil jeg gerne sige at vi er frustrerede i

over at regeringen stadig væk ikke er blevet færdig med afgifts og tilskudsanalysen vi er frustrerede over at det er svært at få den diskussion om hvordan vi indretter det hensigtsmæssigt når man så at sige ikke har alle byggeklodserne på bordet det er også svært at forstå at den analyse som vi nærmest nåede at blive færdige med mens vi sad i regering her noget senere må man sige stadig væk ikke er blevet færdig

kommer til sommer det har vi

om en anden analyse

egge rasmussen vil oplyse præcis

får taget de overvejelser med ind i det eksisterende udvalgsarbejde det tror jeg

set er bedre end at starte et nyt udvalgsarbejde

bange for at give regeringen en undskyldning for at det kan tage endnu længere tid det synes jeg ikke er er løsningen i den her situation

meget enige i intentionen

der grund til tænkt sig lidt om og prøve at finde

bedre løsninger jeg kan godt se at vi kunne

sådan at man kunne have afgifter på biomasse i fjernvarmesystemet og samtidig indføre et tilskudssystem sådan at man gav tilskud til store varmepumper og til geotermi

samlet set for fjernvarmeforbrugerne ikke blev dyrere at man lagde en afgift på biomassen

ikke sker noget fordi biomassen og de manglende afgifter forhindrer at der sker noget mere fornuftigt end at brænde træ

og en fejl hvis man alle steder omstillede til afbrænding af biomasse det er jo derfor at vores udgangspunkt

elvarmepumperne mere attraktive rent økonomisk

sænkning af afgiften i forhold til el til opvarmning altså om man kan indhegne det det har jo lidt at sige i forhold til hvor mange penge vi skal finde til finansieringen af det men den diskussion vil vi meget gerne have det er jo derfor vi går rundt og venter

at det er varmepumperne vi skal have ind i fjernvarmen frem for biomasse

som det desværre vil blive hvis vi ingenting gør

de fejlinvesteringer der sker ude i samfundet i øjeblikket hvor en masse værker omstiller

til biomasse og vælger det som en løsning for

til noget bedre og mere bæredygtigt

opgave og det skal gå hurtigt med at få lavet om på de her ting det er derfor vi igen og igen siger til regeringen lad os nu få afgifts

egge rasmussen også indikerer et login på nogle forkerte teknologier som så er der i

tyve år endnu i et større omfang end vi egentlig har brug for

b to og halvfems det er nemlig rigtigt at det er uhensigtsmæssigt at

som jo er pålagt afgifter så det er

afgiftsstruktur vi har i dag gør

færre penge til velfærd

ikke altid tilfældet så der er nogle problematikker forbundet med den

det at forslagsstillerne sparker en åben dør ind der er allerede taget to beslutninger om at iværksætte sådan en analyse som som forslagsstillerne beder om den første blev

mellem næsten alle partier i folketinget i energiaftalen fra to tusind og tolv

og jeg anerkender fuldt ud at den har været meget lang tid undervejs og det er jo også en del af det

forslagsstillerne argumenterer med

manglende analyse derfor ser vi ikke noget behov for at der skal udarbejdes endnu en analyse desuden blev det også

i den aftale der blev lavet om afskaffelsen

til hvordan man kan ændre på konkurrenceforholdet mellem mellem biomasse

brændsel eller alternativt at fremme brugen af

der allerede taget beslutninger om analyser på det her område og det skulle gerne være analyser som snart

derfor ser vi i dansk folkeparti ikke noget behov for at beslutte at endnu en analyse som som enhedslisten

om biomasse flytter nogle ting over tid det er jo korrekt at hvis man importerer biomasse fra amerikanske skove

man bruger træer der måske har været halvtreds eller tres år om at vokse op og vi så brænder

så tager det nok måske fyrre halvtreds eller tres år før den balance i

gå ind i et loop hvor vi kigger på om vi kan øge den danske produktion af biomasse om vi kan forøge skovarealet i danmark og dermed få noget

er så tilfreds med de analyser der er bestilt jeg mener

under radaren men det er muligt at der er dele af det som bliver belyst i den

indledningsvis vil jeg gøre opmærksom på at vi fra venstres side ikke kan støtte

analysen kan man godt bestille jævnfør eu retten men hvis man ønskede

at pålægge en decideret afgift alene på værkernes brug af biomasse

enhedslisten selvfølgelig ikke at lade sig bekymre

nødt til at tage højde for det dernæst

set enige i det som enhedslisten fremhæver som problemstillingen netop at der er et stort spænd imellem afgiften på biomasse og afgiften på

selvsagt fordi der ikke er afgift på biomasse men vi mener ikke at det er afgiften på biomasse

i en omsorg for at vi får brugt mere elektricitet

understøttet den grønne omstilling at mindske afgiften på elektricitet i stedet for at hæve afgiften på biomasse i tråd med det som ministeren nævnte

mener vi sådan ikke at der er nogen

fremme en positiv udvikling på det her område

præcis det tredje billigste land at bruge elektricitet i det understøtter en positiv udvikling hvis man ønsker en øget opvarmning

hvis man ønsker at elbilen skal tankes fremfor de almindelige brændstofdrevne køretøjer så derfor skal vi selvfølgelig fortsætte i den retning men spændet mellem biomasse og elektricitet er korrekt uhensigtsmæssigt og det skal vi fortsætte med at bekæmpe

den nuværende regering også gør

vi allerede har iværksat analyser

er selvfølgelig den afgift og tilskudsanalyse som

og den anden del er så pso aftalen hvor der som en del af pso aftalen allerede står at man skal iværksætte en analyse af uhensigtsmæssig brug af biomasse i danmark så ud fra disse overvejelser

vi kan heller ikke støtte forslaget vi ønsker ikke højere afgifter i danmark vi ønsker lavere afgifter vi

med enhedslisten i at der skal være en symmetri men den skal frembringes ved at man sænker

el og det er ikke min opfattelse at det er det som enhedslisten lægger op til med det her beslutningsforslag og

det er jo fordi det meste af den vedvarende energi

vi skal basere fremtiden på er elbaseret det er

det helt centralt at de investeringer der sker

skal gå i den rigtige retning investeringer i energisystemer er noget med

og får gødet jorden for at få lavet de rigtige investeringer i stedet for der er jeg glad for at rigtig mange ordførere allerede har nævnt at det der er vejen frem

varmepumperne

der står vi også i alternativet

mindre smart er at især

ret vigtigt at vi ikke får lavet for mange investeringer i retning af fast biomasse det

af flere årsager som vi også har hørt allerede

at sørge for at få en fokuseret analyse

en afgift på biomasse på fjernvarme kan

fordi der i forvejen ikke er afgifter

så det er meget vigtigt at få den her del med i den samlede analyse og få det som en del af det samlede overblik over vores energiteknologier energiteknologier som de står i dag så vi kan få

kan alternativet støtte

typer brændsler og forskellige typer energiproduktion og det kan der

være fornuft i hvis man gerne vil fremme en bestemt energiproduktion for

gøre noget ved klimaet men når man er

ikke rigtig er nogen logisk forklaring på

turde lave om

det ud fra en strategi der hedder at tingene skal blive grønnere og at det skal passe med hvad der er samfundsøkonomisk jeg

nogle eksempler nu producerer vi en masse strøm fra vedvarende energi men vores afgiftssystem modarbejder at den strøm bliver brugt til varmeproduktion og transport og det giver jo ikke nogen mening når vi nu har al den strøm

et system ved siden af hvor man laver varmeproduktion på en helt anden måde typisk ved at brænde et eller andet af og for samfundet og for hvor mange penge vi bruger på energi

vil det jo være logisk at tingene bliver tænkt sammen og ikke modarbejdet af hvordan vores afgifter er der er også en stor diskussion

en masse overskudsvarme som man sådan set kunne varme rigtig mange huse op med

set ikke nemmere men det er billigere for den enkelte forbruger

altså noget der egentlig gør det dyrere men som bliver

det er jo dumt og derfor synes vi at man egentlig

lave en stor reform af hele afgiftssystemet

som kommer til at betale mere i skat fordi de

et fjernvarmeværk og som bliver pålagt højere afgifter

borgerne i en tilsvarende by ikke så langt derfra

borgere der bliver urimelig forskelsbehandlet og skal betale mere i skat end andre uden

end hvordan afgiftssystemet er det er heller ikke rimeligt hvis man ser

synes vi i radikale venstre

biomasse til fjernvarme

er en god idé men vi har lidt svært ved at gennemskue

er anderledes end de to analyser som er sat i gang

den aftale der blev lavet sidste år mener

efterhånden ældre aftale fra to tusind og tolv er der sat to analyser i gang

de fleste ved godt hvad problemet er så vi har ikke taget endelig stilling til beslutningsforslaget

politisk vilje til at følge de råd der kommer når analyserne er færdige

mængden af analyser så vi hælder

enhedslisten kan overbevise os om at den her analyse vil komme med noget nyt

bære over med mig når jeg ikke

de ordførere der har været heroppe men en ting

været inde på og det er at det afgiftssystem vi har i dag

derfor har vi også fra sfs side igen og igen presset på for at den her afgiftsanalyse skulle blive

det har vi gjort sammen med enhedslisten og jeg

på plads nu vi hører jo også at den er færdig hvad sker

når der går så lang tid og man samtidig hører at

ligger der

være alle mulige grunde til jeg ved ikke om der er nogen gode grunde men problemet er at det fungerer som en stopklods

at forslag som enhedslistens i dag der slet ikke burde blive fremsat bliver fremsat i en slags desperation jeg håber egentlig at herre

er enig i at det bedste havde været

det her forslag fordi vi havde en afgiftsanalyse

specielt på skatte og afgiftsområdet

til at gå op det er nok også en af

ting som vi godt ved ikke er en god idé som kun bliver værre på sigt og som faktisk fremmer nogle investeringer i noget som vi ikke synes vi skal bruge penge på

derfor er det på høje tid at analysen ikke bliver lavet

bliver præsenteret så vi i fællesskab kan løfte den opgave det er at få lagt det her kæmpestore puslespil

biomasse og som enhedslisten også selv skriver i bemærkningerne til forslaget

af de ting der skulle have været lidt en løsning på det her område

og man har da sjældent set så rodet et forløb der egentlig startede ud med gode hensigter

spejdernes rafter juletræer hvad man må hente i skoven og jeg ved ikke hvad

os særlig glade for og jeg havde faktisk rigtig ondt af de embedsfolk ovre i skatteministeriet der skulle få

det bedstes fjende eller omvendt hvordan man

til det her forslag fra enhedslisten

skal sætte noget i gang

måske endda er fuldstændig færdigt eller i hvert fald

jeg vil heller ikke stå i dag og sige at vi ikke kan støtte

det her her område er så vigtigt det kan være at det er det der

jeg hørte fra socialdemokraternes ordfører

det er på høje tid at vi får den så jeg håber det er i orden med enhedslisten at vi lige

den rigtige vej at gå i forhold til det her konkrete beslutningsforslag men vi er fuldstændig enige i

omstilling nemlig at halvtreds procent af vores energiforbrug i skal dækkes af vedvarende energi

være helt uafhængige af fossile brændsler det er regeringens målsætning og dermed danmarks målsætning

det er en ambitiøs målsætning som vi godt kan være stolte af debatten i dag handler så om hvordan vi bedst og billigst opnår den målsætning

sikre at klimamålsætningen opfyldes på den mest omkostningseffektive måde

væsentlig dyrere at være dansker det er nemlig også en vigtig prioritet for det konservative folkeparti at den grønne omstilling ikke skal gøre det væsentlig dyrere at være dansker i forbindelse med afskaffelsen af psoen og den aftale der blev indgået der der blev man enige om at reducere den samfundsøkonomiske uhensigtsmæssige omstilling til biomasse

en del af aftalepartierne står vi selvfølgelig ved at det er noget vi skal

meget relevant debat enhedslisten rejser netop fordi en grundig analyse på området er vigtig og

man er ved at lægge sidste hånd på en sådan

klar her medio sytten altså lige om lidt derudover har man jo i aftalepartierne bag pso aftalen aftalt at der skal udarbejdes en mere specifik analyse om biomasse på den baggrund kan vi ikke støtte at der udarbejdes endnu en

september to tusind og sytten det er måske lidt udsprunget af at vi er utålmodige

brændsler som ikke har har nogen afgifter

er med i den analyse så synes det er lidt diffust

godt klar over at der kunne være nogle dele som bliver belyst i den analyse der er bestilt via pso aftalen jeg synes at der

fjernvarmeværker

har lavet aftaler om at importere træpiller fra usa det er så lavet i skove der måske har vokset i fyrre halvtreds tres år og som man fælder på kort tid

træpiller sejler dem til danmark og får dem brændt af

det vi oplever nu at de decentrale

omstiller til biomasse og det er de nødt til fordi lovgivningen siger at de skal gøre det samfundsmæssigt

vælge den billigste og det er biomasse så længe folketinget ikke har fundet på andre løsninger som kan fremme at det var varmepumper at det var geotermi eller at det var solfangersystemer i

fornuftig teknologisk kombination

rapport omstilling med omtanke status og udfordringer for dansk klimapolitik fra november to tusind og femten anbefalet regeringen og folketinget at lægge afgifter på biomasse fordi afgiftsfritagelsen medvirker til at fjernvarmeselskaberne vælger biomasse i stedet for eldrevne varmepumper også det miljøøkonomiske råd har i dets rapport økonomi og miljø offentliggjort den otteogtyvende februar to tusind og sytten anbefalet at biobrændsler pålægges en ny

det vil endda give en samfundsøkonomisk gevinst hvilket regeringen

nok ligger et eller andet sted i finansministeriet og

jeg tvivler på at det er i energiministeriet at den ligger og samler støv jeg synes at

de klimaudfordringer vi står midt i altså ikke bare acceptere at analyser som er blevet bestilt tilbage i to tusind og tolv

noget som man sylter fordi man ikke

man vil håndtere den faglige viden som der formentlig er

med den interesse der er i folketinget

finde ud af at håndtere

set også der hvor vi nok er parate til

som anbefaler at man skal gøre noget

så hørt to gange både fra energiministeren og skatteministeren at den her afgifts og tilskudsanalyse

er bestilt til at komme i foråret jeg håber at foråret meget hurtigt slutter

jeg vil sige tak til alternativet for den uforbeholdne

socialdemokratiet dansk folkeparti radikale

sf og konservative for en støtte

med den afbrænding af importeret biomasse der foregår i danmark

vej ud ad et spor hvor der sker fejlinvesteringer som kommer til at binde noget af vores

de næste ti femten tyve år

det her er så komplekst

til verden er at der på meget få år har været alt for mange

hvis man kigger på psykiatrien samlet set altså ikke kun på bostederne men

tror jeg ikke at jeg overdriver hvis jeg siger at vi tager

folk der er fysisk syge får en helt anden og meget bedre behandling end folk

hver sjette sygeplejerske i psykiatrien har afvist folk

jeg synes bare at man skal gøre sig det tankeeksperiment at man dukkede op på sygehuset med sin knægt der havde brækket benet

så bliver afvist af en sygeplejerske fordi der desværre ikke er plads til at tage sig

trods alt nok de færreste der ville finde sig i det

er det jo det man oplever hver evig eneste dag i det ganske land

blive afvist alene fordi der ikke er plads der er

da vi selv havde regeringsmagten lagde vi rigtig mange kræfter og i øvrigt også rigtig meget økonomi i det her område og man kan godt efterfølgende undre sig lidt over hvor de der to

tunge psykiske lidelser som skizofreni og lignende

der er en kæmpe eksplosion i dem der har angst og depression og andre

i den lettere del af skalaen i forhold til psykiske sygdomme det er efter min mening et af de største samfundsmæssige problemer som vi på ingen måde har fundet ud af at få en ordentlig debat om

som vi på ingen måde har fundet ud af at lægge samfundsmæssige strukturer ud omkring og hvor vi derfor har et velfærdsmæssigt sikkerhedsnet der er alt for stormasket så når vi behandler både det her lovforslag to hundrede og seks men også det næste to

forsøg på at komme nogle skridt videre i retning af at få skabt et sikkerhedsnet der faktisk kan gribe folk jeg tror ikke at vi på

selv hvis vi satte alle kræfter ind og samtlige en hundrede og ni og halvfjerds medlemmer af folketinget brugte al

ville det fortsat tage flere årtier

at man bliver nødt til at erkende både som politiker men også som samfund

nogen lette løsninger der findes ikke nogen løsninger hvor man kan garantere for for at

får den behandling de egentlig har fortjent der findes ikke nogen løsninger hvor vi kan garantere at personalet ikke kommer til skade der findes ikke nogen løsninger hvor vi kan garantere at der ikke sker et drab igen den type løsninger findes ikke når vi beskæftiger os med det her område vi kan simpelt hen ikke selv

gøre det på en måde så vi kan udstikke de garantier det er en enormt frustrerende situation at stå i som politiker fordi

man faktisk helst gerne vil løse ting særlig når det er sådan at vi har at gøre med nogle af landets mest sårbare mennesker på den ene side

at gøre med nogle medarbejdere der knokler en vis del ud af bukserne hver evig eneste dag for at sørge for at de sårbare medborgere får en bedre hverdag

det her konkrete forslag handler så om hvad man kan

vi greb rigtigt med strukturreformen i sin tid hvor vi fik afspecialiseret hele det område der handler om bosteder

det vil sige at en meget stor del af den specialviden man havde da bostederne lå under de gamle amter

på bosteder som har svært ved fagligt at håndtere alle de udfordringer der er til stede

vigtige skridt i den rigtige retning har en opgave i at gå ind

har været godt for der er helt sikkert også noget der har været godt

har været skidt og hvordan vi så kan rette op på det der ikke har været godt nok det her første af de to lovforslag vi behandler i dag handler om noget som har ramt min

det har været noget af det som har været rigtig vigtigt for socialdemokratiet at få igennem i forbindelse med forhandlingerne

sker der også indimellem ting fordi man er psykisk syg og det vil sige at der sker ting mellem beboerne

i en helt almindelig boligopgang et andet sted i danmark og det er jo ikke fordi der er nogen der har et ønske om at være onde ved hinanden

et spørgsmål om at sygdommen for nogles vedkommende giver sig udslag i at man har udadreagerende adfærd

derfor er seksuelle overgreb men også fysisk vold mellem beboerne meget almindelige på landets bosteder sammenlignet med alle andre beboelsesopgange i danmark ligesom

vi har set de her eksempler på at vold mod personalet

det der så er ideen med det her lovforslag er at sige at man

på landets bosteder som man har i det almennyttige boligbyggeri nemlig

i klammeri med hinanden og der er en part der har været voldelig over for en anden part eller udviser særlig chikanerende adfærd

skal det selvfølgelig være sådan at man kan beskytte offeret mod at skulle bo op og ned af sin voldsmand eller

tingene bliver så dilemmafyldte for den beboer vi flytter skal vi huske på er et utrolig sårbart menneske der ikke har haft intentioner om at skade nogle andre og det er jo det der gør det anderledes end hvis det bare var et almindeligt boligbyggeri hvor nogle opførte sig åndssvagt her har vi altså at gøre med en beboer der ikke nødvendigvis har haft nogen form for intention men som en del af sin sygdom

været grænseoverskridende og udadreagerende i sin adfærd jeg mener at man har fundet en rigtig fin balance i den måde man har gjort det på i det her lovforslag

som handler om at man kan stille krav fra kommunernes side om at man som borger skal opgive sin plads i et botilbud

jeg kan ikke komme i tanke om nogen eksempler på at borgere med en fysisk sygdom på den måde kan blive mødt af et krav om at man skal opgive sin bolig for at få indlæggelse så hvordan synes ordføreren det hænger sammen med ambitionen om at

det på og det er blandt andet på grund af kapacitetsproblemerne det kan

godt få plads der igen men vi har

socialrådgiverforening fået anbefalet at man lod være

holde deres plads altså deres hjem samtidig med at de har en langvarig indlæggelse

højst uhensigtsmæssigt synes jeg det er ideelt

og præcis af de årsager som ordføreren i

eller er det klogere at man kan visitere vedkommende tilbage til samme bosted

at modtage den hjælp de egentlig har behov for fordi

er for stor usikkerhed forbundet med at skulle opgive sin bolig så det her er en problemstilling vi har

har været drøftet rigtig grundigt i forbindelse med forhandlingerne

radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative

den fjortende oktober to tusind og seksten og det er så en delaftale under satspuljenaftalen med lovforslaget skabes der mulighed for at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan indstille til statsforvaltningen at træffe afgørelse om at en beboer skal flyttes til et bestemt botilbud hvis vedkommende er til væsentlig fare for eller udviser en særlig truende eller særlig chikanerende adfærd over for øvrige beboere og over for personalet formålet med lovforslaget er først og fremmest at forebygge vold og trusler og højne sikkerheden for beboere og medarbejdere botilbud med henblik på at sikre gode rammer og at der hurtigst muligt kan

og støtte efter andre bestemmelser i lovgivningen vi har desværre været vidne til overfald og drab på personale der arbejder med meget syge mennesker siden to tusind og tolv har flere medarbejdere

og forsorgshjem mistet livet mens de passede deres arbejde vold og trusler er et evigt tilbagevendende problem på landets bosteder for psykisk syge og andre udsatte borgere derfor er der nu lavet en politisk aftale som skal være med til at forebygge og afhjælpe dette med oprettelse af en hundrede og halvtreds nye pladser i dansk

mener vi også at det her handler om normeringer at der er nok personale til at skabe tryghed om de psykisk syge derudover mener vi også at det handler om at få visiteret beboerne

jeg har selv arbejdet i omsorgsfaget i mange år

det betyder alverden at der er personaler nok så man kan forebygge konflikter og uro og skabe tryghed og nærhed for dem der har det svært en travl og hektisk hverdag påvirker beboerne på et botilbud målgruppen for dette lovforslag som omhandler flytninger er beboere på et botilbud med en psykisk lidelse som er til fare

i dag kan en kommune som udgangspunkt ikke træffe afgørelse om at en beboer skal fraflytte

hundrede og otte botilbud uden samtykke selv om beboeren er til fare eller udviser en særlig truende eller chikanerende adfærd derfor vil man med det her lovforslag give

betingelser der afgrænser og indskrænker muligheden for en flytning således at der alene gives hjemmel til at indstille til flytning i helt særlige tilfælde og de tilfælde har jeg netop nævnt

at man er til fare for andre og udviser chikanerende adfærd det kan også virke uforsvarligt for de øvrige

eller personalets sikkerhed ikke at sørge for en flytning når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og det kan godtgøres at det nye botilbud er bedre egnet til at imødekomme den pågældendes støttebehov flytning uden samtykke er et væsentlig indgreb i selvbestemmelsesretten hvorfor det også er blevet foreslået at det indsættes i servicelovens

hensigten med den foreslåede bestemmelse er således at den kun skal anvendes i særlige og undtagelsesvise tilfælde hvor det ikke har været muligt at motivere den pågældende beboer til et samtykke til flytningen og hvor det med socialpædagogiske metoder og øvrige indsatser har været forsøgt at forebygge beboerens farlige truende eller chikanerende adfærd jeg skal være ærlig og indrømme at det her har været en meget vanskelig proces

nemt forhandlingsforløb også fordi der er flere elementer der skal tages højde for der skal tages højde for personalets og de andre beboeres sikkerhed det skal vægtes højt og samtidig skal man også tænke på at det er syge mennesker vi har med at gøre derfor ønskede vi i dansk

chikanerende hvor meget skal der til før man kan gå hen at gøre noget så drastisk som at tvangsflytte folk det her lovforslag må ikke blive en glidebane hvor man risikerer at tvangsflytte folk fordi en kommune ønsker at lukke et botilbud eller har fundet et billigere botilbud derfor er det også et område vi i dansk

vil holde nøje øje med og følge meget nøje

omkring det her så vi kan få et overblik over hvordan man vil anvende denne paragraf i praksis også gerne med stikprøvekontrol omkring dokumentationen af at kriterierne har været opfyldt

alle indsatser har været afprøvet inden man tyer til denne paragraf vi ser frem til udvalgsbehandlingen

borger der gerne vil ind på de særlige psykiatriske sengepladser vi skal behandle

skal opgive sin plads i et botilbud synes dansk folkepartis ordfører at det er rimeligt at stille sådan et krav til borgere

som har en psykisk sygdom og som altså bor og har hjemme på sådan

at der selvfølgelig er et tilbud efter endt behandling på det

de svar vi har fået fra ministeren omkring de ting er at der er et tilbud

imens eller kunne man forestille sig et krav til en udviklingshæmmet som bor på et bosted

hospitalet jeg synes det er helt absurd at man kan stille sådan

grundlæggende rimelige i at man stiller et krav til en borger om at hvis du skal indlægges på en hospitalsafdeling skal du i mellemtiden opgive din bolig

kan også være tilfælde hvor man måske ikke skal tilbage til det botilbud

så det er jo en rigtig svær afvejning i forhold til den del og jeg håber da også

klarlagt det mere i udvalgsarbejdet når vi stiller opfølgende spørgsmål til

det kan de også

de to foregående ordførere

der var forskellige tilgange i forhold til måske at beklage

lavet de her snitflader

at gøre det ordentligt i forhold til at opnå det vi gerne ville da det her er en udmøntning af en

der udelukkende har sit udgangspunkt i hvordan vi politisk forholder os til at der er sket fem drab de sidste fire år på bosteder hvordan forholder vi os i forhold til andre beboere dygtige medarbejdere

forholde os til det tager nogle værktøjer i brug som man skal være varsom

at tage i brug når vi taler om psykisk syge medborgere

der synes jeg vi har fordi vi har

os den tid landet det på en måde så vi opnår det vi gerne ville altså intentionerne forebyggelse af drab og på den anden side fastholder at tvang

i forhold til psykisk syge medborgere men kan være det i særlige tilfælde fordi alternativet måske når alt kommer til alt er endnu værre

bemærkninger om hvad der er sket under tidligere regeringer og

er sket under en tidligere regering end den nuværende

at vi nu i fællesskab bredt politisk forsøger

til det venstre kan og det kan de konservative også støtte

hvis det handler om at borgeren skal bo i et

her nye specielle psykiatriske afdelinger og det er jo en meget utryg situation som jeg i hvert fald personligt forestiller mig må gøre det meget vanskeligt

er en mulighed men det er en individuel individuel kommunal

jeg har givet et eksempel på hvor det kan være fornuftigt og der kan være andre eksempler på

det er jo ikke borgeren det handler om her det er jo ikke i den forstand

træffe beslutningen det er kommunen der kan stille det som et krav til borgeren

du opgive din bolig

et andet botilbud med den støtte der hører med så kan borgeren ikke hvis kommunen kræver det og det

en gruppe borgere hvor man individuelt kan vurdere hvad der skal til

det ene og det andet og den mulighed har kommunerne

kommer fra efter et ophold har behov for

uanset om vi taler om læger plejepersonale brugere eller pårørende

en nedprioritering af hele det psykiatriske område for lidt personale på bostederne for ringe uddannelse for få sengepladser og for lidt personale i hospitalspsykiatrien for dårlig forebyggelse og for lidt rehabiliterende arbejde derfor er volden i høj grad et politisk ansvar

sikre ordentlige rammer for psykiatrien derfor er det absolut vigtigste vi kan gøre at sikre en stabil og tilstrækkelig finansiering

det område som hele tiden ryger nederst i bunken når det handler om at prioritere inden for sundhedsvæsenet i forhold til det aktuelle lovforslag

er vi betænkelige ved lovforslagets første del om at man skal have mulighed for at tvangsflytte en borger fra et bosted til et andet

vidtgående indgreb i den enkeltes selvbestemmelsesret og formuleringen om at

chikanerende adfærd kan være en begrundelse åbner også op for en vidtrækkende brug af bestemmelsen omvendt

anerkender jeg også at der kan være tilfælde hvor det er nødvendigt at flytte en borger mod borgerens vilje af hensyn til andre beboere jeg synes der lægges for lidt vægt på hvor borgeren skal flyttes til det er helt afgørende for mig at se at der er udsigt til en bedre situation så borgeren ikke bliver jaget rundt

lovforslagets anden del om at kommunen kan stille en betingelse til borgeren om at man skal opgive sin plads på et botilbud for at få adgang til de her nye særlige psykiatriske sengepladser som vi skal diskutere lige om

del af lovforslaget kan vi ikke støtte jeg har aldrig hørt om situationer hvor

kan stille et krav til en borger om at

opgive sin bolig for at kunne blive indlagt på hospitalet

ungdomshjem det gælder ikke for udviklingshæmmede som bor på botilbud det gælder heller ikke for psykiatriske patienter som indlægges på en almindelig psykiatrisk afdeling

gøre sig selv hjemløs hvis man vil have adgang til de her nye rehabiliterende

i sammenhæng med målet om at det netop skal være

som en del af det arbejde handler det jo også om at man af og til kommer hjem

sin tilværelse til at fungere jeg forstår heller ikke hvordan man forestiller sig at det skulle motivere en borger til at takke ja til at blive indlagt på det her særlige tilbud hvis man på den her måde skal give afkald på sin bolig så siger nogle ordførere her at det jo kan være at man ikke skal tilbage

rigtigt men det ville jo være meget enkelt at løse nemlig med et krav om at man så i forbindelse med indlæggelsen bliver sikret en bolig et andet sted

og der må jeg bare sige at jeg synes det er helt urimeligt at de allersvageste borgere

selv skal være med til at finansiere de her nye særlige psykiatriske sengepladser en ting er at det gøres via satspuljen som jo

bekendt går fra deres egen indtægt noget andet er at

jeg folketinget til at lytte til den opfordring

det krav ud af lovgivningen

fald godt love at vi vil stille ændringsforslag om den del hvis

det eneste parti i folketinget der ikke påtager sig det politiske ansvar at gøre noget ved det kan man så konstatere

måde lidt hult så vil jeg spørge ordføreren om ordføreren anerkender at

den bolig man kom fra og ikke få naboboligen så ville det have kostet et beløb der svarer til at vi ikke kunne oprette

er et politisk valg bag det og at man skal have halvfems mandater for at gennemføre ting i folketinget

princip om at stemme for den mindste forbedring i dag er det sådan at den borger slet ikke kan få det her tilbud det eksisterer slet ikke nu laver vi så en ordning hvor man frivilligt der er ikke nogen der tvinger

bolig kan få det her tilbud det kan man ikke i dag det må da være en forbedring

det er ikke så kompliceret så den der fortælling om at det eneste sted i verden man kan finde penge til at prioritere psykiatrien

bostederne om lidt diskuterer vi de psykiatriske særlige nye sengepladser eller hvad de efterhånden er kommet til at

det kan vi godt støtte ingen problemer i det men den her bestemmelse om at man som kommune skal kunne stille krav om

kan jeg ikke acceptere altså synes

taler om at man skal ligestille borgere med fysiske og psykiske sygdomme men så stiller man et krav til den her gruppe af borgere med psykisk sygdom og i øvrigt også misbrugsproblemer

de her nye særlige psykiatriske sengepladser

i mellemtiden opgive jeres bolig

udskrevet men at man muligvis skal bo et andet sted end der hvor man har boet før forhåbentlig fordi man har fået det bedre

anerkender ordføreren at her er ikke tale om at nogen bliver hjemløse her er tale om at man muligvis muligvis med streg under bliver tilbudt en ny bolig et andet sted men ingen bliver hjemløse af

på en psykiatrisk afdeling når man ikke har noget hjem hvordan skal man koncentrere

sig om sin misbrugsbehandling

behandlingen af sin psykiske lidelse hvis man ikke ved hvor man skal bo i fremtiden

allermest stressende ting for mennesker ikke at vide hvor man skal

socialdemokraternes ordfører også anerkendte et spørgsmål om ressourcer for kommunen

spørgsmål om at bruge kapaciteten er et spørgsmål om økonomi

at det ikke vil være hensynet til borgeren som vejer tungest når kommunen skal beslutte sig for hvilke krav

til lige præcis de socialpsykiatriske bosteder og derfor

lagt for den enkelte borger men det er rigtigt at man giver hjemmel til

jeg kan ikke forsvare en sådan lovgivning og derfor vil vi

at tage den del ud af lovforslaget og ellers stemmer vi den her del af

livet utrygt for både ansatte og beboere vi har været vidne til både overfald og drab og det bliver vi simpelt hen nødt til at reagere på vi vil gerne hjælpe

som vurderes at kunne være til fare for andre formålet er

på en måde så alle er hundrede procent enige men jeg føler at vi har lyttet og imødekommet på bedste vis

håber virkelig at det her lovforslag vil give en tryggere og bedre hverdag for ansatte

komme fru stine brix lidt i forkøbet

vil jeg sige at

være op til et halvt år

kunne man godt kigge på hvis man gerne vil bruge pengene på at hjælpe flest mulige borgere bedst muligt

borgeren efter et ophold på den her specialpsykiatriske afdeling skal tilbage til det samme bosted

an på en konkret

der skal laves én samlet handlingsplan som netop har det formål at lave det optimale forløb efter ophold på den her særlige afdeling så man går ind konkret og individuelt vurderer

er bedst for den enkelte borger at komme hen bagefter hvor den enkelte borger

man sørger for at have et sammenhængende forløb

man hjælper borgerne hele vejen igennem forløbet

skal det kun være en mulighed som kommunerne har at de skal kunne stille et krav om at man skal opsige sin plads på et bosted hvis man vil indlægges på de her særlige psykiatriske afdelinger

ordføreren taler om kommer borgeren måske fra et privat hjem og det er jo en anden situation at man kommer fra et privat hjem end at man har to offentlige bosteder to offentlige pladser på samme tid når nu vi mangler pladser og vi gerne vil hjælpe så mange som

muligt så kan det være lidt svært hvis man i et halvt år

skal kunne opgive dit botilbud eller synes liberal alliance også

en god idé for som ordføreren siger at man så kan bruge ressourcerne bedre eller hvorfor skal det være sådan at man

som kommune skal kunne stille det her krav

psykiatriske afdelinger som vi opretter nu de er mere planlagt

et længere ophold hvorfor det giver mere mening

og otte tilbud og som udviser truende adfærd eller

eller på andre måder kraftigt chikanerer medarbejdere eller andre beboere skal kunne flyttes til et andet botilbud botilbud gennem indstilling fra kommunen

plads så er det en torn i roserne

særlige psykiatriske pladser

til et andet botilbud uden samtykke af hensyn til de øvrige beboeres og personalets sikkerhed og det giver mulighed for at kommunen kan beslutte at opsige boligen hvis en borger visiteres til de specialiserede psykiatriske afdelinger som det næste lovforslag l to hundrede og syv handler om det kræver en konkret vurdering af om det forventes at borgeren at borgeren skal tilbage til sin eksisterende bolig eller om boligen skal opsiges for ethvert ophold på de specialpsykiatriske pladser skal der laves en samlet plan som indeholder formålet med indsatsen hvad der er nødvendigt for

at opnå målet med indsatsen og den forventede varighed af indsatsen samarbejdet mellem regional og kommunal indsats skal beskrives herunder også hvad der skal ske efter endt ophold på den specialpsykiatriske afdeling denne plan skal bygge på en konkret

rehabiliteringsforløb for lige præcis den her borger herunder også boligsituationen

giver udtryk for en bekymring om at det

motivere borgere til indlæggelse hvis de samtidig skal acceptere at miste deres bolig den bekymring deler vi i sf og vi vil

nøje om det bliver konsekvensen og vi vil også samtidig understrege at det er visitationsudvalget og borgerens hjemkommune som har ansvaret for

udskrivning sikres nogle gode overgange og en sammenhængende handleplan så vi støtter lovforslaget og jeg skal huske

det er for et signal man

forsøg på at løse det man vel vil vil kalde for et wicked

der skal rigtig meget forskelligt til og derfor ved vi heller ikke endnu hvordan de ting kommer til at spille sammen men det jeg tror er vigtigt at få sagt i den her forbindelse

det her er nogle ret specielle pladser forstået på den måde at det jo er første gang

samle misbrugsbehandling psykiatrisk behandling og sociale handleplaner inspireret af afdeling m

et forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner det er derfor der er visitationsudvalg der består af dem begge så derfor er

speciel konstruktion men jeg kan love enhedslistens ordfører at jeg vil følge ret

nøje hvad det er der bliver resultatet af at vi har givet den her lovhjemmel for jeg ser også dilemmaer i

fysiske og psykiske sygdomme her synes jeg bare at der endnu en gang

du er ringere stillet

efter sfs ordførers opfattelse kan være skadeligt i forhold til

faktisk en lang række punkter hvor jeg ikke synes man skal sidestille dem for det er meget anderledes

psykiske problemer end det er at behandle somatiske og af og til synes jeg faktisk at man sidestiller lige lovlig meget fordi man har

biomedicinsk tilgang til psykiske problemer

vi har haft en ekstra høringsrunde og

på området så så vi kunne få de gode input det betyder at afsættet for de to lovforslag

er blevet bedre undervejs som jeg ser det

er det her lovforslag en udvidelse af flyttereglerne og et forslag der kan forbedre hverdagen for mange

når en borger med en sindslidelse på et botilbud har en udadreagerende og truende adfærd som står i vejen for at der kan leveres den nødvendige indsats til såvel borgeren som til de andre beboere det er ikke holdbart at en

chikanerende adfærd kan være til hinder for at de øvrige beboere får gavn af den hjælp og støtte de har brug for eller at den pågældende gør det utrygt og potentielt farligt for de ansatte at passe deres arbejde fordi vedkommende ikke er i stand til at erkende sit behov for hjælp noget af det vi har drøftet grundigt under forhandlingerne af aftalen er at målgruppen også omfatter borgere med en særligt chikanerende

vil gerne benytte den her lejlighed til igen at understrege at det ikke vil være muligt at flytte borgere uden samtykke fordi de har en generende

de passer ind sådan skal det bestemt ikke tolkes og det er

ret præcist formuleret hvordan det bliver hegnet ind der skal være tale om en særligt chikanerende adfærd som er systematisk ved

i særlige situationer eller over for bestemte personer

at flytte en beboer uden samtykke fordi vedkommende opfører sig højrøstet eller lignende

skal også kunne godtgøres at det ikke er muligt at afhjælpe problemet med en socialpædagogisk indsats

det her forslag giver vi altså kommunerne en ekstra handlemulighed når alle andre muligheder er udtømte så er der hele debatten om hvorvidt man pludselig bliver boligløs

pladser jeg synes egentlig at

har haft nogle ret så fremragende svar jeg

at det er noget som vi har drøftet rigtig meget med hinanden

til det her felt dertil vil jeg bare

sagtens kan være en del af en borgers plan at man

kommer ind på en af de her pladser eksempelvis i en kortere periode og

botilbud som tager højde for en forbedret livssituation det synes jeg

til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få nærmere belyst under

være tale om en beboer som ved en

enkelt episode eksempelvis er ekstremt truende eller eller går hen

og bliver voldelig over for en anden beboer eller over for

hvor der faktisk også er en tanke om at man flytter vedkommende til et tilbud som så

voldelig adfærd jamen så kan det jo også tyde på at det botilbud vedkommende er på sådan set ikke passer godt til vedkommende og at

er fulgt op på det her i forhold til registreringen og når vi følger den her lov

indsigt i om alle socialpædagogiske metoder også har været brugt i forhold til det skal man ikke

inden man tvangsflytter folk

tal så vi kan sikre at at intentionerne i loven

vil kommunen jo have en interesse i at formulere en

kan drage bedst mulig nytte af den behandling som

modtager på en af de her

om hvor mange pladser man kunne få af de her særlige psykiatriske sengepladser

kommunen skal kunne sige til borgeren

og hvor mange sengepladser man kunne få i psykiatrien

at høre ministeren

hvor mange kommuner skal bede hvor mange borgere om at de skal opgive deres plads i et botilbud for

og opnår progression og allerhelst det tror

i psykiatrien generelt som afspejler sig i at vi har

psykisk sårbare og psykisk syge borgere i danmark som

de her lovforslag er for så vidt et

i retning af at vi har et mere fintmasket

under den her gruppe borgere det der så afstedkom vi har haft forhandlingerne er at der har været

også rigtig meget vold på landets bosteder og det er selvfølgelig en situation

lette løsninger der findes ikke nogen løsninger hvor man bare kan sige at i morgen kan vi garantere at med de her ting vi vedtager kommer der ikke til at være vold længere og der kommer ikke til at være personale

så ville det selvfølgelig være den type løsning vi alle sammen pegede på så når man går til det her

har vi en medarbejdergruppe hvor alle jeg har ikke hørt nogen sige noget andet er enige om at det er fuldstændig uacceptabelt at gå på arbejde med risiko for liv og lemmer det mener

den mest sårbare gruppe jeg tror kun jeg kan komme i tanker om psykisk sårbare børn der er mere sårbare fordi de er børn ellers taler vi om at den mest sårbare gruppe vi overhovedet har i vores samfund

hver gang vi gør noget hvor vi beskytter medarbejderne så tager vi frihedsrettigheder fra de borgere som vi forsøger at beskytte

liv og lemmer for de medarbejdere er til stede på bostederne og det er

afspejler meget godt hvorfor det har taget næsten et år at lande en aftale om det her og også hvorfor vi er endt med at komme ud i en anden høringsrunde og i tredje ombæring havde alle organisationer

så svært at lande noget hvor man forsøger at bevæge sig i den rigtige retning

den der helt fine balanceakt mellem de to grupper

jeg vil i den anledning

synes at organisationerne har været besværlige man når virkelig at trække vejret dybt jeg

har været ved at eksplodere ad flere omgange i løbet af de her forhandlinger

talerstol det er simpelt hen noget af det mest kvalificerede arbejde jeg har set organisationer levere i forbindelse med mit efterhånden femten år lange folketingsliv de har bidraget så positivt så konstruktivt så fagligt sagligt og dygtigt at jeg sjældent har set noget lignende og det gælder hele vejen rundt uanset om

organisationer der repræsenterede medarbejderne

vi har kunnet arbejde på så er det frustrerende som politiker fordi

at binde de ender sammen og det er ikke så nemt når dilemmaerne er

har man kunnet blive lidt frustreret over men det at vi har fået de indspark mener

hen har gjort at vi har startet et sted lavet en politisk aftale har haft det ude i en høringsrunde og er blevet opmærksomme på at vi overhovedet ikke var i mål endnu at vi slet ikke var i mål

der var nogle fundamentale principper der blev trådt under fode

blev nødt til at tænke os om en gang mere det har vi så gjort vi har sloges med hinanden også internt partierne imellem under de forhandlinger jeg tror ovenikøbet de fleste af os også har skændtes med hinanden internt i partierne for at finde ud af hvordan man løste de her rigtig svære dilemmaer så det vi er kommet frem til her er

smukkeste demokratiske arbejde jeg har set i min tid herinde nemlig at man har lyttet

kommer det så til at virke ude i virkeligheden

lidt på samme måde som med metroen kan i huske hvor mange problemer der var med den i starten så kørte den ikke til tiden så lukkede linjerne ned og der var meget

indslag efter det andet om hvor stor en katastrofe det var man havde lavet metroen

en lille smule svært at undvære den nu og sådan tror

vi følger det selvfølgelig rigtig tæt og er indstillet på at vi undervejs kommer til at justere men jeg er overbevist om at vi er kommet et godt skridt videre i forhold til at beskytte på den ene side personalet

må tvinge folk i psykiatrisk behandling men lad nu det ligge det er godt vi er kommet hertil

fælles pressemeddelelse som vi fik fra ni organisationer for et par dage siden om det lovforslag der så

der rent faktisk kan være en hundrede og halvtreds

nye sengepladser hvis man sammenligner med pladsprisen på afdeling m på

mig at høre om om socialdemokratiets ordfører føler sig sådan forsikret

om færre penge og nogle gange har de jo ret

andre gange er det helt klokkeren interessevaretagelse og ikke noget der har et sagligt ophæng og det vil sige

om vi er landet det rigtige sted og det mener

det vil sige at hvis det viser sig

til det rehabiliterende sigte vi har med de her pladser og den tværfaglighed vi har et ønske om kommer til at eksistere her

har nikket til og sige jamen så må vi skrue ned for pladserne for at være sikre på at den rigtige kvalitet er til stede

kvaliteten i de her pladser der er det helt afgørende for

set enhedslistens ordfører rammer hovedet på sømmet vi aner ikke hvad det koster for vi har ikke prøvet det her før

vi sagt at det skal ligne afdeling m og derfor kommer høringssvaret selvfølgelig

så forskel på de to niveauer jamen der er forsøgt lavet en faglig vurdering og har vi ret i den det aner jeg ikke

så derfor bliver man nødt til at lave det bedste

leve op til formålet så må man jo lave det om igen det tror jeg

kvartalsvise opfølgninger på præcis det her spørgsmål

af den første aftale satspuljekredsen indgik at de her en

men det er ret vanskeligt at se ud af lovforslaget så er det fortsat sådan at de her

pladser bliver taget ud af den eksisterende

kapacitet eller er det nogle nye pladser der kommer og bliver tilført den kapacitet

hvis det var at ordføreren havde mulighed for det ville hun spørge hvordan garanterer vi så at pengene ikke forsvinder

med de to to milliard kr eller ligesom vi har set det ske på andre områder

ikke sige du men

jeg jo have fundet et eller andet forvaltningsredskab vi endnu ikke har opfundet på christiansborg så man kan sige at vi har gjort hvad vi kunne for at hegne det ind og gør det netop til nye penge og det synes jeg vi har gjort mere grundigt

vi er netop opmærksomme på at vi ikke altid kan følge

kan finde på at skære dem andre steder er vi lykkedes med det jeg tror vi er lykkedes bedre med det end vi er tidligere og man kan sige

er sket en fire og fyrre procentsstigning i antallet af brugere af psykiatrien og så er der noget andet der nok bare er forsvundet ud i besparelser andre

utrolig mange organisationer der har

input der er personale der er

der er rigtig mange

os i tale der har været demonstrationer vi har været ude hver især tror jeg og tale

hvis det kun var

måske set anderledes ud

er en nødlov det er en nødlov fordi vi har fået nedlagt for mange sengepladser de seneste år

specialiserede institutioner

er to institutioner der lukker fordi kommunerne ikke har gjort brug af dem

ved den her lov lige præcis det her to hundrede og syv

ligger nogle klare bindinger på at kommunen skal være med inde over

at almenpraktiserende læge skal være med inde over vi forpligter dem så kan man sige

været før ja

holder dem op på at de skal sikre de her

drejer sig ikke om at vi har nogle mennesker der er født onde og farlige det her drejer sig om nogle mennesker der har fået en psykisk lidelse og mange gange et misbrug ved siden af

har svært ved at håndtere det og derfor nogle gange bliver udadreagerende det

hjælpen jeg talte med en af

kollegerne til en af de dræbte der fortalte at de havde en

som var alkoholiseret alkoholiseret og som ønskede at komme på en afdeling

så har man drukket fem liter vodka igen det er jo en speciel type mennesker vi

den tidligere debat og det her handler ikke

og en udadreagerende adfærd

til gene for dem de bor sammen med og det personale der

med det her forslag får dannet

der sikrer en aktivitet på det sted de bor en misbrugsbehandling som sikrer at de kan komme ud af det

har mange af dem ikke i dag mange af dem skriger på hjælp og mange af dem bliver nødt til

går mange gange ud over nogle andre mennesker fordi der er så mange der ikke forstår dem

er det der har gjort at vi så også står her og skal sikre at

mange flere penge til psykiatrien det der er vigtigt nu er at vi skal sikre at der ikke bliver lukket nogen sengepladser fordi der nu bliver oprettet nogle andre at vi sikrer at kommunerne tager sig af de borgere som de er forpligtet til at hjælpe at man når man flytter

er til fare og ulempe for de andre

kommer og sælger narko på stedet til fare for alle de andre

en rodebunke sådan har

og jeg håber at vi med det her forslag og med den enighed der

imellem alle partier med

og sikrer at det bliver en succes

den første aftale man kom frem til hvor man jo lagde op til en fuldstændig principiel ny tilgang til hvornår der må bruges tvang nemlig også over for patienter som ikke er psykotiske i øjeblikket som ikke er sindssyge en

som et parti som arbejder indædt mod tvang og som er stærkt skeptisk over for at udvide brugen af tvang

at man i første omgang overhovedet kom frem til det lovforslag som blev sendt i høring og som man havde lavet aftale om og som så heldigvis blev trukket

være så på et tidspunkt lød det som om organisationerne var enige selv om jeg ikke var enig eller selv om df ikke var enig og derfor sagde vi

så må vi også

hov der er nogle ting vi er ikke enige i så det har været sådan lidt på skift

at andre ordførere vil give mig ret i at at

organisationer der advarer mod at det er i strid med menneskeretten og at det er i strid med handicapkonventionen og i strid med grundloven er der også flere der påpeger

at det undrer mig at man overhovedet kunne komme

altså det er mærkeligt at se på udefra at man at man kan

de sagde god for det så var det vi sagde

på indsatserne der er mennesker som går på arbejde hver dag med fare for at blive forulempet

som oplever utryghed ligesom der er mennesker derude som virkelig har brug for hjælp og det er både trist og tragisk at vi igen og igen har kunnet læse i dagspressen om vold

det er sager som for eksempel drabet på center lindegården i roskilde og forsorgshjemmet saxenhøj i sakskøbing der har gjort det soleklart for os alle at der er behov for handling

at vi har manglet skræddersyede tilbud

som lever med en alvorlig psykiatrisk diagnose et misbrug og et liv som på mange måder er uværdigt i et samfund som vores vi må og skal gøre det bedre

afgørende at der med det nye tilbud som forankres i regionerne bliver gode muligheder for at yde en intensiv og helhedsorienteret behandlings og rehabiliterende indsats for de patienter

satspuljen som dette lovforslag er en udmøntning af

en lang rejse at nå hertil vi har haft mange og lange konstruktive drøftelser i ordførerkredsen og jeg glæder mig over

og patientforeninger som møder målgruppen har spillet aktivt med i processen

i forhold til brugen af tvang på afdelingerne retten til et sted at bo og frivillig indlæggelse kontra tvangsindlæggelse

de særlige pladser på de psykiatriske afdelinger oprettes

og misbrug ud fra en helhedsorienteret tilgang

helhedsorienteret for problemstillingerne er ofte komplekse og med lovforslaget her stiller vi helt nye krav til samarbejdet mellem kommuner og regioner

skal man indstilles af et visitationsforum som lægger særlige kriterier til grund for indstillingen for eksempel skal patienten have

på den baggrund er det også væsentligt her at understrege at der sigtes mod en tværfaglig indsats

men også socialfagligt personale socialrådgivere og socialpædagoger

afdelingen og sikre at patienten får den skræddersyede hjælp

at gå på arbejde hver dag og det skal være trygt at bo på et bosted et eventuelt misbrug skal behandles og patienten skal lære mestringsteknikker så det bliver muligt for den enkelte med støtte at leve et mere almindeligt liv om man så må sige

også vigtigt at et ophold på de særlige afdelinger har en vis længde udgangspunktet er tre til seks måneder og er frivilligt selv om der på afdelingerne kan anvendes tvang med udgangspunkt i psykiatriloven

at der med lovforslaget her følger en pligt til at revurdere patienterne ved behov og som minimum hvert halve år det sikrer at man ikke bare gør som vi plejer men rent faktisk forholder sig til den enkelte og det ståsted som er det aktuelle ståsted for patienten som jeg nævnte tidligere skal det være trygt at gå på arbejde og bo på et bosted lovforslaget her kan derfor ikke stå alene der er også brug for at der kommer andre indsatser i spil og at der koordineres

og styrke sundheden blandt beboerne på bostederne

at nå frem til det lovforslag som ligger på bordet her i dag i satspuljeaftalen

efteråret sidste år indgik alle andre partier

fem specialiserede socialpsykiatriske afdelinger målrettet

de borgere som har svær psykisk sygdom og som også har et misbrug og er er voldsomt udadreagerende på samme tid det lovforslag var meget

som noget helt afgørende nyt åbnede det op for at man kunne tvangsindlægge borgere fordi de var farlige også selv om de altså ikke var psykotiske som ellers siden nitten tre og tredive har været et krav for at man kunne bruge tvang lovforslaget blev da også sablet ned fra stort set alle sider

samtidig også et skridt i den helt forkerte retning som vi har i bestræbelserne på

jeg kan kun undre mig over at man

det her arbejde skudt i gang

imidlertid et nyt forslag hvor det ikke er muligt at tvangsindlægge på de her nye særlige psykiatriske sengepladser og hvor der dermed heller ikke er

skred i hvornår man kan bruge tvang og det er godt at vi kom hertil som flere af mine kollegaer allerede har nævnt er forbilledet her

hvor de er rigtig dygtige til at varetage både psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling

er jo en afdeling der findes i dag og som er muligt at drive inden for den

tænke sig en ekstra gang om hvorfor det er

er at det nye er at man laver et visitationsforum hvor kommunerne sidder med men også at man prøver at samle planen omkring patienten og det er selvfølgelig nogle gode ting

i dag men det bliver så lidt mere forpligtende

er en rigtig god idé at udbrede det gode arbejde som foregår på sankthans afdeling m allerede der er ingen tvivl om at der er borgere med svær psykisk sygdom som også har misbrugsproblemer og komplekse sociale problemer som vil have god gavn af et behandlingstilbud som når hele vejen rundt om borgeren man kan jo tilføje at det helhedssyn nok ville være gavnligt i hele psykiatrien og ikke kun

ligger her som jo hænger tæt sammen med udmøntningen af de penge som er sat af

fremhæve det jeg nu kan nå her dels er der spørgsmålet om hvor mange pladser vi reelt

nogen garanti for at det bliver en hundrede og halvtreds

fra socialministeren hvor det jo betyder at der

kommunerne kan stille krav til borgerne om at man

i et botilbud

efter min mening kan det også spænde ben for at borgeren overhovedet vil tage imod det her tilbud

til sidst en lidt mere overordnet kommentar

ingen tvivl om at hovedproblemet i psykiatrien handler om at psykiatrien er så stærkt underprioriteret som

som jeg også sagde da vi behandlede

at der er for ringe kompetencer til stede og der er for lidt tid til uddannelse for lidt tid til forebyggelse for lidt tid til rehabilitering

havde vi flere ressourcer havde vi flere sengepladser tror jeg faktisk at vi ville kunne løse problemerne i langt højere grad det er bare en bemærkning i forhold til hvad vi skal arbejde videre med fremover i folketinget når det gælder psykiatrien

og det opnår vi efter min mening ikke når vi bliver ved med

det er også bare den allersidste kommentar som jeg så vil komme

pengene igen skal komme fra satspuljen

ved jo at satspuljen finansieres af de mennesker som

jeg kan jo høre på de spørgsmål som enhedslisten har stillet og også på ordførerens tale at man

har de retrospektive briller

bare gerne bede ordføreren bekræfte at der ikke er

er enige om hvad det helt præcis er vi snakker om men tak fordi ordføreren ville bekræfte at der ikke

at det er muligt at bruge tvang på i danmark jeg synes

kun glæde mig over at der så har været en masse vakse organisationer som har lavet et

kæmpemæssigt problem at man forandrer nogle fundamentale elementer efter at have haft det i høring

det synes jeg er en vigtig del af vores demokrati

altid gør det og

kompasset hvis man kan komme frem til at det en god idé at man på den måde kommer med et forslag som så fundamentalt bryder med

bare bede ordføreren bekræfte at man i andre lande

et andet psykosebegreb end i danmark inden for menneskerettighedskonventionen

tænke at man kunne bruge et andet begreb end det der har eksisteret

til at lyde som om det er helt vanvittigt og far out

set er forbilledlig og jeg og jeg synes at ordføreren lægger op til sådan en nulfejlskultur hvor folketinget alene vide og tænk hvis man skulle komme derhen

bare gøre det jeg har sagt flere gange at jeg synes det er godt at man har lyttet til de organisationer som

det som jeg påpeger er at jeg synes det er bekymrende at der sidder otte partier

ændre psykosebegrebet i den danske lovgivning at de nu grundlæggende vil ændre kriterierne for hvornår man kan bruge tvang

bare sådan lige

at man har andre definitioner i andre lande men vi har

jeg må sige at det undrer mig dybt at man bare lige sådan

oprettes der nu en hundrede og halvtreds nye rehabiliterende psykiatriske pladser og de retter sig mod en lille gruppe af særlig udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd samtidig med at de har været indlagt gentagne gange og har afbrudte behandlingsforløb og ofte har et misbrug

en dom til behandling det har virkelig ikke været nemt at finde ud af hvordan den endelige løsning skulle se ud

har hørt lidt diskussion om har vi været meget frem og tilbage

i tæt kontakt med de personer som beskæftiger sig med den her problemstilling til daglig og som derfor ved mest om det jeg har selv holdt møde med flere organisationer og jeg var sikker på at vores første udkast var i overensstemmelse med behov og ønsker men det var det godt nok ikke og så måtte der lige en tur mere til

og jeg synes at det understreger styrken ved demokratiet i danmark at man kan have så inddragende en proces

for at komme med så mange gode input og tak til ministeren for at lytte

vigtigt at finde frem til en løsning som sikrer ansatte og beboere

for mig og liberal alliance

halvtreds pladser ikke krævede en ny hovedlov med med nye magtbeføjelser men holdes inden for rammerne af den eksisterende psykiatrilov det skal bemærkes at ophold på disse pladser kun kan ske med patientens samtykke det

handlingsplan der kan sikre et forbedret forløb i planen skal der indgå konkrete mål for patientens ophold på afdelingen og sikres at opholdet rent faktisk kan gavne patienten og for at sikre kontinuitet og stabilitet

indgå overvejelser omkring patientens videre forløb efter ophold på afdelingen det er vigtigt at ingen patienter havner mellem to stole efter udslusning der skal ske en kvalificeret vurdering af hvilke tilbud der er bedst for borgeren i det videre forløb det er aftalt at der foretages

en evaluering af afdelingerne efter tre år fra oprettelsen samt en statusredegørelse efter en år der blandt andet skal belyse om visitationskriterierne matcher den beskrevne målgruppe derudover foretages der en tæt monitorering så det sikres at antallet af pladser på landsplan og regionalt stemmer overens med ønsket og den politiske aftale løbende udarbejdes der derfor en oversigt over antallet af oprettede pladser i hver region herunder personalets sammensætning normering og antallet af henviste patienter endvidere følges anvendelsen af den tvang der eventuelt måtte blive brugt på de særlige psykiatriske afdelinger via den almindelige tvangsmonitorering monitoreringen skal sikre at de

hundrede og halvtreds pladser lever op til formålet om bedre forhold for patienter beboere og personale på bosteder samt de retsmæssige forhold evalueringen skal også sikre at de en hundrede og halvtreds pladser rent faktisk er ekstra pladser og ikke er brugt som anledning til at nedlægge pladser andre steder i psykiatrien liberal alliance støtter derfor lovforslaget

den historik der har været med en række dødsfald blandt medarbejdere på vores bosteder

kommer vi her med vores bedste bud i form af oprettelse

vi er glade for at vi skal følge op på den her indsats på løbende basis og ikke bare med

så vi kan justere hvis den ikke får den tilsigtede tilsigtede effekt eller

når det er svært og det er jo lige præcis nogle af de mennesker som har det allersværest som socialdemokratiets ordfører også var inde på og som vi diskuterer

jeg vil gerne starte med at sige tusind tak som de andre ordførere også

de mange organisationer som har lavet en virkelig virkelig stor indsats

ministeren og resten af satspuljekredsen for at vi har rykket det i en rigtig retning egentlig var mit udgangspunkt og vores udgangspunkt i radikale venstre at der skulle være frihed til at

løse det her på forskellige måder

enten kunne lave det som en psykiatrisk afdeling inspireret af afdeling m

som et bosted som orion

jo endt på at det skulle være fem

steder og dermed også give mulighed

tvangsforanstaltninger som findes i den eksisterende psykiatrilovgivning jeg synes i virkeligheden at den debat der også har været her i dag viser spændvidden i de diskussioner vi har haft og jeg

den socialdemokratiske ordfører opstiller altså det her med at der skulle være en modsætning mellem den enkeltes frihed og medarbejdernes tryghed

man kunne pege på en konkret situation hvor man enten

frihed eller må bruge tvang men på den lidt længere bane handler det om at have de rigtige rammer og især at have dygtigt personale

man skaber en tryg og en god hverdag jeg har

sf for at trække i den her retning og det nævner jeg egentlig bare for at sige at den konstellation ser man ikke

i dansk politik så i virkeligheden

for at vi alle sammen i det her har bøjet os mod hinanden

forskellen på om man står udenfor og kritiserer eller om man bider sig fast i bordet og sørger for at det her bliver godt

er når man skal have så mange forskellige partier til

et meget meget vanskeligt problem som også er blevet omtalt som et problem

jeg vil egentlig sige at det her

og hvor der har været en åbenhed over for

alle de input input der er kommet udefra

når man sidder med i forhandlingerne ved man at det altså ikke kun er i høringsprocessen at der kommer

i forligskredsen at prøve at få de ender til at

med lovforslaget skaber vi nu mulighed for at oprette de her en hundrede og halvtreds særlige psykiatriske pladser håber vi

de pladser er jo inspireret af det som eksisterer på

hans afdeling m som flere også har sagt afdelinger hvor man kan skabe en længerevarende intensiv helhedsorienteret behandling af mennesker med svære psykiske lidelser alkohol og stofmisbrug

og eventuelt en behandlingsdom mennesker som ofte også har mange indlæggelser og brudte forløb bag sig formålet med opholdet er at man samme sted kan arbejde med den psykiske lidelse misbruget og de psykosociale problemer for for at man ved udskrivningen kan få bedre tag om hverdagen

at det også skal være et behandlingstilbud hvor der er nogle

ordfører sagde i sin ordførertale at

være noget vi kunne genfinde i andre afdelinger heldigvis er der afdeling m og så

et stykke metodeudviklingsarbejde vi laver ved at oprette de her pladser de her psykiatriske pladser

eventuelle tvangsforanstaltninger patientrettigheder og klagemuligheder følger psykiatriloven indlæggelse på afdelingen kan kun

særlige for de her pladser er at man skal henvises via et tværfagligt sammensat visitationsforum hvor det er læger der har ansvaret for den psykiatriske behandling og borgernes kommune der har visitationskompetencen intentionen med det er at visitationen skal ske ud fra en tværfaglig vurdering og at man styrker sammenhæng

og samarbejde mellem kommune psykiatri kriminalforsorg og så videre det tværprofessionelle og tværsektoriale samarbejde er ikke ukompliceret

har ramt rigtigt ved lige netop den her kompetencefordeling i visitationen er svært at vide vi må være klar til

til at løfte kvaliteten af vores botilbud men arbejdet bør altså fortsætte så vi får nogle bosteder som reelt er i stand til at støtte de borgere som har deres hverdag der vi ved at

er botilbud der kan rumme beboere med komplekse problemer men de er altså ofte også karakteriseret ved en god normering og de rette faglige kompetencer der er brug for et ambitiøst

arbejde med en ny psykiatrihandlingsplan der ikke kun tager afsæt i at løse et problem

voldelige episoder på bosteder men som ser på hele psykiatrien og et generelt løft af psykiatrien

bliver udadreagerende fordi rammerne ikke er i orden

langhåret diskussion om det

det er så god en illustration af at hvis man har de to forskellige grundsyn

hvad vi har at gøre med her så er

og det synes jeg faktisk illustrerer meget godt

vi deler os efter anskuelser og så er det nok en meget god idé at prøve at lytte så meget på hinanden at

har været de der meget forskelligartede alliancer på alt det her

det var egentlig mest bare en kommentar til ordførerens tale

og forbedre deres helbred og tage hånd om et eventuelt misbrug

evne til at mestre hverdagen samtidig skal antallet af voldsepisoder og konflikter nedbringes så der opnås bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere ved delaftalen om udmøntning af satspuljen for to tusind og sytten til og tyve blev det aftalt at der skulle oprettes en hundrede og halvtreds rehabiliteringspsykiatriske pladser

som skal være en del af den regionale psykiatri det vil sige at pladserne bliver en del af det psykiatriske behandlingssystem med aftalen prioriteres midler fra statens side til øget normering

halvfjerds million kroner årligt for to tusind og atten der afsættes to million kroner til kompetenceudvikling af medarbejdere og fyrre million kroner til fysiske tilpasninger her i to tusind og sytten kommunerne har har visitationsansvaret samt det primære finansieringsansvar

mens driftsansvaret varetages af regionerne der er tale om frivillige visitationer til pladserne altså frivilligt ophold for patienter som skal give informeret samtykke til opholdet efter de almindelige regler i sundhedsloven med forslaget bliver der lagt op til at man på de rehabiliterende psykiatriske afdelinger får mulighed for anvende de almindelige regler i psykiatriloven om tvangsforanstaltninger i den forbindelse er det vigtigt igen at understrege at et ophold på den pågældende afdeling alene kan ske med patientens samtykke pladserne her forventes at stå klar i starten af to tusind og atten

er også lagt op til at der afsættes en million kroner til evaluering af de her særlige pladser på psykiatrisk afdeling konservative vil følge etableringen af pladserne tæt

et langt forhandlingsforløb jeg er i den heldige situation at jeg som tidligere social og indenrigsminister var med da vi indgik den politiske aftale tilbage i efteråret hvor vi jo har førstebehandlet det andet lovforslag omkring socialpsykiatrien

jeg så så heldig at være fungerende sundhedsminister og derfor får jeg lov til at følge opgaven til dørs med førstebehandlingen her af etableringen af de specialiserede socialpsykiatriske pladser i behandlingspsykiatrien

vi var vidne til vi var vidne til at sammenhængen mellem det at være menneske i behandlingspsykiatrien og i socialpsykiatrien er svært

lave det her krydsfelt mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien og det er korrekt at der var et lovforslag i høring med nogle forslag til hvordan man prøvede at lave lige præcis det her krydsfelt et lovforslag som fik ret kradse høringssvar med på vejen og som gjorde at jeg valgte at sige at

var en dårlig idé faktisk var vi nok alle sammen en kende overrasket over den heftige kritik der var i høringssvarene så tager vi politisk ansvar

ordførere der har talt om at ja vi har brugt lang tid på det og ja vi har også været taknemmelige over

meget brugbare og konstruktive bidrag vi har fået fra organisationerne i det her arbejde tro mig det her

etableringen af de her pladser hvor vi altså opretter helt særlige pladser på psykiatriske afdelinger med et klart formål om at den behandling man som menneske modtager på den her type afdeling alt andet lige vil komme det enkelte menneske

det er ikke kun en psykisk sygdom

dobbeltdiagnoser triplediagnoser man kæmper med og samtidig et misbrug og hvad kommer først her er det ens psykiske lidelse eller er det misbruget der egentlig gør udslaget i forhold til

forfærdelige episoder for både medarbejdere for andre beboere for pårørende

reagere og agere

med den her politiske aftale og jeg synes det er godt at vi nu står her i dag jeg er fungerende sundhedsminister tre timer endnu

stå her til førstebehandlingen det skal jeg ikke lægge skjul på så tak til ordførerne for deres

i forhold til til det her med

tale om det gamle forslag som var i høring at ja det har jeg været inde på

ikke altid man er enig i dem men her var der nogle meget konkrete anvisninger til

egentlig var man så problemstillingen men også anvisninger til hvor man så så løsningerne og

fornuftigt at det er det vi har valgt at gøre det har været en krævende proces det har det for alle kan jeg bekræfte

de embedsmænd der sidder og arbejder med alt det papir vi sidder med nu det her med at lave paragraffer der også skal fungere i virkeligheden er ikke simpelt arbejde så også tak til

lidt af betydning af udvalgsbehandlingen vil jeg oplyse at man i ministeriet er ved at undersøge behovet for måske at skulle stille et ændringsforslag

så der sikres en klar hjemmel for regionernes opkrævning af betaling fra kommunerne det er ikke fordi der skal ændres noget i forhold til den aftalte takstfinansiering det er

som er beskrevet i lovforslagets bemærkninger men der kan altså muligvis være behov for at lave en klarere hjemmel for opkrævningen

advisere det i forhold til det videre udvalgsarbejde

til rådighed for det udvalgsarbejde som som nu kan sættes i gang og som sagt håber jeg på en god videre

problemer som de mener er med det der ligger tilbage og det første

det er realistisk at der bliver en hundrede og halvtreds sengepladser med den

godt tænke mig at høre ministeren

lægge det regnestykke der ligger bag frem til sundhedsudvalget og i det hele taget komme med de overvejelser der

kan være på at der rent faktisk kommer en hundrede og halvtreds af

hvad det her tilbud rummer og hvad taksten dermed bliver og det er alle de forudsætninger der ligger til grund i forhold til

både kommuner og regioner skal levere

få sagt om finansieringsrammen

det er knap firs million kroner

en hundrede og halvtreds sengepladser

altså hvordan er det finansieringen kommer fra henholdsvis stat kommuner og regioner og hvordan hænger

l to hundrede og seks om at kommunerne får en mulighed for at bede borgeren om at opsige sin plads i et botilbud imens man er indlagt på den her

satspuljens mekanik er i forhold til regulering af satser og dermed puljemidler

tilvejebringe yderligere information om hvordan takstfinansieringen

er sammensat og og hvordan

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er herre flemming møller mortensen fra socialdemokratiet

sidste år altså i to tusind og seksten et lovforslag hvor man skulle lave et opgør

kiropraktorernes forbeholdte område

og nakke det stemte

og det gjorde vi fordi sundhedsstyrelsen og

lægevidenskabelige selskaber frarådede det de sagde at det ville svække patientsikkerheden

socialdemokrater er der intet vigtigere i sundhedspolitikken end patienternes sikkerhed det der stod i det lovforslag der blev vedtaget var også at det var et krav at de registrerede alternative behandlere som nu skulle have lov til at manipulere ryg og nakke

mod erstatningskrav som følge af at noget måtte kunne gå galt i forbindelse med deres behandling nu viser det sig så at ingen forsikringsselskaber vil tilbyde

sådan en ansvarsforsikring

kan jo så tænke over hvad årsagen er til det

det vi socialdemokrater tænker om

det oprindelige lovforslag svækkede som jeg sagde patientsikkerheden

også vil svække retssikkerheden for de her

det mener vi simpelt hen er

da der sikkert ikke er andre ordførere der vil komme ind på høringssvarene her

vil jeg gøre det høringssvarene er generelt meget kritiske

det anser jeg som socialdemokrat for at være dybt problematisk for den demokratiske lovproces danske regioner skriver i deres høringssvar at de finder det stærkt uhensigtsmæssigt at ændre loven så patienterne får en ringere retsstilling end andre patienter danske handicaporganisationer var skeptiske over for det første lovforslag som de fandt var dårligt

lovforslag der nu er i høring lægger op til at patienternes retsstilling forværres yderligere i forvejen var det ikke godt

værre

danske handicaporganisationer ja de opfordrer ligefrem

overveje om man ikke skulle fjerne lovforslaget helt forsikring

er også kritiske de siger at det her kommer til at stille de her patienter ringere end andre patienter danske patienter siger at de

omfang er tilstrækkeligt og at det kan komme til at gå ud over patienterne lægeforeningen siger at det forringer vilkårene

til bekymring det var høringssvarene det her er ikke godt for patientsikkerheden

lovforslag ligesom vi heller ikke støttede forslaget i december måned fordi vi finder at sundhedsstyrelsens anbefalinger

burde være nok til at folketinget havde den holdning at det her lovforslag ikke

og finder en alternativ behandler vi sikrer

sikrer er at vi følger

for selvfølgelig skal man ikke henne i

hos mange folketingsmedlemmer

og viste hvordan man gjorde en

dårlig nakke god igen

var kommet til skade så

restriktive lovgivning på det her område

det der så indsneg sig i loven var at der stod at

de samme forsikringsbetingelser og det skal der naturligvis ikke være for det ene er hos en autoriseret sundhedsperson som man ved har taget en autoriseret uddannelse

er at en body sdser eller den her alternative behandler som vi omtaler det som har en ansvarsforsikring når

man har med mennesker at gøre

den her lov nu vil rette op på så lad os nu

knæk når vi ved at vores ryg er

har indgået en bred politisk aftale der tillader manipulation af rygsøjlen for registrerede alternative behandlere

selv om man gør sig den største umage med en aftale eller med et lovforslag

være udfordringer som kan være svære at forudse

udfordring er vi løbet ind i i forhold til den forsikring som de mennesker der vælger at få manipuleret rygsøjlen hos en registreret alternativ behandler kan stå over for for så vidt angår forsikringsdækning såfremt noget i forløbet går galt den forsikringsordning vi i udgangspunktet havde troet kunne lade sig gøre nemlig at den registrerede alternative behandler skulle tegne en forsikring der i princippet dækker efter de samme regler som patienterstatningen har vist sig nærmest umulig at få gennemført hos forsikringsselskaberne derfor ændrer vi nu forsikringskravene således at det fremover

med lovforslaget bliver det lovpligtigt for den registrerede alternative behandler der udfører manipulation af rygsøjlen at tegne og oplyse borgerne via skiltning om at den registrerede alternative behandler har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring så lempes der i øvrigt ikke på kravene i lovforslaget som vi vedtog i december sidste år det betyder bla

at den alternative registrerede behandler fortsat skal modtage relevant undervisning svarende til mindst to hundrede og halvtreds timer og det

giver det også god mening at en registreret alternativ behandler en gang om året skal underrette styrelsen for patientsikkerhed såfremt

som bliver behandlet af en registreret alternativ behandler og en autoriseret sundhedsperson

behandlere skilte med hvilke vilkår der gælder når borgere og patienter

at der ikke er en reel ligestilling flere af høringssvarene siger

på at være patient i det autoriserede sundhedsvæsen og på at frekventere en alternativ behandler det der er vigtigt for mig er at man som borger uanset om man vælger at gå ned ad den ene eller den anden sti med det problem man gerne vil have løst kan foretage et valg på et oplyst grundlag og når vi her

en autoriseret sundhedsperson og når man går til en alternativ behandler jeg kan simpelt

regeringspartiet venstre ikke lytter til

lyttende i venstre jeg synes

set også at det er en spændende pointe at man gerne vil have mundtlig information og det er jo en af de ting

tilbage i december en krølle eller måske et punktum kunne man sige på en meget langvarig sag det er efterhånden flere år siden

flertal i sundhedsudvalget lavede en fælles beretning hvor vi skrev at vi ønskede at ændre loven sådan at vi kunne lovliggøre

har eksisteret i hvert fald siden

en og halvfems nemlig at der også er andre end kiropraktorer som laver

fysioterapeuter som jo har det som en del af deres faglighed at lave manipulationsbehandlinger

men det gælder også en lang række alternative behandlere dansk folkepartis ordfører nævnte body sds men det gælder også alle mulige andre

retssag mod en navngiven behandler inden for body sds den retssag ville betyde at rigtig rigtig mange mennesker som i mange mange år har lavet manipulationsbehandlinger ville blive kriminaliseret

det var et flertal i sundhedsudvalgets ønske at det ikke skulle ske og det er jeg rigtig glad for lykkedes

kan fortsætte uændret sådan mere eller mindre nu er det så også beskrevet i

at det er sådan at er andre end kiropraktorer som udfører manipulationsbehandlinger af led det her konkrete lovforslag vedrører så spørgsmålet om forsikring og jeg synes sådan set at det giver rigtig god mening

heller ikke noget der ligner men den ansvarsforsikring som

når man går til alternativ behandling så vi støtter lovforslaget og håber at vi nu efterhånden er ved at være

første juli to tusind og sytten kan manuel manipulationsbehandling af rygsøjlen foretages af andre end autoriserede sundhedspersoner herunder registrerede alternative behandlere i andre lande som vi normalt sammenligner os med

behandlere har haft lovhjemmel til den her behandling man har ikke i disse lande konstateret problemer med patientsikkerheden i denne sammenhæng og der er ikke noget der taler for at det skulle blive et problem i danmark at vi har tilrettet loven til virkeligheden med lovændringen forudsatte vi at borgere

bliver behandlet hos en registreret alternativ behandler skal have samme erstatningsmæssige rettigheder som patienter der behandles hos en autoriseret sundhedsperson altså som under patienterstatningen

registrerede alternative behandlere skal tegne en obligatorisk ansvarsforsikring med behandlingsdækning hvis de vil udføre manipulationsbehandlinger af rygsøjlen det betyder at borgere behandlet hos registrerede alternative behandlere

dansk rets almindelige erstatningsregler

det er sværere for brugere at opnå erstatning efter de almindelige erstatningsregler end det er for patienter at opnå erstatning efter patienterstatningsordningen som netop er etableret for at give patienter mulighed for at søge erstatning efter lempelige erstatningsregler end andre borgere har som udgangspunkt betragtes borgere som er brugere af alternativ

ikke som patienter men som kunder

behandlere er ikke en del af det danske sundhedsvæsen derfor kan man ikke som herre flemming møller mortensen

at disse patienter bliver stillet dårligere end andre patienter

selvfølgelig vide og derfor foreslås det at lave en ordning hvor behandlere skal oplyse kunderne om

men af almindelige erstatningsregler så kan man som borger på et oplyst grundlag selv vælge om man vil bruge den ene eller den anden mulighed benytter man den autoriserede sundhedsperson vil man som patient både have mulighed for at få offentligt tilskud til behandlingen

adgang til patienterstatningen hvis noget skulle gå galt

kiropraktorerne har således stadig en fordelagtig status selv om ledmanipulation ikke længere er

kiropraktorerne ordningen skal følges op efter tre år derfor bliver det forsikringsselskab

behandler har tegnet sin forsikring forpligtet til en gang årligt at indrapportere eventuelt anmeldte skader forårsaget af raberne kalder vi dem nu den her gang som led i

udførelse af manipulation af rygsøjlen liberal alliance støtter forslaget som øger det frie valg uden at fratage borgerne deres mulighed for erstatning ved eventuel fejlbehandling

med lovforslaget ønsker regeringen at ændre kravene til registrerede alternative behandlere

hvorvidt en skadelidt er erstatningsberettiget følger de samme principper

registrerede alternative behandlere

udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen men det var en forudsætning

til lovforslaget at brugerne var lige så godt stillet som hvis de blev behandlet af en autoriseret sundhedsperson og det var også regeringens krav og forudsætning

i forhold til

at få stillet sådan en forsikring til rådighed for at imødekomme de alternative behandlere

sikre at brugerne er stillet godt fjerner

og derudover stilles der krav til at alternative behandlere skal have en ansvarsforsikring hvis de skal manipulere rygsøjlen med videre

en del af vores etablerede sundhedssystem men det er jo ikke i dag vi skal

lovforslaget i denne form

behandlere skal have en ansvarsforsikring men at man

bruger ikke er dækket af patienterstatningsordningen

at anerkende det store arbejde som fru stine brix har lagt i at vi nu er nået hertil

for at udbrede retten til manipulationsbehandling af rygsøjlen var jo netop at ministeren helt klart forventede at man kunne finde frem til

forsvarlig forsikringsordning svarende til den offentlige forsikring som kunne tilbydes patienter der valgte alternative behandlinger

lade sig gøre men eftersom

de patienter der fremadrettet vælger alternative behandlinger

og i den forbindelse synes vi

sundhedsministeren har peget på en række gode og nødvendige krav hvis alternative behandlere skal have ret til manipulationsbehandling af rygsøjlen

indberetning af skader fra de berørte forsikringsselskaber behandlere og relevante brancheforeninger

og sidst men ikke mindst at patienterne hos alternative behandlere altid oplyses om at de ikke er dækket af den offentlige patientforsikring når der skal foretages manipulationsbehandlinger det sidste krav vil vi dyrke lidt i den fortsatte udvalgsbehandling og i den forbindelse undersøge om man kan stille krav om skriftlig information

patienterne eventuelt information hvor patienterne skriver under på at de er blevet informeret af af behandleren før behandlingen

igangsat sf vil arbejde for i det mindste en

grad af grundig oplysning til borgerne som benytter alternativ behandling og kan med de bemærkninger

en ansvarsforsikring mod erstatningskrav som måtte følge af manipulationsbehandling af rygsøjlen borgeren skulle skulle ligestilles

der behandles af en autoriseret sundhedsperson der blev lagt de samme principper til grund som anvendes ved behandling af sager ved patienterstatningen efterfølgende er det blevet vurderet meget lidt sandsynligt at et forsikringsselskab vil tilbyde en ansvarsforsikring ansvarsforsikring under de vilkår som er beskrevet i lovens bemærkninger regeringen ønsker derfor at ændre vilkårene

det vil sige bevisvurdering i forbindelse med erstatning og vurderingen af de sager der skal behandles inden for rammerne af ansvarsforsikringen skal ske efter dansk rets almindelige erstatningsregler regeringen foreslår også at indføre en ordning hvor de registrerede alternative behandlere oplyser brugerne om at de ikke er dækket af patienterstatningsordningen men har tegnet en ansvarsforsikring med behandlingsdækning mod erstatningskrav som måtte følge

manipulationsbehandlingen konservative kan støtte

registrede alternative behandlere nu får mulighed for med minimum to hundrede og halvtreds timers uddannelse i manuel behandling

og aftalepartierne bag den her aftale og det er jo som nævnt her også alle partierne undtagen socialdemokratiet har fundet det rigtigt og nødvendigt

de tidligere nævnte registrede alternative behandlere at udføre den her form for manipulationsbehandling

var forbeholdt læger og kiropraktorer hvad de i øvrigt heller ikke er i andre lande og heller ikke var i danmark før nitten en og halvfems hvor kiropraktorerne blev

eventuelle skader som måtte følge af behandlingen er dækket af en ansvarsforsikring og så var det så således med loven fra december at

i lovbemærkningerne blev forudsat at

manipulation af rygsøjlen hos en registreret alternativ behandler skulle sidestilles med borgere som bliver behandlet hos en autoriseret sundhedsperson for eksempel en kiropraktor så der ved vurderingen af om borgeren er berettiget til erstatning altså ville skulle lægges de samme principper til grund som anvendes ved vurderingen af erstatningssager ved patienterstatningen og det er

var meget der tydede på at et forsikringsselskab ville være villig til at udbyde en forsikring til registrerede alternative behandlere på vilkår hvor man bruger principperne fra patienterstatningsordningen

partierne bag den politiske aftale har derfor

kravet som blev beskrevet i lovbemærkningerne til loven af december to tusind og seksten om at brugere af alternativ behandling skal sidestilles med patienter som kommer til skade

i det offentlige sundhedssystem og det skal bemærkes at at kravet til en ansvarsforsikring som dækker

men det fremgår til gengæld ikke af aftalen at brugere skal sidestilles med patienter i det offentlige system ligesom det krav heller ikke fremgår af selve lovteksten men altså udelukkende var noget der fremkom af

kald det et punktum eller en krølle men det er hvert fald derfor at folketinget i dag førstebehandler en

men det er jo ikke en ændring af den oprindelige politiske aftale

jo stadig væk med det her lovforslag efterleves så regeringen foreslår altså nu i enighed med partierne bag aftalen at vi ophæver kravet om at brugere af alternativ behandling skal sidestilles med patienter der kommer til skade i sundhedsvæsenet hvis de får en skade efter manipulationsbehandling af rygsøjlen i stedet

eventuelt opståede skader vurderes efter dansk rets almindelige erstatningsregler altså

det giver rigtig god mening og det har flere ordførere også været inde på fordi netop brugere af alternativ behandling ikke er patienter i det danske sundhedsvæsen de er selvbetalende klienter hos en privat behandler som de selv har valgt og hvor en eventuel behandlingsskade skal dækkes efter reglerne i det

og derfor også afgøres i et

det er selvfølgelig vigtigt at man som bruger er klar over den her forskel og det er også derfor at vi med det her lovforslag lægger op til at registrerede alternative behandlere skal skilte med at de ikke er omfattet af den offentlige patienterstatningsordning men i stedet for har tegnet en privat ansvarsforsikring som dækker eventuelle behandlingsskader

så kan klienten træffe et frivilligt valg på et klart oplyst grundlag og både behandlere og forsikringsselskaber får pligt til at indberette eventuelle anmeldte skader til sundhedsstyrelsen som så årligt vil opgøre

om de så er opstået hos en offentlig sundhedsperson eller hos en privat behandler så på regeringens vegne glæder jeg mig over at vi nu lader det til kommer i mål med den her meget brede politiske aftale som giver danskerne fri mulighed for på et oplyst grundlag lovligt at vælge den manuelle behandling af deres egen krop som de måtte ønske uanset om det er hos en kiropraktor en fysioterapeut eller en registreret alternativ behandler som har minimum to hundrede og halvtreds timers undervisning i manuel behandling og som samtidig lever op til de forsikringskrav som vi med lovforslaget i dag altså lægger op til at beslutte så med de bemærkninger vil jeg sige at jeg ser frem til en god udvalgsbehandling

vil være klar til at svare på de spørgsmål som udvalget måtte have

at man synes at det her svækker retssikkerheden for de borgere som går ud og vælger en registreret alternativ behandler til at knække og brække i

først gerne høre ministerens svar på

er det ikke noget der påvirker en minister at høringsfristen kun er på fire dage jeg kunne forestille mig at ministeren også som oppositionspolitiker

er noget af en tilsidesættelse af

danske regioner patientorganisationerne handicaporganisationerne og de andre jeg nævnte siger at det her

at leve op til det der er normal standard

lovkompleks og en helt ny problemstilling derfor kan det forsvares om

ja den er anderledes fordi man

omfattet af patienterstatningsordningen

er min vurdering at man som bruger af registreret alternativ behandling ikke er patient men er

og dermed dækket af almindelige ansvarsforsikringsregler hvorimod man hvis man går til sundhedsvæsenet

klar over for meget meget meget længe siden

her kunne være en reel udfordring så når ministeren og ordførerne får det til at lyde som om

til man drøftede det lovforslag som blev

her kunne ligge en ganske stor udfordring

patienterstatningsordningen

tidligere bekendt at forsikring pension havde givet udtryk for at det

kinesiske og indiske systemer som for eksempel akupunktur og

indgå i i ordninger hvor man

i tyskland i højere grad giver tilskud til de her alternative behandlinger

man giver tilskud til og det er det jeg lidt forstår spørgsmålet som altså

kan man sagtens begynde at have en politisk diskussion af om det så er et nyt

en personlig modstand mod alternativ behandling absolut ikke og jeg har også

medicinsk cannabis som jo alt andet lige også er et nyt land vi træder ind i i forhold til faktisk at tilvejebringe viden om en alternativ behandlingsform som vi måske måske ikke vil se har

og for eksempel har et af dem besluttet at refundere op til hundrede euro om året for blandt andet homøopatiske og antroposofiske lægemidler som kun kan købes på apoteket men uden recept hvordan

fint lad os bare gøre det min konstatering af den form for ønske er at det er noget der er dyrt det er noget der koster og dermed vil det være

en diskussion om hvordan vi prioriterer midlerne

parterne danske regioner og praktiserende

den aftale der ligger nu løber frem til udgangen af august måned i år det lovforslaget handler om

at vi skal sikre at der er en økonomisikkerhed for aktiviteterne i almen praksis

første september to tusind og sytten det der ligger i

tage stilling til at sikre en budgetsikkerhed for den tidsmæssige del

indholdsmæssige ændringer det er også sådan at den forlængelse der lægges op til her bortfalder når

ny aftale er faldet på plads eller hvis en af parterne det kan være

praktiserende læger opsiger den aftale der er socialdemokraterne støtter forslaget og det gør vi fordi vi synes

almenpraksis ikke kommer til at stå i en situation hvor der ikke er et loft over økonomirammen vi forvalter jo skattekronerne og det gør vi altid med

stor omhyggelighed og påpasselighed og det er altså den situation man kan risikere at komme til at stå i efter den første september i år som sagt støtter socialdemokratiet lovforslaget og jeg vil gerne benytte lejligheden her som det sidste til at sige tak til den vikarierende og fungerende sundhedsminister for at rigtig godt samarbejde de sidste

dansk folkeparti gør med vores gode vilje jeg synes det havde været mere på sin plads at man havde sikret den aftale

regioner og praktiserende læger var i gang med jeg synes det er sørgeligt at vi når dertil at vi skal stå her og lave en en lov for at sikre at vi har de penge

uden et økonomiloft i almenpraksis for det ville være det samme som at udstede en blankocheck når det så er sagt vil

os at man ikke fra ministeriets side har sat en forligsmand ind jeg har stillet et spørgsmål

det være sundhedsministeren der må sikre at vi har et sundhedsvæsen

jeg håber ikke vi kommer dertil at der er nogen der opsiger en overenskomst fordi man ikke kan blive enige eller ser sig

mere sure på hinanden for det her gælder jo både for almen praksis

de praktiserende læger kan få ro

lægerne som vi desværre mangler en del af

det er jo ikke mange penge i forhold til

taler om vi har tidligere set problemer på området og sidste gang udløste det en overenskomst som blev trukket hen over hovederne

på lægerne og det ønsker vi bestemt ikke jeg vil appellere til de to parter om at gå sammen vis nu

sikrer at vi får en aftale som begge parter kan leve med

at bare en af parterne tog fat og inviterede til et nyt forhandlingsmøde og eventuelt beder om at få en af statens forligsmænd med

vant til forhandlinger og kan eventuelt finde en løsning som begge

så igen er min appel her fra talerstolen

stop med skuespillet tænk på patienterne som holdes som gidsler

at parterne ikke kan finde sammen

så er mit spørgsmål hvori er det at det her lovforslag ikke respekterer eller påvirker forhandlingsklimaet jeg mener at det her blot er et politisk træk for at sikre at

ordføreren får det til at lyde som om vi er nogle der ikke ønsker at forhandlingen skal falde på plads og som om dansk folkeparti vil noget andet

det er da en uholdbar situation for lægerne ikke

og også for regionen for den sags skyld

at det her er nødvendigt men at man naturligvis har et ønske om at parterne finder en god aftale til glæde for patienterne og for vores samfund så der

for almen praksis lovforslaget her er en midlertidig teknisk forlængelse af det eksisterende økonomiprotokollat når lovforslaget behandles nu er det

økonomiprotokollatet som fastlægger den øvre ramme for udgifterne til almen praksis udløber til august og for at opnå en budgetsikkerhed

er det afgørende at vi her i folketinget viser rettidig omhu og får behandlet lovforslaget inden udløbet det er vigtigt for mig at understrege at det

udelukkende er en tidsmæssig forlængelse af det eksisterende økonomiprotokollat som vi behandler i dag og som ophører når de praktiserende læger har opnået enighed med regionerne om en ny overenskomst der er altså ikke indholdsmæssige ændringer de praktiserende læger er den forreste fremskudte del af vores sundhedsvæsen og mange har et tæt og godt forhold til deres læge

tryghed og sådan skal det være jeg håber at det hurtigst muligt lykkes parterne at opnå enighed om en ny overenskomst så vi i fremtiden vil opleve ro på området det tror jeg at mange patienter vil glæde sig over venstre kan støtte

har sagt den enogtredivete august

praksis jeg havde helst set at parterne selv havde indgået en aftale om en midlertidig forlængelse af økonomiprotokollatet men jeg kan forstå at det har man ikke kunnet nå til enighed om til trods for at man har forsøgt på det

gerne opfordre til at man forsøger igen

set godt nå hvis man er hurtig inden det her lovforslag

jeg kan forstå at årsagen til at det ikke kan lykkes er at de praktiserende læger mener at det

ikke ikke tager højde for befolkningstilvæksten og ændringen

i demografien fra regionernes side i sådan en midlertidig aftale og det synes de også er et problem med det lovforslag

hele hensigten her er jo at man forhåbentlig skal lave en aftale hurtigt og så er

der jo ikke sådan nogle væsentlige forandringer i befolkningstilvæksten eller i demografien

jeg også godt forstå at man fra de praktiserende lægers side er bekymret for at det her lovforslag

i mange år fremover og så er der ikke taget højde for det omvendt peger regionerne på at det ville være vanskeligt at færdiggøre nogle forhandlinger hvis man arbejder de ting ind som er

nogle forhandlinger man allerede har nu i de

jeg godt tænke mig at diskutere i sundhedsudvalget om en mulig løsning kunne være at man tilføjer en solnedgangsklausul til det her lovforslag så man

fald sender et kraftigt signal om at vi opfatter det som en midlertidig ting det kunne være

kunne forlænge det hvis parterne aldrig nogen sinde kan blive enige men så kunne man jo

befolkningstilvæksten den demografiske udvikling

der ikke er en udsultning af almen praksis

hvert fald et spørgsmål som jeg gerne vil forfølge i debatten

vil gerne sige at ideen om at lave et økonomiprotokollat og ideen om at

der er budgetsikkerhed støtter vi fra enhedslistens

at det fra vores side og det tror jeg heller ikke

til parterne vi synes det er uhyre vigtigt at understrege

de udfører et vigtigt og yderst kompetent arbejde i vores sundhedsvæsen vi kan slet ikke undvære dem i forhold til den store rolle de spiller for de kroniske patienter og det ansvar de løfter over for de patienter som har svært ved at finde rundt i sundhedsvæsenet

at de praktiserende læger og regionerne i flere måneder har forhandlet om en ny overenskomst for almen praksis

har desværre ikke kunnet blive enige selv om det lader til at de er kommet meget tæt

de nu er så tæt på hinanden håber jeg også at de vil forsøge igen og

enige om en god aftale familielægen er et godt system til glæde for borgere og samfund

læger udfører en stor og vigtig opgave lægerne sætter stor pris på at være selvstændigt erhvervsdrivende erhvervsdrivende og det skal vi ikke kun respektere men også værdsætte for mig og liberal alliance er det vigtigt at almenpraktiserende læger fortsætter med at fungere i privat regi og ikke pludselig ender som regionsansatte det er vigtigt at sikre at det er attraktivt for den enkelte læge eller for en privat virksomhed at investere i en lægeklinik så vi ikke ad bagvejen får gjort alle private klinikker til regionsklinikker

overgået til offentligt regi og monopollignende forhold men selv om lægerne i dag fungerer som private erhvervsdrivende betales en stor del af ydelserne af det offentlige derfor kan man ikke helt sammenligne denne forhandlingssituation med andre overenskomster på det private arbejdsmarked pengene som regionerne betaler lægerne med er penge indbetalt af borgerne i skat derfor har vi pligt til at have styr på udgifterne

styrer økonomien her er det såkaldte økonomiprotokollat der fungerer som økonomiloft

mens overenskomsten mellem regioner og læger løber videre medmindre en af parterne opsiger den med seks måneders varsel så selv om man ikke er enig om en ny overenskomst fortsætter den gamle altså indtil videre det er jo glædeligt og jeg håber inderligt at parterne bliver enige om at forny den men i mellemtiden er vi nødt til at have styr på udgiftsloftet og jeg kan derfor ikke se anden udvej end at forlænge protokollatet det er vigtigt at understrege at der ikke ændres på indholdet i aftalen men at vi blot forlænger den eksisterende

for at give parterne tid til i fred og ro at fortsætte forhandlingerne ydelser og honorarer fastsættes i selve overenskomsten og berøres derfor ikke af lovforslaget det er mit håb at

regionerne på denne måde får den fornødne tid til at blive enige om en god overenskomst uden indblanding

forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

se om jeg kan lade være med at sige økonomiprotokollat mere i ordførertalen vi er

af den opfattelse at det selvfølgelig er en meget uheldig situation

vi er havnet i her for forhandlingsparterne både for for de praktiserende læger for regionerne og også for de danske

derfor vil vi egentlig også rose regeringen

at det i lovforslaget også tilkendegives at det kun er en midlertidig løsning

er det vigtigt for os at det bliver understreget at det er en en midlertidig løsning

om lovforslaget og vi ser frem til den videre behandling

pengene ikke pludselig stopper

vi i radikale venstre gerne tage ansvar for men jeg vil også gerne bruge min taletid på at sige til parterne sæt jer nu sammen find en fælles løsning og jo meget gerne så hurtigt at det her lovforslag faktisk slet ikke kommer i spil

har med den fungerende sundhedsminister at gøre som

derfor gerne sige tusind tak for samarbejdet det har været en stor fornøjelse og det virker også som om den fungerende minister ikke er sluppet igennem det her uden at blive en lille smule bidt af området

der heldigvis er mere der samler end der skiller parterne det er altså godt de bedste aftaler er trods alt dem som parterne selv kan blive enige om derfor stemmer sf også for økonomiprotokollatet for almen praksis jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til den fungerende sundhedsminister for et blændende godt samarbejde tusind

bygger på tillid og tryghed mellem patient og læge rigtig mange danskere lægger stor vægt på og er meget glade for at de har deres egen læge der både kender dem selv og deres børn og familie rigtig godt en af forudsætningerne for det er et langvarigt patient læge forhold som skaber et detaljeret kendskab til familien som medvirker til sammenhæng tryghed og en helhedsorienteret behandlingsindsats det er vigtigt at vi fra folketingets side sender et signal om at vi bakker op om

at flere vil uddanne sig til alment praktiserende læger sådan som vi også gjorde i forbindelse med den brede politisk aftale vi lavede om lægedækningen det er vigtigt at vi fremover har

læger som vi har brug for i takt med at vi bliver flere ældre og lever længere

formålet med lovforslaget her at forlænge det såkaldte økonomiprotokollat for almen praksis indtil en aftale om fornyelse af overenskomsten om almen praksis er trådt i kraft herved sikres at der stadig findes en økonomisk ramme for sektoren efter udløbet af det gældende økonomiprotokollat og at regionernes lønnings og takstnævn og praktiserende lægers organisation får tid til at forhandle en aftale på plads

det er vigtigt for mig at understrege at dette ikke er et lovindgreb i forhandlingerne vi blander os ikke i overenskomsten det lovforslag vi vedtager har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for de privatpraktiserende læger staten kommunerne eller regionerne der er alene tale om en videreførelse af de gældende økonomiske rammevilkår i

økonomiprotokollatet af to tusind og fjorten

økonomiprotokollatet bortfalder når en aftale om fornyelse af overenskomsten er trådt i kraft eller når overenskomsten eventuelt er ophørt efter opsigelse fra en af overenskomstens parter hvilket kan ske med et varsel på seks måneder fra konservativ side håber vi på at der snart kan landes en aftale og det lyder til at det er ganske lidt der skiller parterne ad vi kan støtte en forlængelse af økonomiprotokollatet

hvis de indgår en aftale så den kan nå at træde i kraft inden

bliver der ikke brug for forlængelsen her og så bortfalder den lov

til slut vil jeg også sige tak til den fungerende sundhedsminister

rigtig godt samarbejde jeg er jo så heldig

jeg også møder dig i din funktion som

med de strandede forhandlinger

er det helt korrekt at vi faktisk står i en situation hvor den gældende overenskomst for almen praksis løber videre indtil den eventuelt opsiges af en af parterne

altså det såkaldte økonomiprotokollat

jeg trak på smilebåndet da alternativets ordfører tydeligt sagde at nu ville han ikke sige økonomiprotokollat længere det er ikke noget særlig venligt ord meget teknisk men det hedder

for regeringen at vi får skabt sikkerhed

derfor er jeg meget taknemlig over at samtlige partier her giver udtryk for at man er med til at løfte

det gør vi så med førstebehandlingen af det fremsatte lovforslag som forlænger den nuværende økonomiske ramme for almen praksis og derved sikrer en stabil økonomisk situation frem til en ny overenskomstaftale

regionerne og praktiserende lægers organisation tid til at afslutte forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis så tak for de gode bemærkninger tak for

ind under huden på en rigtig god arbejdslyst videre

naturligvis vil sundhedsministeren være til rådighed under lovbehandlingen og vil selvfølgelig

både er er penge og paragraffer og på ligestillingsområdet er der masser af værdier og masser af vigtige diskussioner og dem glæder

fortsætte med samtlige af folketingets partier for der er rigtig meget arbejde at lave her både nationalt